medlemmer af folketinget carolina magdalene maier og pernille schnoor har meddelt mig at de ønsker at tage forespørgsel om styring af folkeskolen til undervisningsministeren tilbage forespørgslen er hermed bortfaldet de punkter som er opført

som nummer tre og ni på dagsordenen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag

halvfjerds af claus kvist hansen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

udlændinge og integrationsministeren har oplyst at hun ønsker at tage ændringsforslag nummer ti og seksten til atten i betænkningen tilbage er der nogen der ønsker at optage disse ændringsforslag

førstebehandlede vi her i folketinget det her forslag vi behandler nu l en hundrede og fyrre

at regeringen allerede efter førstebehandlingen så sig nødsaget til den første februar

til sit eget forslag

mindre end en uge efter at man havde gjort det den syvende februar

ønsker at trække det af mig den første februar to tusind og nitten fremsendte ændringsforslag det må vist være noget nær verdensrekord i rygsvømning

at folketingets lovsekretariat måtte gøre indsigelser

i forsøg fra ministeren et forsøg hvor ministeren med ikke mindre end fire og fyrre ændringsforslag fire

forsøgte at rette op på sit eget uduelige udspil jeg tror hvis vi nu skal være helt ærlige i denne snævre kreds at de færreste medlemmer har haft mulighed for at sætte sig grundigt ind i disse fire og fyrre ændringsforslag som primært er af

for vi skal jo stemme om et øjeblik eller kan vi minister forvente yderligere fire og fyrre ændringsforslag uden for betænkningen

et indtryk af hvad det er der foregår

gang i folketingets historie at en regering fremlægger et sjusket og ugennemarbejdet lovforslag for det her ting

for at denne lovgivning hastede så meget at man ikke kunne afvente høringssvarene

og ikke give mulighed for at have ordentlig tid til at arbejdet med lovforslaget og

genialt svar

ugennemarbejdet til folketinget som man så må forsøge at reparere med et hav af ændringsforslag

det er fordi man godt vil have forslaget hurtigt igennem altså det må jo simpelt hen være en gave

handle på præcis samme måde

fremtidige fru inger støjberg står nede på oppositionsbænkenes

kan den fremtidige regering bare sige

og dermed sat i kraft hurtigst

bedre flertal end det vi har i det her folketing et flertal som ikke vil lade sig nøje med rollen som parlamentarisk gulvklud

fremtidige fru inger støjberg at enhedslisten

nogen sinde uanset hvem der er i regering vil godkende en sådan fremgangsmåde

ikke bedre af regeringens fire og fyrre ændringsforslag

sendes et signal ud i den store verden

et medansvar for at løse den største flygtningekrise

faktisk er lykkedes langt hen ad vejen

centrale artikler og central omtale i medierne

at den danske ambassadør i forskellige parlamenter har været indkaldt til samtale

regeringen at få sit budskab ud

jeg vil nævne fire ting her er det såkaldte paradigmeskifte

til hjemsendelse i stedet for forberedelse til integration som fuldstændig ser bort

undskyld mig de mennesker skal selvfølgelig forberedes

skal forberedes på integration

det at integrere folk viser alle erfaringer er den bedste måde at få folk til at vende

og frihed i deres land det er den bedste forudsætning for at de føler de det overskud der skal til

vi har jo tidligere haft den lave integrationsydelse og nu skal vi så have en endnu lavere udsendelsesydelse det vil naturligvis føre til dårlig integration og det vil formentlig også føre til noget kriminalitet fordi folk ikke kan være aktive i foreningslivet og så videre

angreb på den organiserede fagbevægelse

på dem og derfor er det selvfølgelig et forslag vi under ingen omstændigheder kan støtte

man afskaffer kommunernes forpligtelse til at sikre flygtninge en permanent bolig

er i øvrigt delvis afskaffet de har mulighed for at undslå sig

som vil modvirke integrationen at folk ikke får en bolig hvor

som en sidste ting vil jeg nævne spørgsmålet om den mindre demokratiske inddragelse

regionale valg fra tre til fire år

og især integreret

demokrati vi ønsker at vedblive med at være

det vil til gengæld de ændringsforslag som vi har stillet især sammen med sf de radikale og alternativet

for det eneste vi hører fra enhedslistens side er jo at man beklager sig over de initiativer

som andre partier tager herinde i folketinget

der kommer ikke nogen forslag fra enhedslisten til eksempelvis at begrænse tilstrømningen til danmark eller til at sørge for at vi får en mere aktiv hjemsendelsespolitik den politik som enhedslisten fører medfører jo hvis man folder den helt ud at der vil komme flere til danmark

så når man nægter at samarbejde med de andre partier om at løse de

et parti der var afhængige af herre martin henriksens parti det har vi så haft siden to tusind og et og derfor

blev integreret og dermed også fik overskuddet til at tage hjem da tingene ændrede sig

blevet en del af det danske samfund og bidrager til det danske samfund så

integrationen upåklageligt

også faktuelt forkert det passer jo ganske enkelt ikke

man skyder en person noget i skoen vedkommende ikke har sagt og så argumenterer man mod det jeg sagde jo ikke at der ikke var problemer i integrationen

det jeg tog var et konkret eksempel med de bosniske flygtninge hvor vi viste at vi havde mulighed for at klare det problem tyvetusind inden for en meget kort periode blev klaret we did it

forholde mig til det ville herre martin henriksen ikke og det forstår jeg godt hvorfor

her lov er udtryk for med de mange mange ændringsforslag

er lavet til valgkamp den er ikke lavet til

det er disrespekt

tager det alvorligt det synes jeg næsten er det ærgerligste ved processen omkring det her altså at det bidrager til den omfattende politikerlede

handler lovforslaget

at signalere for det er jo lavet til valgkamp at

det som så heldigvis også er

her i de seneste dage er at det også

for fagbevægelsen alle siger de nej tak

lov for den giver ikke noget skifte

nye problemer og den løser ikke nogen problemer

i blandt andet hotel og restaurationsbranchen

er unyttigt og det er jo ellers gerne det vi skulle være til for

vil vi også fra radikale venstres side anbefale til

at stille krav om at de på et tidspunkt vender tilbage til deres hjemlande når der er mulighed for det

kunne kontrollere fordelingen til de europæiske lande det undrer mig

til en stærkere indsats der så ville vi nemlig kunne styre fordelingen så danmark ikke skulle tage lige så mange flygtninge

en eu fordelingsnøgle eller at vi skal tage imod dem når de kommer til den danske grænse

imod flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

også fordi virksomheder så kan få dem ud i beskæftigelse

vi så skal blive ved skal vi ikke stille krav om at de vender tilbage til deres hjemlande når der er mulighed for det

have kontrol over det for eksempel at tage imod fem hundrede kvoteflygtninge om året gennem fns kvoteflygtningesystem

være en rigtig god ting hvis vi kunne det det bedste ville være at vi fik fuld kontrol over

efterlade flygtninge og sige at så er der nogle andre der må tage imod dem vi skal også kunne tage imod nogle og absolut ikke alle det skal vi kunne og når de

skal vi sikre at de bidrager ved stille krav om uddannelse og arbejde og ikke ved at fortælle dem om hjemsendelse

i dansk folkeparti kan stille nogen som helst

afstemningen er

fem og halvtreds hverken for eller imod

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer tre og fire stillet og tiltrådt af det samme mindretal som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer seks elleve tolv og femten stillet og tiltrådt af det samme mindretal som forkastet de er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

er forkastet hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer nitten til to og tyve uden for betænkningen af udlændinge og integrationsministeren som vedtaget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer syv af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer ni af et mindretal

er forkastet hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer tre og tyve til to og tredive uden for betænkningen af udlændinge og integrationsministeren som vedtaget de er vedtaget

er forkastet hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer tre og tredive til fem og tredive uden for betænkningen af udlændinge og integrationsministeren som vedtaget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fjorten af et mindretal

er forkastet hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer seks og tredive til fire og fyrre uden for betænkningen af udlændinge og integrationsministeren som vedtaget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

rigtig meget frem til behandlingen af det her forslag

københavns grønne omstilling det handler om

vores kollektive trafik og det handler om at sikre adgang til at få bygget nye billige boliger det er en kendt sag at hele visionen om

bygger på at man i og for sig er selvfinansierende visionen har været den at man har anlagt metroen

man har kunnet selvfinansiere den her grønne omstilling af transporten så vi kan undgå trængsel på vejene og vi kan undgå

amager fælled som et af de arealer der skulle bruges

fremtidens metro det der så er sket er at en række engagerede og ihærdige borgere

for meget bevaringsværdig natur i det område dyrearter planter

og som det heldigvis er i

diskuterer med hinanden og vi lytter til hinanden det har man også gjort i det her tilfælde

i forbindelse med at københavns kommune lavede deres seneste budgetforslag har man så sagt okay når der er så stor

finde nogle erstatningsarealer det er også den pointe der har været fremme når vi tidligere har diskuteret det her i folketingssalen

det har man så valgt at lave en aftale om i københavns

flere forskellige partier der er enige om at det faktisk er klogere at gøre det på den her måde der har vi så

med på at finde nogle erstatningsarealer så vi ikke skal bruge netop det areal som mange er optaget af

et sted på amager kommer man til at række ind over en campingplads og så siger man okay det skal fortsat være sådan at

den anden ende af kommunen og udvider nogle af deres muligheder det er

inddragende dialogorienteret og meget miljøbevidst måde at håndtere det her på så vi kan sikre

sygeplejersken social og sundhedsassistenten

gerne vil bo i københavns kommune vi synes det er sund fornuft vi synes det er et godt kompromis vi synes det er at

mine egne partifæller som er meget engagerede

er ikke god kutyme at det er folketinget der bestemmer hvad der skal fredes vi har fredningsråd og andet

jeg har været i dialog med danmarks naturfredningsforenings direktør

hun skrev til mig i går aftes på en e mail lad nu være med at knæsætte det her som et princip i forfølger fremadrettet der siger vi fra

i det her tilfælde er det det rigtige at gøre

der vil vi selvfølgelig gøre det på den måde man plejer at gøre det med fredningsråd og andet men i det her konkrete tilfælde giver det mening

mål er sådan set at sikre flere grønne arealer og mere fredning

som burde håndteres lokalt

vi har jo lokalt budt ind med en lang liste af arealer som man kunne vælge i stedet for og som ikke krævede at man affredede noget

der sker her er jo at man går ind og tager fat i noget helt grundlæggende i fredningsværktøjet fredningsværktøjet

beskytter det her naturområde for al fremtid medmindre der er nogle helt særlige tungtvejende samfundsøkonomiske ting det kunne være en jernbane der skal skære igennem i et landskab og

så bliver vi nødt til det i det her tilfælde handler det jo alene om om penge det handler om at få finansieret en metro som kører under jorden så jeg vil spørge kan ordføreren oplyse om det nogen sinde tidligere er sket at en fredning af et givet naturområde er blevet ophævet med det formål at en kommune kan sælge naturgrunden med profit

natur og miljø og der er det godt at have et parti som alternativet som på mange måder er

gøre det her på vi har i det her tilfælde at det er så kolossalt vigtigt at få en omstilling fra privatbilen over til metro fordi det er bedre for klima og miljø det

undgå trængsel så vi synes at det overordnede perspektiv er så vigtigt at vi gerne i det her konkrete tilfælde vil gøre det

ministeren kan svare på når han kommer på jeg er ikke sikker på at jeg kan lige præcis det konkrete eksempel men det er også derfor at vi socialdemokrater er ydmyge nok til at sige vi gør det i det her tilfælde

jo vælge andre lokationer

finde nogle penge til metroen det gør vi så ved at affrede det her område så er jeg bekymret for

gå ud og affrede et område for at kunne bygge der

luftkasteller så kan man have drømme så kan man have visioner man kan lave idélaboratorier

man gerne vil have en metro der bringer folk fra a til b hvis man gerne vil have noget der gør at folk siger

attraktive alternativ

man nødt til at bygge en metro det kræver nogle penge det har vi fundet her vi har kigget på de forslag der har været fremme og det er københavns kommune der har landet det her kompromis

repræsenterer havde andre ideer til hvordan man skulle gøre det her blandt andet at sætte skatten op det vi har koncentreret os om

et flertal hvor metroen er noget der bliver til noget noget vi fører ud i livet

der var ikke flertal for nogle andre ideer

man ikke kan nå jorden og sige vi går meget ind for metro vi er bare ikke enige i finansieringen den var vi ikke

vi ville gerne have metroen derfor gik vi derhen hvor der var et flertal at finde det var der her og derfor har vi en metro i

det smarte ved den her måde at finansiere på at det indfrier et andet behov der er og som jeg tror rigtig mange københavnere er optaget af

så vi kan få flere boliger også billige boliger et af de helt store problemer der er i københavn er jo at det er svært for en sygeplejerske en politibetjent en skolelærer en pædagog

sosu assistent og en kassedame at finde en egnet bolig der vil vi socialdemokrater gerne hjælpe

da ked af at høre hvis det er at enhedslisten er mere optaget

jeg er nysgerrig fordi ordføreren omtaler at det er vigtigt for s at sikre den grønne omstilling det er det også for alternativet

bekendt med hvor stort et trafikspring der er fra biler til

over i en metro der rent faktisk findes end at springe fra en bil over til en metro som alternativet går og håber på

vi kunne have letbaner osv og hvor meget flytter det i forhold til en metro

den natur der er tilbage

indledende tale at vi godt er klar over at man plejer at have

fredningssager der findes dog eksempler

alternativets anden ordfører også

kan gå på kompromis med det fordi det overordnede hensyn er større

normal procedure det er også derfor vi siger vi gør det i det her tilfælde men vi vil gerne

kunne finansiere en metro og der vedtog man bla at det skulle ske via arealudvikling herunder amager fælled i to tusind og sytten efter massive protester

ergo var det umuligt og så efterlod man altså pludselig et hul i kassen på en

så vil jeg i øvrigt ikke ind i en religiøs diskussion om

monopolstilling som de har haft i hundrede år tror jeg

i dansk folkeparti

naturværdien rent faktisk er højere

nu bebygger nogle gamle arealer som primært er

som lossepladser og så giver vi amager fælled fri til rekreativt

område og bevarer den med den naturværdi den har i dag

jeg vil kalde det her en win win og og vi sikrer at

at nævne det her med boliger for herre rasmus prehn udtalte at nu kommer masse billige boliger det har vi hørt andre socialdemokrater udtale tidligere uden det er sket men lad os håbe det sker den her gang for

rejser fredningssager i i danmarks naturfredningsforening

fuldstændig uden hensyntagen til de omkostninger som lodsejerne har til advokater og hvad ved jeg fordi man

offentlig adgang til et område og det er jo der jeg synes det stritter lidt man vil gerne frede et område for at bevare naturværdien men man

offentlig adgang til stedet

men selvfølgelig skal man sikre en adgang til den kollektive trafik for de boliger der skal bygges og så kan man

nu kommer et nyt stort areal som så til gengæld står til rådighed for alle naturelskerne på amager så jeg tror

vores infrastrukturprojekter påvirker vores natur og miljø

det ved jeg så godt at der er blevet lovet efterfølgende men lad mig så spørge til demokratidelen

fra borgere centralt derude

den byudvikling der kommer til at være

parti taler selv rigtig meget om decentralisering og om lokal inddragelse hvordan mener

vi behandler det aspekt

meget bredt flertal og det har så gjort at man har byttet nogle arealer for ellers må herre roger courage matthisen jo komme med en

blevet lyttet for man omgjorde altså en mangeårig

beslutning man havde bare lige glemt at der

hvis der absolut skal skal bygges på arealerne

har vi lagt nogle alternativer frem men det er rigtigt at

grund til at diskutere dem nu spørger vi så bare jer 1 hvorfor vil i ikke overholde den demokratiske proces der

er omkring de her udviklinger 2 hele meningen med naturfredningen er jo at vi sikrer at vi har noget natur til vores børn og vores børnebørn

pengene på at dække et hul som er skabt af

en mulighed men den ser vi bare ikke i dansk folkeparti

og den er overholdt i forhold til lovforslaget problemet

matthisen er måske at dem som herre roger courage matthisen synes skulle

positiv nemlig at vi gennemfører en markant styrkelse af den kollektive transport i hovedstaden det er et meget vigtigt mål som jeg tror faktisk er bred politisk enighed om her i folketinget den direkte baggrund for lovforslaget er jo at vi skaber mulighed for at by havn is kan udvikle en række arealer som erstatning for ørestad fælled kvarter lovforslaget udmønter en bred politisk aftale mellem regeringen det vil sige venstre liberal alliance og konservative socialdemokratiet dansk

fra oktober to tusind og atten om erstatning for byggeriet på ørestad fælled kvarter samt anlæg af lynetteholmen desuden er der bred politisk opbakning til det her forslag fra københavns kommunes

undersøgelser for netop at finde alternative løsninger og de undersøgelser kan i øvrigt findes på københavns kommunes hjemmeside lovforslaget giver hjemmel til at københavns kommune indskyder to arealer i udviklingsselskabet by havn is beliggende på vejlands allé og selinevej nord

disse arealer lovforslaget og det er meget væsentligt vil samtidig sikre at ørestad fælled kvarter friholdes for bebyggelse derved sikres det at arealer med højere naturværdi bevares til fordel for arealer på

fælled med lavere naturværdi endelig indeholder lovforslaget ændringer af de gældende

for bellahøjmarken fredningsbestemmelserne ændres således at det bliver muligt at udvide åbningstiden for campingpladsen samt udvikle og udvide faciliteterne til en tidssvarende standard det vil også blive til gavn for rigtig mange mennesker

lige tættere på den her sag end vi er herinde i folketinget kommer med den her anbefaling

er det min klare vurdering at vi netop bytter

men dybest set er det vel positivt at mennesker også kan komme tæt på naturen det er sådan forkvaklet natursyn

er positivt at nogle mennesker kan komme tæt på naturen selvfølgelig uden at smadre naturen de to hensyn

værdi og så kan man retfærdiggøre

mere natur at vi bygger noget men det er så hvad det er så spørgsmålet er her bryder vi med hundrede års

bryder vi med det grundlæggende princip at fredningsnævnet

og hvorfor hvorfor ønsker man ikke at overholde den

en fredning med lav naturværdi til en fredning med højere naturværdi med hensyn til om det skal danne præcedens

det mener jeg ikke det skal man tage op i de helt konkrete tilfælde og her er der altså en god begrundelse for at gøre det som vi gennemfører med det her lovforslag det skal ikke danne præcedens

må jeg fuldstændig afvise jeg kan dårligt forestille mig noget mere demokratisk end at vi behandler tingene her

for at vi har en ordentlig fremkommelighed og mobilitet jeg mener også at vi skal tage decentrale beslutninger og her har det været

falder den er truet og det er vores natur også og det er vi nødt til at anerkende så hvad kommer først de

demokratisk vedtagne processer omkring naturfredning eller at der er nogle der vil have at vi skal bygge

balancen mellem at vi er nødt til at finde nogle penge for at gennemføre et meget meget vigtigt infrastrukturprojekt med kollektiv transport og

tager skyldigt hensyn til naturen så jeg synes at der er fundet en rigtig god balance i det

prioritere det grønne som vi også lægger vægt på fra

det der undrer mig lidt er at enhedslistens ordfører gør sig til så stor en modstander af flere boliger i københavn er det sådan at enhedslisten ikke anerkender at der er et kæmpestort boligbehov

her tænker jeg på skolelærere pædagoger politibetjente sosu assistenter butiksassistenter og så videre

et kæmpe behov for boliger er det ikke netop positivt at vi ved

sikre en grøn omstilling til mere metro

det ikke kan blive til noget man går også ind for flere boliger man er

ikke blive til noget skal enhedslisten ikke til at komme ind i kampen og forholde sig lidt til realiteterne så vi både kan få metro

vil enhedslistens ordfører ikke bekræfte at hvis ikke

der bygget på strandengen som altså af alle der ved noget om natur bliver anerkendt som et naturmæssigt mere værdifuldt areal

der nu bliver bebygget ergo er det her et grønt forslag

fugle på taget og resultatet af enhedslistens politik vil så være

to tusind og otte som vi har hørt det er en aftale liberal alliance er

og den agter vi selvfølgelig at vedstå jeg synes det er glædeligt at

fundet alternative byggefelter som erstatning for det aflyste byggeprojekt på ørestad fælled naturværdierne på de alternative byggefelter som vi har hørt det er endda lavere end på ørestad fælled derfor er det en god løsning og vi får altså et byggeri som vi ellers ikke ville have fået og er der noget man har brug for i københavn så er det jo mange nye

er også noget pragmatisme som jeg synes vi skal værdsætte herindefra hvor vi faktisk piller lidt i det lokale maskinrum så alt i alt et godt forslag som vi støtter

natur klima miljø og demokrati

er nogle af de dagsordener som befolkningen begynder at

de udfordringer vi står over for jeg har kun været i folketinget i små fire år så jeg står på skuldrene af en masse andre meget mere vidende og meget mere begavede mennesker

nogle af deres høringssvar tale for sig selv først og

og for at øge mobiliteten det er jeg som trafik transport og mobilitetsordfører også optaget af

fundet andre løsninger det kunne vi uden tvivl men det var der ikke

glad for metroen men jeg er ikke glad for den proces

i forhold til naturfredninger og i forhold til fredningsnævnet og det synes jeg er

danmarks naturfredningsforening siger at det er uden fortilfælde

det er således uden sammenlignelige fortilfælde og åbenlyst i strid med hensigterne i naturbeskyttelsesloven

besluttes vil det være første gang i hundrede år at folketinget kortslutter en demokratisk proces som burde være foregået i fredningsnævnet da denne instans er gearet til at vurdere om der er tilstrækkelige tungtvejende samfundsmæssige hensyn der taler for ophævelse det synes jeg er vigtigt at huske på

vi sidder bare her og er folkevalgte og der er måske ingen af os der er ingeniører eller har været fortalere og forkæmpere

finder det ganske usædvanlige og uhørt at eksisterende fredninger ophæves ved lov for

og kommunalt interessentskabs nødlidende økonomi de grønne arealer i københavns kommune er under pres vores by vokser og nye byggerier skyder frem i hobetal der er behov for en langsigtet strategisk planlægning så vi sikrer og bevarer grønne åndehuller til rekreation og udeliv

de her grønne organisationer og ildsjæle som er kritiske dansk erhverv er også kritisk

dansk erhverv bemærker ligeledes at lovforslaget generelt bryder med den gældende sædvane for ophævelse af fredninger det er ikke sædvane at folketinget alene ophæver fredninger men at sådan sager derimod varetages af det relevante fredningsnævn dansk erhverv ser gerne at der er klarhed og stabilitet omkring fredningssager

private og offentlige organisationer kan vide sig sikre i proceduren ved at bryde denne praksis skaber man usikkerhed omkring fredningsprocessen

vi ikke kan bakke forslaget op så er det egentlig ikke fordi vi er imod bedre mobilitet

tager nogle gode grundige beslutninger demokratisk og decentralt som

demokratiske processer

ikke bare sørger for at kere sig

miljø vi faktisk har tilbage jeg er to og fyrre år gammel og der er uddøet flere arter

god grund til at man kan have indsigelse over for processen men hvad er det der driver alternativet er det processen

har alternativet sådan et princip om

vores byrødder i københavn men da det ikke kunne lade sig gøre da der ikke var politisk flertal for dette

var de jo nødt til selv at komme op med alternative finansieringsmuligheder

så foreslog de så selv så vidt jeg forstår det nogle andre områder

fredede områder men jeg kan sige at vi er imod processen og ville også gerne

på de fredede områder nord for vejlands allé ind mod kolonihaverne sønderbro og havnen

på området på den vestlige del af amager ud mod kalveboderne også kaldet selinevej så her

spillet ind med at man simpelt hen bygger på fredede områder så det alternativet

er altså alene det formelle det processuelle men egentlig ikke det at man bygger på fredede områder

rigidt i nogle processer men reelt vil alternativet

er man helt med på at bygge på fredede områder det har man jo selv spillet ind med i københavn og det hører jeg også herre

tit får vi jo at vide at vi skal deltage og at vi ikke vil deltage at vi stiller os udenfor at vi skal ind i de brede forlig så det var et kompromis men det var ikke alle de grunde som der er lagt ud her i lovforslaget

processen og så er spørgsmålet også

er begejstret for men jeg bliver en smule pikeret over at

ordføreren taler om at vores tiltag alene er pyntegrønt

være noget af det vigtigste i forhold til at sikre

fået den her metro hvis ikke det var fordi

vi rent faktisk solgte nogle byggegrunde så vi kunne finansiere den hvordan havde havde ordføreren forestillet sig vi skulle realisere det her metroprojekt hvis ikke det var efter den her model har ordføreren fantasi til at forestille sig at vi alene skulle skattefinansiere det er det alternativets

at hive fossile brændsler op ad nordsøen og der er mange andre klima og miljømæssige tiltag som socialdemokratiet bakker op men som vi ikke bakker op

ikkeeffektfulde strategier nok inden for den grønne omstilling det håber jeg

strandengen på amager fælled det var en mærkesag

og vi er glade for at

borgerrepræsentation og senere her i folketinget

godt at man friholder et unikt stykke natur i så stor en by det er ikke mange steder i verden man ser at der er den slags natur i en storby

bebygger man tre andre områder der er to partier her i dag der har sagt at de er imod det vi synes det er rigtigt for naturen og for københavn at gå ind og tage ansvar

udfordringen der opstår ved at man ikke

ved at finde nogle andre områder som har mindre naturværdi så vi synes der er fundet en løsning på et problem der er opstået her i københavn og det synes vi er fornuftigt det gør også at der bliver bygget metro som også herre rasmus prehn fra

en bekymring fra blandt andet danmarks naturfredningsforening om hvorvidt det bliver dagligdag her i folketinget at vi ophæver fredninger alene for at kunne

nogle penge ind der vil jeg

rasmus prehn og andre sagde sige at nej det skal ikke

præcedens at vi gør det den ene dag efter den anden

den her særlige sag

bygget på strandengen og så også fordi et så stort flertal i københavns kommune altså vores lokale demokrati her i københavn har sagt at det er det de gerne vil for at sikre økonomien i by havn

finde en en alternativ løsning for at bygge så spørgsmålet er her er ordføreren bekendt med at lynetteholmen for eksempel er poppet op i

der taler om femogtredivetusind boliger

antal arbejdspladser hvis det bliver realiseret der er masser af udfordringer med det projekt

selvfølgelig altid er mulighed for at se på andre områder der kan kan opbygges og udvikles er

beslutninger og træffe valg

selvfølgelig kan man da finde på en hundrede og sytten

løse det her på men nu er der nogle partier i københavn og nu her i folketinget der går ind og tager ansvar og siger nu får vi ikke bygget på strandengen til gengæld gør vi det her

så kan man stå med en hundrede og sytten andre ting jeg kunne

at tage nogle andre fredede arealer ind men det vi bare må konstatere er at alternativet altså ikke er i stand til at kunne gå ind og tage ansvar og finde en løsning

hvis du står og skyder en hund med en pistol for lige at lave en ny stråmand

hospitalet vi skal have en beslutning nu vi skal bygge en metro nu det er den stråmand du laver

ordføreren ikke klar til at anerkende

eller her i folketinget at gå ind og være med til at lave en løsning i stedet for står alternativet med alle mulige andre løsninger

hvor man ikke behøver at gå ind og foretage nogle prioriteringer det synes jeg fortæller meget

løsninger nu fandt man den her løsning

flertal af folketingets partier

når jeg siger generelt er det fordi vi jo i dag skal forholde os konkret

til en lovtekst og her har vi nogle forslag til nogle forbedringer det vender jeg tilbage til

for under to år siden skrev miljø og fødevareudvalget en betænkning over b syv og fyrre om amager fælled fremsat af enhedslisten og alternativet sf var og er enige med de to partier i at amager fælled

for byggeri og ligesom alternativet og enhedslisten var vi dengang særlig optaget af at forhindre byggeri på strandengen der i i det foreliggende lovforslag hedder ørestad fælled kvarter sf fremsatte

sammen med radikale venstre et ændringsforslag til enhedslistens og alternativets beslutningsforslag som de to partier i øvrigt tilsluttede sig men som jo ikke

flertal her i folketingssalen det lød folketinget pålægger regeringen at gennemføre en kortlægning af alternative finansieringsmuligheder af metrobyggeriet for at undgå den planlagte byggeri på amager fælled kortlægningen udføres i samarbejde mellem staten og københavns kommune

til gengæld skete der noget i københavn hvor et flertal ønskede at frede strandengen for byggeri byggeriet er i stedet for flyttet til andre steder på amager fælled som ikke har den samme naturværdi som strandengen men naturligvis har de da en rekreativ værdi

glad for at der er fundet flertal i københavn for at friholde strandengen

og der er hverken i folketinget eller københavns kommune flertal for andre løsninger som helt kan friholde

kan jeg sige at i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget

vil sf rejse nogle forskellige punkter et af dem er samtidighed

fredningerne ophæves med det samme ifølge lovforslaget første april mens det er overladt til den normale procedure med fredningsnævn at frede strandengen det tager for det meste noget tid og derfor

vi at vi ser på at lade affredningerne træde i kraft når strandengen er fredet af fredningsnævnet for københavn

det som vi opfatter som en unødvendig detaljeringsgrad efter høringsprocessen er lovforslaget ændret sådan at der ved lov fastsættes bestemmelser som reelt synes vi bør behandles af den lokale planlægningsproces det gælder en præcis vejføring og for eksempel hensyn til øget færdsel på strandengen

nogle spørgsmål om hvordan vi kan sikre at fredningsnævnet vitterlig freder strandengen

er i nærheden af nyt byggeri

jo ingen garanti for at fredningsnævnet vil frede området i den nye situation kunne man få fredningsnævnet til at komme med en udtalelse om det ja kunne man måske

fredningsnævnet til at udtale sig om hele lovforslaget og har regeringen overhovedet foretaget en sådan sondering det fjerde vi ønsker at rejse

direkte eller indirekte giver dispensation for forhold der er relevante for de fredninger der eksisterer efter at loven træder i kraft

der skal laves en vvm i forbindelse med den lokale planlægningsfase men ville der indirekte kunne ske en påvirkning en belastning af andre områder der stadig er fredede

så bør det efter sfs mening lægges frem under lovarbejdet

udfaldet af en efterfølgende vvm kan vanskeliggøre inddragelse af de

affredede områder til byggeri hvorfor en vedtagelse af lovforslaget alene vil være signal om at det kan man altså godt hvis der er økonomiske interesser der overtrumfer en fredning for det femte i forlængelse

der bør laves en egentlig konsekvensvurdering af loven eller i hvert fald den lokale

planlægningsproces i forhold til de områder der er natura to tusind beskyttede

sidst og ikke mindst mener sf at folketinget samtidig med at det her lovforslag bliver behandlet skal finde en måde at blive enige med hinanden om forskellige måder at tilkendegive

folketinget affreder områder

kan pålægge os selv eller et kommende folketing ikke at gøre det men vi kan måske i forbindelse med betænkningen finde en tekst

i den grad bakker op om at dette er en særlig

det bliver oversvømmet så det her med at der skulle være en asfalteret oplyst vej henover tror jeg ville være en dårlig investering i og med at det bliver oversvømmet så både i forhold til at fremtidssikre færdslen men jo også for at sikre at dyr og

hvert fald de tanker jeg har hørt der bliver tænkt i københavns kommune at man havde en hævet træbro det kunne være en blandt flere muligheder men det er klart at vi ikke kan se på

med herre øjvind vilsholms spørgsmål om

hvor mange mennesker skal der til i demonstrationer i i fælledvenner i venner til

mener at så er der faktisk tale om en substantiel mængde af borgere der mener at det her har en negativ påvirkning i så høj grad

parti vil overholde de fredningsprocesser der faktisk er hvor mange mennesker cirka jeg ved ikke om ordføreren

for nylig blev udtrykt gennem de mennesker de har sat ind i københavns borgerrepræsentation

jeg er sikker på at hvis alternativet og måske enhedslisten var blevet inde i forliget kunne

i københavns borgerrepræsentation og her i folketinget for den her løsning konklusionen er det samlede billede af affredninger og nye fredninger er positivt for naturen det samlede billede er positivt til gengæld er vi meget bekymrede over den proces der er sat i gang som

at det kunne være en del af det her arbejde

er en usædvanlig situation og det er ikke noget man ude i landet skal gå og få gode ideer hvor man har borgmestre og andre entreprenante typer der tror at de skal ud og bygge på fredede områder

opmærksomme på om vi kan finde en måde at få sat den prop i det

nu er ordføreren jo storebror

til hvad skal sige byrådene der er jo en grund til at lovforslaget kommer herind og det er jo fordi det det har brug for en national opbakning i forhold til vores lovgivning så når nu i er storebror har i så tænkt jer at bruge den position til

sige at vi naturligvis ikke skal ud og beskadige eller på andre måder

også bare jamen hvis der kan findes andre muligheder hvor man kan finde andre områder man kan blive enige i den forligskreds og bytte dem ud med de her

vi fuldstændig åbne over for det

det er fuldstændig genialt med de områder man her har taget ud

meget åbne for at man kan finde andre men det kræver så bare at der er flertal for det

sfs afdelinger i københavn ikke er så glade for det her lovforslag men lad nu det ligge jeg vil gerne spørge herre karsten hønge hvordan det stemmer overens at man i sf på den ene side mener at spørgsmålet om fredninger og affredninger skal gå gennem fredningsnævnet og at man så på den anden side har tænkt sig at støtte at der skal bygges på stejlepladsen i sydhavnen altså at

og alternativet i københavn var blevet i forligskredsen

prøvet at tage det i den rigtige retning kunne have fået et andet resultat og måske et bedre resultat

parti der betaler vores regninger vi kan godt lide metroen vi

står ved at betale regningerne og den her regning skal

vokser københavn med tusind mennesker om måneden for mig der kommer langt væk fra er det ubegribeligt at det

meget herovre hvad skal folk her dog men det vokser så med tusind mennesker om måneden

skal findes boliger til dem og vi skal betale regningen for metroen og de to ting er sf et parti der ønsker at løse men fremover vil vi gerne arbejde for at vi får

ud over at i gerne vil sikre boliger og metro gerne vil sikre mere vild natur

et forhåbentlig snarligt nyt flertal hvordan hænger det her mere vild natur så sammen med at man nu vil affrede det her område i københavn som faktisk er et af de eneste steder vi har tilbage i københavn hvor vi har noget bynær

om kulturværdier som det er værd at værne om det er

jeg må bare sige at vi tager det samlede billede den samlede afvejning af fredninger og affredninger der er brug for at betale

er brug for boliger til københavnerne i det samlede regnestykke mener vi at vi kan stå inde for det her

år som også flere andre ordførere har været inde på og den giver hjemmel til at arealer kan byudvikles af by havn og

at sikre at ørestad fælled fælled kvarter friholdes

for bebyggelse og fredes og at området ligesom bytter fredning med arealet nord for vejlands allé og selinevej

nord og bådehavnsgade øst fra lav til høj naturværdi endelig er der

faciliteterne på campingpladsen sådan at de gøres

finansieringen af metrocityringen

vægter det selvfølgelig meget at det nu er sådan at det bliver et område med høj naturværdi der nu bliver fredet frem for et område med lav naturværdi

vi altid gør tingene så vidt jeg ved

noget man altid skal lytte til det vil jeg også gå ud fra

i deres overvejelser omkring den her sag

er at skabe mulighed for at by og havn kan udvikle en række arealer som erstatning for udviklingen af ørestad fælled kvarter det har ellers været hensigten at udvikle ørestad fælled kvarter lige siden ørestadsloven blev vedtaget i nitten to og halvfems men i efteråret to tusind og sytten meddelte københavns overborgmester at et flertal i københavns borgerrepræsentation havde modsat sig at medvirke til at gennemføre den fornødne lokalplanlægning for det planlagte byggeri på ørestad fælled kvarter

kommune har efterfølgende foretaget en omfattende undersøgelse af alternative byggefelter som kompensation for det aflyste byggeri undersøgelsen er tilgængelig på

som led i budgetaftalen for to tusind og nitten har københavns borgerrepræsentation på den baggrund indgået en aftale som indebærer at det planlagte byggeri på ørestad fælled kvarter skal erstattes af byggeri på alternative byggefelter med lavere naturværdi

regeringen socialdemokratiet dansk folkeparti socialistisk folkeparti og radikale venstre

om erstatning for byggeriet på ørestad fælled kvarter lovforslaget udmønter denne aftale lovforslaget skal blandt andet sikre at ørestad fælled kvarter ikke kan bebygges lovforslaget giver endvidere mulighed for at der vil kunne rejses en fredningssag på dette område efter de almindelige regler herom i naturbeskyttelsesloven de alternative byggefelter som by og havn i stedet skal kunne byudvikle er i dag fredede lovforslaget skal derfor ophæve fredningerne på disse områder

herved sikres det at områder med høj naturværdi det vil sige ørestad fælled kvarter bevares idet byggeriet flyttes til områder med lavere naturværdi overvejende tidligere lossepladser

fredninger for områder med lav naturværdi til et område med høj naturværdi lovforslaget skal desuden skabe mulighed for at udvikle og udvide faciliteterne på bellahøj camping til tidssvarende standard det betyder konkret at de gældende fredningsbestemmelser for bellahøjmarken skal ændres bellahøj camping bliver derved et reelt alternativ til den campingplads der ellers var planlagt på amager fælled på det såkaldte campingareal som nu i stedet foreslås udviklet til boliger afslutningsvis ser jeg frem til den videre behandling af forslaget og

ministerens vurdering er at en udvidelse af den københavnske metro cityring udgør et tungtvejende

der er tungtvejende her alene økonomien så med det princip

fredet natur jo sælges til boligbyggeri hvis formålet er at sikre finansiering til et infrastrukturprojekt er det korrekt

demokrati og nu har jeg hele dagen i dag hørt herre roger courage matthisen belære folketinget om at den proces som foregår i dag hvor en folkevalgt forsamling i folketinget vedtager at der er nogle hensyn der er vigtigere end nogle andre

ikke er demokratisk i stedet henviser herre roger courage matthisen til et fredningsnævn der består af tre medlemmer hvoraf to er udpeget af miljøministeren og den sidste er udpeget af den lokale kommune

dette organ som er udpeget af den udøvende magt skulle angiveligt være mere demokratisk ifølge herre roger courage matthisen end folketinget som består af mennesker der er direkte valgt af folket jeg kan kun sige at hvis herre matthisen mener det alvorligt så har herre roger courage matthisen en meget forskruet opfattelse af hvad et demokrati er jeg tror at herre roger courage matthisen ikke har tænkt ordentligt over det og bare siger det fordi det lyder godt

tyve tredive eller halvtreds års erfaring inden for miljø og natur så giver det mig fordi jeg er folkevalgt tilladelse til at overhøre dem som ved noget om det det mener jeg ikke det mener jeg er et misbrug af den demokratiske autoritet man bliver tildelt så spørgsmålet her er er det fremover sådan at ministeren vil presse fredningsnævnene til

de skal lægge vægt på boligbyggeri frem for de fredede arealer er det ministerens holdning at fredningsnævnene nu skal

udvide deres fortolkning

det er jo det som som ministeren

at folk skal føle sig repræsenteret

og at ethvert menneske har en værdi som beslutningstager i dette land på lige fod med andre mennesker i dette land uanset om man har en kandidatgrad eller ej jeg synes at

kloge mennesker til at træffe beslutninger og derfor synes jeg at fredningsnævnene har en vigtig funktion i det her samfund men fredningsnævnene kan ikke vurdere på en demokratisk måde om det er vigtigere at have en fredning af den tidligere lossepladsgrund end det er at få en metroen til sydhavnen det kan fredningsnævnene ikke vurdere fordi fredningsnævnene i det spørgsmål ikke er eksperter derimod er vi i folketinget valgte eksperter på vegne af folket i forhold til

blevet afvejet af københavns kommunes borgerrepræsentation folkevalgte mennesker hvor et flertal har besluttet at det er vigtigere at skaffe finansieringen til by havn som kan finansiere en forlængelse af metroen til sydhavnen

handler om stejlepladsen

det er en politisk beslutning der er blevet truffet der er forskellige hensyn der er blevet vægtet af folkevalgte det kan ingen eksperter vægte

om det er vigtigst at få metroen til sydhavnen eller om det er

ordfører her står for det som enhedslistens ordfører nu kalder lærkesletten er et nyt navn som man har opfundet fordi man gerne vil hævde at det er et sted med stor naturværdi oprindelig hed stedet lossepladsgrunden fordi den består af at man

i en periode kaldte man det så campinggrunden fordi man ønskede oven på dette skrald

i kampen for at det her skal blive til et areal som der ikke må bygges på har nogle mennesker heriblandt enhedslisten

besluttet at kalde det lærkesletten

om folkevalgte der har truffet nogle beslutninger

bor der er meget store modstandere af at man affreder det her område det må da gøre indtryk

det er dem der råber højest i en lokal debat det er en kok fra tv som bor i området som har let adgang til medierne er folket hvorimod de mennesker som er blevet valgt af folket

usandheder som enhedslisten bruger for at promovere sin ultrasocialistiske dagsorden

mens dem der har valgt de folkevalgte forsamlinger

ikke har tænkt sig at komme med nogen som helst reaktion på

bor lige ved siden af det her område ikke ønsker det affredet

profit for øje eller fordi de skal betale en regning

en masse lovforslag om at affrede områder fordi der er nogle kommuner som skal betale

for der bor nogle af enhedslistens vælgere som ikke gider at have nye naboer og derfor skal de studerende ikke have et sted at bo der sådan er enhedslistens politik

er på den måde en postkasse som særinteressegrupper kan sende deres ønsker til og så vil enhedslisten

enhver kan komme og bede folketinget om at lave en affredning men man skal godt nok have gode argumenter for at folketinget vil gøre det i den her sag har man rigtig gode argumenter

med den fredning der ligger og man får også

sælge ud af deres jord og deres ejendomme så man kan skabe udvikling

fornyelse rundtomkring alt i alt er kolossalt positivt og det er noget der kan skabe dynamik forandring og udvikling rundtomkring samtidig med at det kan sikre at dsb får nogle penge i kassen

vil kunne bruge til noget fornuftigt

vækstaftale som regeringen har lavet sammen med nogle enkelte andre partier tilbage i to tusind og sytten hvor der er lagt an til at

så det er jo ikke sådan at man uden videre med det her forslag kan se for sig at dsb kan bruge det her som et redskab til at styrke dsb og det er vi socialdemokrater ærgerlige over men selve det at man kan give dsb ejendomme mulighed for at sælge fra gå ind i et partnerskab udvikle

vi kolossalt positive over for fra socialdemokratiets side for at komme med et eksempel

kan man tage det godsbaneareal der er ved aalborg jeg jeg tror de fleste har prøvet at ankomme til aalborg banegård og lige i umiddelbar nærhed

så sammen med nogle developere og aalborg kommune sikret en kolossalt spændende byfornyelse på det her område

der tidligere var rangerspor og andet

uddannelsesinstitutioner der er billige boliger der er ungdomsboliger og andet

at man kan skabe forandring og udvikling så det er vi socialdemokrater meget meget positive over for at man gør andre steder det vi er lidt undrende over for er at man i en situation hvor vi taler rigtig meget om at vi skal bekæmpe

kunderne synes at dsb trænger til en vitaminindsprøjtning til forbedringer

hjælpe noget det er vi ærlig talt skeptiske over for fra

den forkerte vej at gå og vi mener at dsb skal udvikles så det bliver mere attraktivt at køre kollektiv trafik

nu når vi er i gang med at tale om udvikling forbedring

jo nærliggende at tænke sig

service på for eksempel dsbs stationer og banegårde det er trist at se at de borgere der vælger at tage toget kommer ned på en station som er lukket af der er ikke længere adgang til et toilet der hvor der

nu et stort klistermærke for vinduet

ikke sidde og slappe af inden man skal med toget det er en dårlig service der vil vi socialdemokrater gerne opfordre til

den her lejlighed til at få noget liv ind på banegårdene igen så det bliver trygt det bliver rart og det bliver godt at være på stationen man kan måske gå i en kiosk

en café og købe sig en kop kaffe med på hobro banegård har man sammen med kommunen valgt at lave

der er en socialøkonomisk café

unge mennesker med særlige udfordringer og problemer får lov

det er så til gavn for dem de får lov at prøve kræfter med arbejdsmarkedet

stille sulten med eller en kop kaffe at drikke på vej i toget så den form for nytænkning skal vi også have meget mere af så det her lovforslag rummer nogle gode ting der er positive elementer i det men vi socialdemokrater er godt nok kede af det element der handler om

gøre dsb stærkere at gøre dsb bedre

dsb mere attraktiv så det tager vi afstand fra og samlet set

at sælge ud og lave samarbejde og andet er vi meget positive over for så vi kommer til at spørge ind

en del ud af især på det seneste og det synes jeg er

opmærksom på at den ejendomsudvikling som dsb skal indgå i via sit datterselskab dsb ejendomme eller dsb

foregå til markedspris det synes jeg

spørgsmålstegn ved hvorfor skal det altid lige foregå til markedspris

stor værdi men det kunne man jo hjælpe på vej

nogle af de der virksomheder som herre rasmus prehn omtaler

socialøkonomiske virksomheder eller andre former for virksomheder som samarbejder med kommuner

at stille krav om at der skal betales en

der skal ske noget på vores stationer der skal være en bedre service mange steder oplever man jo også at selv de her billetautomater bliver flyttet fra banegårdsarealet og ud på perronen så kunderne kan stå i regnvejr og løse billet altså det kunne være rigtig rigtig rart

for en gangs skyld at opleve at det der var i fokus

man faktisk ønskede at give en god service så hvis vi kan være med til det sammen

om bedre og billigere sat penge af til nytænkning på det her område så vi håber på et skridt i den her retning

kan måske få nogle flere kommuner på banen til at tænke nyt og anderledes jeg synes jo så også i al beskedenhed at

i dsb

fordre en udvikling i samarbejde med andre offentlige myndigheder

hvor man ikke hele tiden siger det her skal foregå til markedspris for vi ikke må forvride markedet og

er hele den der tankegang som har sneget sig ind i vores samfund

konkurrencestaten og hvad ved jeg liberalisme og så videre

vægten et andet sted og give mulighed for noget udvikling

frem for problemerne og der vil vi rigtig gerne have en tæt dialog også med enhedslisten

station med en socialøkonomisk virksomhed der er så mange muligheder i stedet for

at effektivisere dsb og dermed sænkede kontraktbetalingen er det således

fastholde den nuværende høje kontraktbetaling

tidligere politik om at man faktisk godt kunne nedsætte denne kontraktbetaling gradvist over årene blandt andet med det formål at frigøre penge til fremadrettede investeringer

så tænker vi sætter lige ind med en regulær økonomisk olfert i form af en besparelse det synes vi ikke er den rigtige måde

det er rettidig omhu vi vi har dog noteret os at dsb selv har sagt at deres målsætning er at man i to tusind og tredive kan køre uden statsstøtte uden subsidier og det er da en udvikling vi bakker op om og som vi også gerne ser for os vi synes bare det er unødigt når man står med alle

de mange fjernbusser der går ind og tager en masse af de her kunder

positivt for dem der kan komme med en fjernbus men dsb har mange udfordringer i øjeblikket og der vil vi gerne sikre en vitaminindsprøjtning og en forbedring af dsb frem for at man trækker penge ud når

skabe bedre parkeringsmuligheder ved stationerne for eksempel til cyklister

som vi kan bruge til investeringer for eksempel i at cyklister kan få en rigtig god parkeringsplads og

af høj kvalitet ved stationerne

kristian pihl lorentzens eget parti har indgået nemlig en vækstaftale hvor de penge der bliver sparet ud af dsb skal bruges til nogle

det at man kan kombinere forskellige transportformer

tage sin bil til stationen og springe over i et tog det er den form for udvikling vi skal have for at gøre det mere attraktivt at køre

det provenu skal bruges til at finansiere nogle andre projekter regeringen har lavet aftale med dansk folkeparti og de radikale om i den her vækstaftale der kunne vi godt fra

til at styrke den kollektive trafik eller styrke koblingen mellem kollektiv trafik og andre transportformer herunder cykler

til dsb og det har jeg ikke fordi dsb jo selv har givet udtryk for at man kan

interesserer mig i det her forslag er at jeg synes det er glimrende hvis man kan begynde at udvikle på den store ejendomsportefølje der ligger hos dsb især hvis man også

få lidt mere liv på alle de stationer få åbnet nogle toiletter og måske få bygget nogle billige boliger jeg har bare en frygt for at de investorer der er nævnt her pensionskasser ejendomsselskaber ejendomsudviklere

er folk der sliber uden vand

mange af de her projekter synes jeg jo resulterer i nogle eksklusive dyre københavnerboliger som der ikke nogen mennesker

rigtig skidt på en

men jeg håber og det kan vi blive klogere på

i udvalget at det

det er vel en del af hele den

sige deroute som dsb egentlig har har været på i nogle år synes jeg ringere og ringere materiel dårligere og dårligere service lukkede stationer ingen toiletter

hvis det her kan være med til at skabe lidt mere lys og liv i nogle af dsbs ejendomme især på nogle af de

eller om det bare lander i nogle store flotte prestigebyggerier det kan da godt være

folkeparti og glæder os til det fortsatte arbejde i

nogle meget meget interessante grunde også meget bynære grunde som enten er forladt eller bliver forladt i de kommende år

det er jo især sikkert for som jeg også var inde på i mine spørgsmål til herre rasmus prehn

skal foregå ved hjælpe partnere som også herre kim christiansen påpeger og det skal være

kommercielle vilkår det vil sige til markedspris

det så meget som overhovedet muligt så det bliver garanteret

på nogle af de grunde og det synes jeg er ærgerligt

kunne være interessant når vi nu har med en offentlig virksomhed at gøre

kunne skubbe på en mere fornuftig byudvikling med almene boliger billigere boliger som det også har har været diskuteret i stedet for at det bliver de her dyre eksklusive

kunne jo godt tænke mig at man havde en eller anden procentdel af det her provenu som simpelt hen blev øremærket og som netop sikrede os at noget af det her

bedre miljø på mange af

de mindre stationer så det hele ikke endte

indføre det der så det synes jeg lyder rigtig interessant ellers vil jeg bare lige kommentere en bemærkning som herre kim christiansen havde i sin i sin ordførertale hvor han jo gjorde opmærksom på at dsb ligesom har

stillet i udsigt at man vil kunne køre uden kontraktbetaling i i år to tusind og tredive altså køre på rent kommercielle vilkår ja det var altså under forudsætning af at man beholdt den kørsel man havde på det tidspunkt hvor man kom

siden har man jo trods alt udbudt og frataget dsb nogle strækninger og det er også på vej

at forringe dsbs økonomi væsentligt det håber jeg

overkomme at køre det de havde så måtte vi måske indskrænke strækningerne lidt så

bedre kunne magte det det har man gjort på på nogle sæt selvfølgelig affødt af at man

man kan få en bedre og billigere kollektiv trafik på de pågældende strækninger det tror jeg også vi kan vi har fået et fantastisk godt

i midt og vestjylland og det tror jeg på kommer til

spøgelsesstationer hvor faktisk gode solide bygninger nogle gange også fin arkitektur står tomme

har også en række banearealer som er blevet overflødige og som

dsb er gode til at køre tog eller burde være det

i hvert fald ikke verdensmestre i byggeri boliger

rigtig fornuftigt at ændre lovgivningen sådan

ejendomsudvikling as kan alliere sig med private partnere som jo har ekspertisen i i det der med byggeri boliger og lokaler det tror jeg der kan komme

hvor jeg er sikker på der vil komme til at ske noget udvikling rundtomkring i landet hvor der netop står de her tomme lokaler og ubenyttede arealer til gavn for den lokale udvikling

skal give det politiske signal at når nu man sælger

sælger man selvfølgelig kun det der ikke skal bruges til jernbaneformål det er klart

til at købe tilbage på et senere tidspunkt men men det er også vigtigt at få sendt et signal om at der skal være mulighed for aktiviteter

i cykelparkering som er noget der mangler rigtig mange steder og også parkeringsplads til biler det er jo en af udfordringerne det er at folk ikke kan komme af med deres bil i forbindelse med jernbanestationen og så kører de hellere ind i københavns centrum så jeg synes man skal

de her projekter men ellers er vi meget tilfredse med det her lovforslag og vi deler overhovedet ikke enhedslistens bekymring

et billede af at nu kommer der nogle fæle privatkapitalister og vil skumme fløden og så videre jeg tror at man rundtomkring i landet bygger det der er brug for til markedspris og det er et rigtig sundt princip alternativet er i hvert fald noget der minder om om statskommunisme og det er vi ikke tilhængere af i venstre venstre kan støtte lovforslaget og skulle i øvrigt hilse fra det radikale venstre og det konservative folkeparti og

de partnere som dsb kommer ind og skal samarbejde med vi har et kapitalistisk samfund så det er helt legalt men vi synes måske bare at

godt at der er et element når vi nu for eksempel snakker om boliger i københavn og

herre kim christiansen så bliver det jo ikke billigere boliger så bliver det de der velhaverboliger eksklusive boliger derfor kunne det være sjovt hvis der også var et element og det skulle jo netop være det offentlige nu har man et selskab her som har en stor ejendomsportefølje som i samarbejde med den lokale kommune i det her tilfælde københavns kommune kunne udvikle boligprojekter

billige boliger så også københavn bliver en by ikke bare for velhavere

hvor meget økonomi de har til at etablere den slags det synes jeg ikke har noget med det her lovforslag at gøre det er jo udmærket at enhedslisten fokuserer på det jeg synes bare ikke at det har noget med det her at gøre her tager vi stilling til at vi giver friere rammer for dsbs ejendomsselskab til at de kan indgå nogle partnerskaber og nogle af dem de potentielt kunne alliere sig med

vores alle sammens pensionskasser som jo skal sørge for at vores pensionsmidler

når de der grunde skulle købes

billigere boliger etableret så også københavn bliver

tillid til markedskræfterne

faktisk ret betragtelige ejendomsportefølje

et kærkomment tilskud

noget skrantende togdrift vi ved at passagererne i

rabatter for kørsel over storebælt og fjernbusser som der ikke stilles krav til frekvensen

tyveri som regeringen og dansk folkeparti og de radikale

hvor en pæn del af finansieringen jo rent faktisk blev taget fra dsbs kontraktbetaling to hundrede og syv

lægger nedsættelse af kontraktbetalingen fra to tusind og seksten

hundrede og tyve million kroner for to tusind og atten

frem mod to tusind og tredive på tre fire milliard kr som der står

fremgår af bemærkningerne at det er sådan

det øgede afkast

kontraktbetalingen nå ja man kunne jo også have anvendt afkastet til at forbedre togdriften feks servicen den vi lige har diskuteret servicen på stationerne

sige noget ganske kort omkring de her vandtætte skotter som jo fremhæves i bemærkningerne

kan jo ikke skyde penge direkte i ejendomsudvikling

ejendomme i dsbs ejendomsvurdering dermed bliver det jo så en kompensation for nedsættelse af kontraktbetalingen og pengene indgår jo også i sidste ende i koncernregnskabet

sammenhæng mellem de tre fire milliard kroner i afkast

som man har forudset og den nogenlunde tilsvarende nedsættelse af kontraktbetalingen det

af det som dansk erhverv gør opmærksom på i deres i deres høringssvar og jeg vil tro at

anden sammenhæng her og så klandre for at der faktisk foregår en eller

form for fusk med med statsstøtte det er nu ikke enhedslistens

klage i forhold til lovforslag

er et lapperi en kompensation for den fortsatte

og som aftalen af den tolvte november to tusind og sytten er udtryk for at dsb så vælger at omsætte mishandlingen i

ikke desto mindre lige beklageligt

sig mig hvad er dsb egentlig efterhånden

på virksomhedsmøderne der skal foregå fremover

skal der være en særskilt afrapportering for dsbs ejendomsudvikling så så det er jo en berettiget tvivl når man efterhånden sætter spørgsmålstegn ved om det er et togselskab vi har med at gøre man

det var udvikling af området ved ny ellebjerg der var til til debat og der

selskaber som egentlig bare burde koncentrere sig om at køre tog og det er summa summarum det vi synes

at gøre det de er gode til altså at køre tog og få en fornuftig forretning

lidt er en trist affære med mange af dsbs bygninger og

arealer og og det er der sådan set også en rimelig interesse for at gøre noget ved

selv herre henning hyllested

noget i mange år på de her områder

så det er åbenbart ikke noget dsb selv kan og vil og må i dag og derfor er det her jo et godt lovforslag der giver mulighed for at få eksterne midler ind og eksterne partnere til at hjælpe til med at få ændret

de arealer ligger jo faktisk for det meste i attraktive områder nemlig i byområder hvor der er god mulighed for at etablere bygninger der kan lejes ud eller sælges så det er sådan set interessante områder og derfor er jeg også overbevist om

vil kalde på interesserede investorer der gerne vil lave partnerskab med dsb i

at få det her udnyttet så det kan blive

forladte områder og noget der måske ikke passer så godt ind i det landskab

faktisk det er rigtig godt håndværk at der kommer det her forslag

demokratisk faktisk nu når vi skal tage nogle beslutninger i folketinget skal vi jo tage dem på det højest mulige oplyste grundlag

få et højere vidensniveau derfor har vi jo også sager om de her fredninger der netop skal give os et indblik i hvad eksperterne

her forslag handler altså om dsb sov

det giver rigtig god mening og det virker fornuftigt at dsb ejendomsudvikling as faktisk

får lov til at få udvidet deres mandat her men igen er der et demokratisk aspekt nemlig at vi skal værne om vores kollektive trafik vi skal værne om den oplevelse vi har som borgere i det her samfund og vi skal værne om velfærden

ordføreren fra socialdemokratiet og egentlig også den gode idé fra

ordføreren fra df kunne vi øremærke nogle af de her midler til at sørge for at vi sikrer

det mener jeg måske også er en demokratisk pligt i forhold til

til ikke at støtte lovforslaget medmindre vi kan pege

øremærke nogle af midlerne og sørge for at tage

kommerciel udvikling af ejendomme kan jo gå hen og blive sådan et redskab for i dag kan vi i hvert fald konstatere at rigtig mange bygninger og arealer forfalder sf ønsker at styrke dsb og udvikle jernbanen til en endnu mere attraktiv transportform

vi vi kan sige det på den måde at det skal være direkte lækkert at tage med toget det handler selvfølgelig først og fremmest om at man bliver flyttet med tog fra et sted til et andet men hvis flere skal lade bilen stå og tage kollektiv transport skal hele oplevelsen være på plads helt fra start til slut med mulighed for at parkere bil og cykler ved dsb stationerne ved at få mulighed for at man kan købe kaffe og noget at spise at man har hygiejniske toiletter og at der rent faktisk også er åbent ind til dem og med adgang til stabil netforbindelse

bliver togtiden en tid man kan bruge til noget fornuftigt derfor skal vi styrke dsb og ikke plyndre foretagendet nu vil et flertal altså foretage

et mindre togrøveri ved at snuppe nogle penge fra dsb

det her system med at man giver og man tager er ikke nok for sfs ambitioner

jernbanen vi ønsker en stærk moderne jernbanedrift som er et ægte alternativ til bilerne og det kræver

med lovforslaget er at skabe hjemmel til at dsb kan forestå udviklingen af dsbs ejendomme gennem sit datterselskab dsb ejendomsudvikling as baggrunden for lovforslaget er en aftale mellem regeringen dansk folkeparti og radikale venstre af tolvte november to tusind og sytten om erhvervs og iværksætterinitiativer

nedsat kontraktbetaling til dsb på to

det følger samtidig af aftalen at der med en ændring af lov om dsb skal gives dsb friere rammer til at generere indtægter fra kommerciel ejendomsudvikling for herved at understøtte virksomhedens økonomi dsb vil fortsat have togdrift som sin primære aktivitet i dag deltager dsb ejendomsudvikling as i den helt indledende udvikling af dsbs ejendomme

skal nu give dsb ejendomsudvikling as mulighed for i et partnerskab med en eller flere private investorer at forestå udvikling af dsbs ejendomme

videre i de næste faser af projektet der har til formål at opføre byggeri som efterfølgende enten udlejes eller sælges dsb ejendomsudvikling as vil skulle eje halvtreds

og den private investor vil skulle eje halvtreds procent af selskabet ejerfordelingen vil senere kunne ændres dog vil dsb ejendomsudvikling as ejerandel ikke kunne overstige halvtreds procent afslutningsvis ser jeg frem til den videre behandling af forslaget og står naturligvis klar til at besvare de spørgsmål som udvalgets medlemmer

er jo med bemærkningerne

direkte forbindelse imellem den nedsættelse af kontraktbetalingen man vedtog tilbage i to tusind og sytten

at give dsb mulighed for at udvikle sin ejendomsportefølje

det siger i godt nok men vi siger nu

halter fordi lovbemærkningerne jo helt

i den aftale aftaler man samtidig at give

dsb mulighed for ejendomsudvikling

man reducerer kontraktbetalingen samtidig med at man giver dsb nogle friere rammer til

indirekte statsstøtte eller

smart omgåelse af statsstøttereglerne er man sådan helt sikker på det jeg føler mig nemlig

fra staten til dsb man må også gerne give dsb mulighed for at ejendomsudvikle

samarbejde med private investorer der opnås jo

ved at dsb som har forstand på banearealerne og hvordan

deltager i selve ejendomsudviklingen sammen med de private så det er et forslag der skal generere nogle større værdier til gavn for

hvordan forholder ministeren sig til den feedback han har fået

med de her midler i forhold til at det kommer fra fra grunde som

skal give dsb mulighed for at udvikle og sælge de grunde

og om der skal øremærkes nogle af midlerne til at forbedre den kollektive transport

i byen i lyset af at det måske bare kan blive meget dyrere erhvervslejemål eller til de rigeste i forhold

er at man skal bruge et provenu fra et effektiviseret dsb til erhvervs og iværksætterinitiativer i en aftale mellem regeringen og dansk folkeparti og radikale venstre

så det er det man har besluttet at provenuet fra et mere effektivt dsb

betydningen af tro kulturelle forhold og lignende i forbindelse med straffens fastsættelse

relativt enkelt særlig når man taler om betydningen af tro og kulturelle forhold for straffens fastsættelse at

det burde være relativt enkelt at sige at den betydning er der ikke

om at det kan være en formildende omstændighed at man slår sine børn fordi man kommer fra en anden kultur og når vi ser det

vi selvfølgelig nødt til at handle i danmark accepterer vi accepterer vi under ingen omstændigheder at forældre slår deres børn vi har jo afskaffet revselsesretten i folketinget for en hel del år siden og så er det jo i den sammenhæng

som sagt fuldstændig ligegyldigt hvilken kulturel kulturel baggrund man kommer fra fordi kulturelle

være en undskyldning for vold derfor

også det her lovforslag hvor vi indskærper at tro og kulturelle forhold eller lignende aldrig må indgå som en formildende omstændighed i strafudmålingen hverken når det gælder gerningsmandens tro eller kulturelle forhold eller

det er lige så vigtigt at når der bliver fremsat påstande om at offeret har opført sig i strid med normer for god opførsel efter en bestemt kultur ja så skal det heller ikke kunne tillægges vægt som en formildende omstændighed

er det her sidste gang vi har set en domstol afsige

set en tendens til at det

betydning og gjort til en formidlende omstændighed

kunne ske i sverige godt at det her er danmark det må være noget de gør på den anden side af øresund

i forbindelse med en en sag der handlede om forældre der havde været voldelige over for deres børn havde tillagt det betydning i dommen

så havde vi også balladen i danmark for så var det lige pludselig

der ikke havde styr på deres ting så var det også os der havde sovet i timen

ville se på at lave reglerne om det er så derfor vi står her i dag

ministeren har fremsat det her lovforslag der gør op med den problematiske mulighed der har været

tro kultur og så videre skal selvfølgelig være fuldstændig underordnet når man

jeg også utrolig glad for at ministeren

kigger på den her slags ting kigger på kultur

kigger på religion men ser på hvad det er for en forbrydelse der er blevet begået

kigge på kultur religion og den slags det må være underordnet

støtter dansk folkeparti forslaget her

været af lovforslaget så er meget i tvivl

gøre en forskel er det ordførerens opfattelse

et lovforslag her igennem for mig at se er der ikke nødvendigvis tale om en formildende omstændighed

blevet bemærket at der kunne være kulturelle forskelle og

skulle vurdere hvorvidt man må være medlem af det ene og det andet eller har en kultur altså hvad må man

hensyn til som dommer så helt kort kommer det her til at ændre noget på den måde der bliver

beslutter sig for at ophæve spørgerens immunitet

i forhold til den konkrete sag som jo også nævnes

synes jeg at det er noget man har lagt vægt på i dommen ikke at det nødvendigvis har været en formildende omstændighed jeg

gøre noget ved familiemedlemmer som vi slet ikke kan se i dansk sammenhæng er ret og rimeligt så jeg er helt enig i hensigten men men for mig har det været meget svært at sige ja til det her forslag fordi jeg

det nytter andet end at vi sætter fokus på en politisk retning og den politiske retning er meget enig i jeg kan bare ikke rigtig se at det rigtig nytter noget juridisk og det hører jeg heller ikke ordføreren sige at det gør men at det er væsentligt for ordføreren at man ikke tager det her med i betragtning på nogen måde

er nogle klare begrænsninger vi ønsker ikke at vi har

vi lige pludselig vil se flere sager altså det her er i virkeligheden for mig at se jo præventivt for at man kan undgå den situation som jeg kan forstå

for retten i næstved hvor

afgørelsen fremgår at retten har lagt vægt på at der var tale om simpel vold og enkelte tilfælde af trusler sammenholdt med at forholdene lå tilbage i tid at forholdene måtte anses for at være kulturelt betingede og at de ophørte efter at de tiltalte af kommunen havde fået anvisninger på hvordan børneopdragelse håndteres

det er baggrunden for at vi i dag behandler et forslag til lov om ændring af straffeloven hvor det præciseres at kulturelle forhold tro og lignende

i tidligere tider i danmark har det jo været normalt

ikke fordi forældre

lidt pænere end at sige vold mod børn men det var

heldigvis været en udvikling i danmark som har gjort at det gør vi ikke længere og det er endda blevet lovfæstet at

er ulovligt og det er rigtig fint så når folk kommer til danmark fra en anden kultur og kommer fra et sted hvor det stadig væk er normalt at bruge vold og trusler

kan man jo godt forklare

det der er baggrunden for at de gør som de gør men man kan ikke forsvare at de gør som de gør fordi der er altså kun en lov i danmark og den gælder alle personer der befinder sig i riget det er ikke sådan at der er

hvis man har en bestemt kulturel baggrund straffes man mildere end hvis man har en anden kulturel baggrund det er altså det som vi nu

klart og entydigt med den her lov

i danmark så får du en straf og

ligeglade fordi det kan som sagt bruges som forklaring men

nogen betydning at man har en anden kulturel baggrund end dansk og det er et vigtigt

at få sendt at som led i børneopdragelsen bruger vi altså ikke vold i danmark

klar og tydelig evidens for

vi kan jo kun glæde os over at det altså er muligt at ændre kulturelle normer det er muligt at ændre den måde som vi som forældre

i dag er det jo heldigvis fuldstændig utænkeligt at

opdragelsesmetoder som også

hvor man har fået tæsk af sine forældre med livrem og bøjler og

det er heldigvis historisk og det er ikke

vi vedtager lovforslaget det er et ganske signal at få sendt både til forældre i danmark men også til

og de ting som man egentlig ikke fremover ønsker at retten må tage hensyn til har der været eksempler på at retten i danmark

givet en formildende straf altså der

nogle af de høringssvar vi får siger meget klart

er noget der er nødvendigt og noget der er godt at gøre altså fordi vi har set eksempler på at der er brug for

forældrepar og det er den konkrete

er mig helt uklart også i forhold til hvad ordføreren har har nævnt af begrundelse altså der er ikke noget i i den dom som ikke ville være være fornuftigt set ud fra

er ikke noget i den dom som er synderlig anderledes end hvad vi ønsker fremover når vi får det her lovforslag gennemført

spørger bare ordføreren er der noget i den dom fra næstved som gør at det her lovforslag fremover

enkelte tilfælde af trusler sammenholdt med at forholdene ligger tilbage i tid at forholdene må anses for at være kulturelt betinget

efter at de tiltalte af kommunen har fået anvisninger på hvordan

man skal jo ikke have besøg af kommunen for at indse at man ikke må slå sine børn og true dem

kende loven og vide at sådan gør man ikke i danmark det kræver altså ikke besøg fra kommunen og at det er kulturelt betinget

underordnet det er ikke noget retten skal lægge vægt på så ja

denne lov gør op med retten vil ikke fremover kunne lægge vægt på at

handler om jeg vil bare lige notere eller nævne her at lovforslaget tager udgangspunkt

enkelt dom

er anket det synes jeg og det synes vi i enhedslisten

eller i hvert fald at det her lovforslag prøver at løse et problem som er

et slag i luften altså at man forsøger at løse et problem som ikke rigtig

hos de danske domstole så har jeg hørt tidligere ordførere tale om svenske domstole og så tænker jeg det må de selv finde ud af ovre på den anden side af vandet i hvert fald synes jeg bare det er vigtigt at vi lige tænker over at det her altså handler om en enkelt dom som det her lovforslag er blevet til på baggrund af når det er sagt synes vi jo i enhedslisten at det er rigtig vigtigt at bekæmpe vold i hjemmet

er rigtig positivt at regeringen på det her punkt gerne vil imødekomme istanbulkonventionen

regeringen lidt mere afvisende

som i kan høre at

det virker lidt som et slag i luften samtidig er vi jo enige i intentionerne med lovforslaget altså at vi skal forebygge

særlig kvinder vi ser frem til udvalgsbehandlingen hvor vi vil prøve at granske nogle af de høringssvar som er ret kritiske over for det her lovforslag der er nogle bekymringer for at man her går ind og blander sig i domstolenes

lidt i enhedslisten det i hvert fald noget vi gerne vil se nærmere på udgangspunktet er i hvert fald her at vi kommer til at stemme gult til lovforslaget men vi vil som altid gerne bruge udvalgsbehandlingen på at blive lidt klogere

hilse fra radikale venstre som desværre ikke kunne være her og sige

byret i danmark der har lagt vægt på at volden var kulturelt betinget

det bør tillægges vægt at

en kulturel baggrund eller skal det ikke være noget man tillægger vægt

men at man ikke vil stemme for lovforslaget

enhedslistens ordfører fremfører i dag

vil jeg gerne have en forklaring på den anden ting der ligger i det her og som jeg faktisk synes er en lille smule centralt er at ordførerens argumentation går på at det her

én sag jeg kan tydeligt huske dengang enhedslisten med bulder og brand var ude og markere meget kraftigt

og som fik et helt andet resultat da den røg videre til næste instans

er det et vigtigt spørgsmål så jeg forstår det

altså enhedslisten må gerne tage en dom op

den vigtig men regeringen kan ikke tage en dom op

vi har diskuteret meget her men har jo været rigtig mange andre domme der har omhandlet voldtægter her er der tale om én dom når det er sagt

er der jo her kun tale om én dom som endda er anket og jeg mener ikke at der i folketinget er præcedens for at vi ændrer lovgivningen på baggrund af én dom

den sag som ordføreren omtaler

landsretten og hvor de pågældende personer blev dømt men der tog man jo udgangspunkt i én dom som man synes var uretfærdig for at rejse at rejse hele den her debat

var helt fair at enhedslisten slog på tromme for det for hvis der var én sag

men lad mig vende tilbage til udgangspunktet jeg forstår sådan set ikke at ordføreren

skal tillægges vægt jeg var helt enig i det som enhedslistens ordfører sagde og så kom konklusionen

det er da dybt paradoksalt hvori

hvad dommerne skal tillægge vægt og ikke tillægge vægt på en uhensigtsmæssig måde

bliver fremhævet i flere af høringssvarene så ja på den måde

godt forstå at både herre jan e jørgensen og herre peter kofod synes det er lidt tvetydigt

vi er kommet frem til i enhedslisten lige nu er at vi har tænkt os at stemme gult til det her lovforslag men vi vil som altid bruge lovbehandlingen på at blive klogere og så kan det jo være at herre peter kofod kan

min kollegaer og mig til at skulle mene noget andet men det er det svar

ja det er én dom men det der er specielt ved den dom er at man eksplicit skriver at man har taget hensyn til det kulturelle

det der er anderledes ved den dom

det der er principielt det er det der er historisk

den kan danne præcedens mit spørgsmål er hvor mange domme skal der til før enhedslisten synes det er nok og at man nu skal gøre noget ved

vi er som bekendt socialister og derfor går vi ind for en adskillelse

drejer sig om børn der har fået tæsk derhjemme jeg forstår ikke at ikke har en højere prioritet end religionen og kulturen

stoppet og vi er rigtig glade for at særlig højrefløjen herinde har ændret holdning til det her spørgsmål

det herre

på et tidspunkt mens han tjente ude i indien

en enke af sagde jamen det er jo vores tradition at brænde enker af til det svarede charles napier at det er vores tradition

det er jo sådan set det som den her diskussion drejer sig om det er en retsstat og nogle traditioner der står over for hinanden man kan ikke et helt overføre

ikke er tilladeligt så kan man ikke komme og bruge sin kultur eller sin religion som undskyldning

hård men mindeværdig måde fik sagt

kriminelle handlinger skal straffes ens uanset hvilken kulturel eller religiøs baggrund gerningsmanden har og

at kultur eller tro skal tillægges vægt

det ville også være mærkeligt at gøre det

der er sagt mange gode ting i debatten indtil videre en ting jeg

grundlovens § halvfjerds den fastslår jo at religion hverken kan bruges som undskyldning for at blive fritaget for sine rettigheder eller sine pligter

men den kan altså heller ikke bruges til at man bliver fritaget for sine

netop for at undgå præcedens og for at slå fast hvordan tingene forholder sig

det er et rigtig godt og fornuftigt lovforslag som liberal alliance naturligvis

mine ordførerkolleger at jeg skal være meget meget præcis for

om man er for eller imod at tage vare på nogens religion eller

betragtes som en undskyldende omstændighed at gerningsmandens adfærd kan tilskrives dennes tro kulturelle baggrund eller lignende

for for eksempel overtrædelse af straffelovens regler om vold som ved valget mellem betinget eller ubetinget fængsel

seriøst når vi får høringssvar der kraftigt antyder at her er der en lovgivning der måske i værste fald er populistisk uden rigtig at

andet end at sætte fokus på et område vi gerne vil sætte fokus på nemlig at der er bestemte kulturer her i danmark som vi

i rigtig mange tilfælde er

min tale herfra fortælle hvad det er der ligger til grund for at vi

jeg ville egentlig sige ja da jeg så det første gang fordi jeg som sagt er enig i hensigten så røg jeg over i

for og imod og nu tror jeg

synes jeg hvis vi ellers forstår det korrekt men i udvalgsbehandlingen vil jeg naturligvis undersøge om det her lovforslag vil ændre noget hvis vi stemmer det igennem således at det bliver nemmere

hvis det gør det stemmer vi selvfølgelig også for

er ret godt gennemførelse af ovennævnte lovforslag vil indebære en både usædvanlig og helt unødvendig fornyelse i

strafferet baggrunden for lovforslaget er en dom afsagt af retten i næstved den tiende oktober tusind og sytten som beskrevet i

til lovforslaget blev et vietnamesisk forældrepar fundet skyldige i vold mod deres børn straffen blev fastsat til fængsel i henholdsvis tre måneder og fængsel i tres dage i begge tilfælde blev straffen gjort betinget retten lagde i den forbindelse vægt på at der var tale om simpel vold og enkelte tilfælde af trusler at forholdene lå tilbage i tid at forholdene måtte anses for at være kulturelt betingede og at volden ophørte efter at de tiltalte af kommunen havde fået anvisninger på hvordan børneopdragelse håndteres i danmark det lyder jo ret fornuftigt

en formildende omstændighed at der har været en anden kultur i spil

det bemærkes at volden bestod i lettere slag med flad hånd og spisepinde og at moderen desuden blev dømt for at have truet sine drenge med at klippe ørerne af dem olign hvis de ikke opførte sig ordentligt

ikke nogen holdningsforskelle vi er meget enige i at det

i danmark det interessante er om dommerne rent faktisk

og velbegrundet retten nævner ganske vist at udøvelsen af den ulovlige revselse var kulturelt betinget men dette er ikke udtryk for at retten tillægger dette betydning som en undskyldende eller formildende omstændighed eller som begrundelse for at gøre straffene betinget bemærkningen bidrager derimod til at forklare baggrunden og forløbet

helt enige i hensigten men en professor i strafferet

med flere organisationer som opbakning blandt andet det kriminalpræventive råd der også

børns vilkår foreningen af udlændingeretsadvokater sos racisme ssp samrådet og rigsadvokaten de siger det samme som professoren men de

jeg må også som ikkefaglig og ikkeekspert

er at når man er enig i indholdet

i lovgivningen fastlægger hvad

fremgår det direkte af straffeloven at hvis en forbrydelse er foretaget af flere i forening

uenig i og så er det noget vanskeligt at forstå hvorfor man så synes

men tænk nu hvis det ikke er os politikere der i den her sag er de rigtige til at vurdere om en dommer skal se bort fra det her altså det element at der er er kulturelt betinget

er uddannede jurister der faktisk er rigtig dygtige

der skal vurdere om noget der rent faktisk ikke hjælper noget

som et lovforslag fordi vi herindefra gerne

politisk signal det er ikke mig der skal sige ja til det fra

der lyder det til når jeg læser høringssvarene

en politisk intention her et lovforslag som vil noget godt og som vi er fuldstændig enige i

hvor man kommer fra eksempelvis har begået vold over for sine børn eller synes

og jeg kan så se at herre rené gade ryster på hovedet det synes man ikke

det jo ikke skader noget at sige ja til det her lovforslag så vil vi klart overveje at sige ja

ikke se at vi skal gennemføre lovgivning der ikke nytter noget

en risiko for i en tid hvor der er ret mange slagsider i den politiske debat

stigmatisere minoriteter

skal helst nytte noget når man inddrager noget der kan komme til at stigmatisere minoriteter

understreger at reglerne er ens for alle der gælder fuldstændig de samme regler uanset hvem man er og hvad man tror på og hvilken baggrund man har så er det de regler der gælder så allerførst mener ordføreren at det her er

stigmatiserende over for minoriteter den anden ting hvilken skade ville det gøre at stemme det her lovforslag igennem

jeg er helt sat af i forhold til den her diskussion

normalt har jeg det sådan at uanset om det er alternativet eller det er regeringen der fremsætter noget som vi

kan give god mening hvis vi synes det er godt så trykker vi på den grønne knap hvis vi synes det er dårligt trykker vi på den røde

lovforslag selv om jeg er enig i budskabet

vi er enige i at godt produkt hensigten med at bruge det her produkt er fint men altså

en lov om det hvis det allerede fungerer

hvis det ikke har nogen anden funktion juridisk

et lovforslag og så kan det lande i at der er nogle meninger omkring ære der

om kulturelle forskelle man sammenligner med en sag i sverige som er meget svær juridisk at sammenligne

populistisk propaganda i

det bliver vi i hvert fald ikke enige om så lad os tage noget andet ordføreren siger at det en blanding af magtinstanserne

sagt noget om at det her var demokratisk problematisk tror

er nogen sådan klar retning i besvarelsen men det står står meget klart

det er folketinget der skal bestemme hvad det er dommerne skal tillægge betydning hvad det er der skal være en

formildende omstændighed og hvad det er der skal være en skærpende omstændighed det er noget der ligger her så hvad er det der er så problematisk i forhold til

har indtil nu med det her enkelte eksempel der har været ikke været det der har gjort sig gældende det har været noget man har set man har fortalt at det

en betydning men det har tilsyneladende ikke haft nogen betydning for domfældelsen

som jeg læser det igen hvis der kommer eksempler på at det er tilfældet her

at det her lovforslag bare er rettidig omhu

at så længe der ikke er et ønske om

kan det i det her tilfælde godt ligne mere staffage end noget der reelt løser

fordi det er skik og brug dér hvor de to personer kommer fra er det så også stigmatiserende

fastslå at her tilsidesætter

at komme med eksempler der får det til at lyde som om vi går rigtig meget op i at frede kulturelle ideer som slet ikke hører hjemme i danmark

selvfølgelig skal sige fra over for ting

er lovlige i danmark vi skal ikke acceptere ting som vi ikke synes er ret og rimelige eksempelvis den konstellation mellem

pointerer stille og roligt at det har været meget svært at finde ud af hvad den her lov kommer til at bibringe af forbedringer

ud af i udvalgsarbejdet at der er en god grund til det men

at alternativet bakker op om hensigten og intentionen i lovforslaget

og så vil vi klart stemme for men

være pragmatisk hvis der kommer nye oplysninger som gør at noget

tidligere har tænkt pludselig bliver belyst

jeg til enhver tid sige ja og klart indrømme at vi tog fejl

er det samme her hvis vi finder ud af er nogle gode argumenter siger vi ja og

lov er lov og der findes ingen formildende omstændigheder med henvisning til religion eller noget andet kulturelt

på det i bredeste forstand og det behøver da ikke at være kultur sådan fra fra fremmede himmelstrøg alt ville jo glide for retssamfundet hvis man

have strafnedsættelse for spritkørsel fordi man eventuelt er vokset op i et alkoholikerhjem eller lavere straf for knytnæveslag en lørdag aften fordi ens far var voldelig

eller hvis man kommer fra et af de områder af landet jeg selv er vokset op i hvor ikke alle elementer af moms og skattelovgivningen er

skulle være en formildende omstændighed

den her dom fra næstved som vi har diskuteret noget

straffens udmåling og måske gør vi

for meget ud af det ved at lave et lovforslag

det men jeg synes jo alligevel det er bedre at forebygge end at helbrede senere derfor kan sf støtte lovforslaget

at alle borgere i danmark har respekt for landets love

fælles grundlæggende demokratiske værdier det er derfor bekymrende at der i strafudmålingen tages tages hensyn til at man ikke deler disse værdier det er jo kulturrelativisme når det er værst alt er ikke lige noget er bedre end andet de demokratiske frihedsværdier kommer først og også den demokratiske opdragelse der ikke omfatter fysisk irettesættelse det har vi længe været enige om at

i mere end tyve år har fuldkommen forbud mod fysisk irettesættelse og vold i hjemmet den fælles forståelse har været at vi som samfund har en pligt til at beskytte mod den form for overgreb overgreb der ikke bare efterlader fysiske mærker men også ar på sjælen

jeg kan derfor ikke forstå at vi åbenbart har et system der tager hensyn til at man i andre lande har vold i hjemmet når

det bliver nævnt eksplicit i

jo det der er historisk det er det der er det nye det kan danne præcedens og det er derfor at der skal lovgivning til for at sige at

må komme i anden række i forhold til den enkeltes ret til at bestemme over eget liv krop seksualitet uddannelse ægteskab og fremtid vi skal værne

om det udgangspunkt at alle er lige for loven har man slået sin ægtefælle sine børn findes der efter min overbevisning ingen undskyldning og da slet ikke en kulturel eller religiøs undskyldning revselsesretten er for længst afskaffet og vi skal ikke tillade undtagelser det er derfor kun positivt at vi i dag har denne

sidste punktum i historien for vold i hjemmet det er et levn fra fortiden

vil ikke blive savnet derfor kan det konservative folkeparti støtte lovforslaget

tage det her seriøst og straffe gerningsmændene

hvorvidt en dommer må tage hensyn til må lægge vægt på eller eller hvad dommeren nu må

siden oktober 2017 har vi andre eksempler på at der er blevet brugt ord

det skal i hvert fald ikke danne præcedens man skal

står her og diskuterer en lovændring for at komme

hvis ikke vi gennemfører den her lov er ordføreren så nervøs for at vores dommere rent faktisk

til en formildende omstændighed fremover er

jeg synes jo det her er uhyggelig enkelt man kan gøre det meget komplekst og lave nogle meget store diskussioner ud af det men for mig er det bare uhyggelig enkelt det er rettidig omhu det handler om at vi sikrer os at der sættes en stopper for at det her ikke er noget der kan risikere at finde fodfæste i dansk ret at man kan henvise til kulturel betydning at

tilknytningsforhold kan tillægges nogen betydning ved straffens

er det så os som politikere der skal blande os i det ja det er det vi skal have holdninger til

for et samfund vi vil have vi skal have holdninger til om man i dansk ret

det være en formildende omstændighed det kan det i min verden aldrig blive og det er os der skal

stilling til det det er ikke eksperter eller nogle udvalg

det er det man kalder demokrati og folkestyre

vi har set et eksempel på at kulturelle forhold er blevet tillagt betydning ved straffens fastsættelse i en konkret straffesag om vold mod børn ja det er én sag og lige efter den sag

startede hele den politiske debat og det er selvfølgelig det der har

vi sikrer os at det argument aldrig kan bruges i dansk ret kulturelle forhold kan aldrig retfærdiggøre

vold mod børn vi har afskaffet revselsesretten for mere end tyve år siden og det gælder uanset hvilken kulturel baggrund man har det slås klart fast med lovforslaget at

tro eller kulturel baggrund ikke kan indgå som en formildende omstændighed

fastsættelse af straffen det gælder både i forhold til fastsættelse af den konkrete straf og i forbindelse med valget af sanktionsform så sikres det også med forslaget at danmark i praksis lever fuldt op til europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet den konvention siger nemlig at medlemsstaterne skal sikre at det for eksempel i sager om vold ikke accepteres at handlinger retfærdiggøres med henvisning til kultur sædvane religion tradition eller såkaldt ære med de bemærkninger skal jeg takke for indlæggene og jeg ser frem til at svare

fra jørn vestergaard professor i strafferet læste jeg dele af op fra talerstolen for at være koncis nu vil jeg

tage noget af konklusionen tre fire linjer og læse op

som oplyst i bemærkningerne til lovforslaget har rigsadvokaten oplyst at den konkrete strafudmåling i ovennævnte sag er helt i overensstemmelse med retspraksis i sager om vold mod børn begået af deres forældre

således ikke grundlag for den opfattelse at domstolene ikke skulle være i stand til at tillægge kulturelle forhold den betydning og vægt som i de konkrete tilfælde måtte være

jeg har fået forelagt og det er et ikkeeksempel

nogen formildende omstændigheder der er blevet nævnt kulturelle forhold og

anklager og anklaget imellem og brugte de ord der nu

formildende er det ministerens opfattelse at det har været en formildende omstændighed i den her sag der

strafudmålingen er i overensstemmelse med med praksis på området derfor blev den jo heller ikke anket

man blandt andet vægt på at volden var kulturelt betinget

juridiske miljø der aldrig havde set det komme og så er det

ja men straffen var rigtig nok altså den

inden for det spænd man sådan kunne forvente at den skulle ligge men hvis vi først som lovgivere accepterer at der i en dom kan tillægges kulturel baggrund eller tro som grund så er det i min verden en glidebane

have nogle holdninger til om vi vil acceptere det står i en dom eller vi ikke vil acceptere det for mig handler

mere tydeligt at der ikke er et fortilfælde der gør at vi skal være nervøse for at dommerne ikke kan levere den professionalitet efter det ønske der egentlig er hensigten i det her lovforslag jeg synes bare

er ærgerligt at vi skal så meget rundt i den politiske debat også i medierne inden vi kommer her i salen hvor der bliver sammenlignet med sager fra sverige en enkelt tror jeg kun det var

et forkert grundlag der gør at man begynder at tænke at det her rent faktisk er en sag hvor det har været en formildende omstændighed det tror jeg vil være opfattelsen hos mange af

accepterer at dommere ved danske domstole kan tillægge kultur

i deres domsafsigelse det er vel det der er det principielle her

godt ske at man siger at den samlede vurdering gjorde at den straf der skulle udmøntes var rigtig men hvis vi som lovgivere med åbne øjne kigger på at der falder sådan en dom og accepterer at det kan blive retstilstanden i danmark skal vi da have en politisk holdning

om vi synes det er i orden eller ej

det her eu direktiv vil tilskynde til et mere langsigtet og aktivt medejerskab af selskaber der står nemlig og jeg citerer finanskrisen har vist at aktionærerne i mange tilfælde har støttet ledelsens overdrevent kortsigtede risikotagning endvidere er institutionelle

aktive ejerskab ofte utilstrækkelig og fokuserer for meget på kortsigtede gevinster hvilket kan medføre

god selskabsledelse og ikke optimale resultater det er jeg som socialdemokrat fuldstændig enig i

siger at læren fra finanskrisen er forskellig fra parti til parti så understreges også af at der i

desværre ikke nævnes noget om at

årsagerne til finanskrisen var vanvittige aflønningsmodeller og lønstrukturer

det er jo her der i virkeligheden ligger noget politik det er jo her vi kan forebygge en destabilisering af finansmarkederne og det er her vi virkelig kan kan gøre en forskel for at forebygge at vi kommer i en finanskrise igen men det tør regeringen åbenbart ikke

jeg tilbage til det overordnede indhold i det her lovforslag

er jo at børsnoterede selskaber får bedre mulighed for at identificere deres aktionærer

sådan at aktionærerne kan udvise et aktivt ejerskab det er fuldt forståeligt og godt

transaktioner mellem det børsnoterede selskab og dets nærtstående parter skal godkendes af

inden transaktionerne gennemføres og visse af dem skal også offentliggøres på selskabets hjemmeside det er også rigtig rigtig fornuftigt

være sådan at institutionelle investorer og kapitalforvaltere

skal offentliggøre en politik for aktivt ejerskab

så er det jo vi kommer til noget om det med lønningerne nemlig at børsnoterede selskaber skal udarbejde og offentliggøre en politik for aflønning af bestyrelses og direktionsmedlemmer som fastsætter rammen for fast og variabel aflønning

udarbejde og offentliggøre en vederlagsrapport på individniveau for den

faktiske aflønning af bestyrelses og direktionsmedlemmer det synes vi er ganske fornuftigt

er et skridt i den rigtige retning og det vi selvfølgelig støtte men vi synes også det er påfaldende at regeringen fortsat også på det her område

overimplementere på den måde

flere steder i det her direktiv hvor man ikke udnytter

vil jeg selvfølgelig bore ud og følge op på i udvalgsarbejdet

at udlånsvæksten steg eksplosivt i banker med bonusser

for økonomiske tilbageslag den sammenhæng er rigtig rigtig godt beskrevet i rangvidrapporten det har med andre ord store samfundsmæssige omkostninger når virksomheder anvender aggressive bonusprogrammer det truer ikke alene den enkelte virksomhed men også stabiliteten i samfundet hvis lønningerne

derfor er det selvfølgelig positivt at man her i forslaget vil have børsnoterede selskaber til at udarbejde og offentliggøre en politik for aflønning af bestyrelses og direktionsmedlemmer

de politiske tiltag som reelt kan forebygge at vi igen får lønpakker med variabel løn og bonusser som kan bidrage til at destabilisere dansk økonomi her synes jeg simpelt hen regeringen glimrer ved et fuldstændigt fravær

sådan i overskriftsform

maksimalt tyve procent af lønnen må udgøres af variabel aflønning og vi siger også at det vil være en god idé at udvikle et csr kodeks for løn som vi sammen med staten og erhvervslivet kan prøve at formulere

er sket en eksplosion i de ekstremt høje lønninger i dansk erhvervsliv og det

noget til aktionærerne men vi synes også det skal være sådan at man maksimalt kan fradrage for ti million kroner

de forslag vi i hvert fald vil føre frem når vi forhåbentlig får opbakning til det af vælgerne

kan støtte det her lovforslag det skridt i den rigtige retning men der er stadig væk behov for at lave nogle tiltag på det her område

følger jo op på de initiativer

i forhold til det eu direktiv der blev vedtaget tilbage i maj måned to tusind og sytten nu er der mulighed for at gennemføre det

danske lovgivning som omhandler specielt de her regler og vilkår i forhold til de børsnoterede selskaber i dansk folkeparti er vi glade for at vi får skitseret nogle bedre markeringer af netop indsatsen

læse sig frem til og

formelle ejere men også og ikke mindst er de reelle ejere af forskellige børsnoterede selskaber socialdemokratiets ordfører var jo inde på

set enig i præmissen om at vi naturligvis skal

de her initiativer således at de her børsnoterede

udarbejde og offentliggøre en politik om aflønning af deres ledelser og deres ledelsesmedlemmer med fastsættelse af rammer for både den faste og den variable del af aflønningen

i forhold til de her omtalte lønninger men vi er selvfølgelig også enige

netop i forhold til at vi har set nogle ganske alvorlige eksempler til den dårlige side som tegner et skidt billede af hvordan man måske i nogle virksomheder mere

i dansk folkeparti er vi specielt interesseret i også at lave en aftale

eksempelvis set en velbjærget socialdemokrat som har fået en ganske god pose penge med sig fra fra hovedstaden i forhold til udvikling og så videre

laver nogle optionsprogrammer

bagefter notere en gevinst på fem og tredive million kr og andre i selskabet har fået endnu større beløb så vi hilser det velkommen at vi også får en principiel forhandling

det ser vi frem til også eventuelt efter et kommende folketingsvalg men det lovforslag som vi har her indeholder som sagt specielt nogle markeringer i forhold til de børsnoterede selskaber

folkeparti også tilslutte os vi synes at det er nogle

kommer på plads og det betyder også at

hvor andre måske har haft lyst til

at gå ind og ud med investeringer alt for ofte så

og det har selvfølgelig også betydet at vi her i folketinget har vedtaget jeg ved snart ikke hvor mange ændringer og stramninger af regler for at styrke det danske samfund

opstå så vi lærer af fortidens fejl og sørger for at vi har en økonomi der er mere modstandsdygtig måtte

stød til økonomien der har været taget rigtig mange initiativer

støttet ledelsernes overdrevne og kortsigtede risikotagning som det hedder i lovforslaget

en af de årsager der var medvirkende til dårlige resultater

en udmøntning af en eu beslutning om

mundret navn nemlig aktionærrettighedsdirektivet og

minimumsimplementerer vi det i dansk lovgivning det synes vi

det gør vi så også gældende her som sagt lyder et aktionærrettighedsdirektiv måske ikke særlig charmerende

formålet er ganske fornuftigt det drejer sig om at styrke aktionærernes villighed til langsigtet ejerskab i børsnoterede virksomheder og gøre aktiehandelen mere gennemsigtig implementeringen af direktivet vil blandt andet give aktionærerne mulighed for at samarbejde med investorer deltage i generalforsamlinger og styrke dialogen generelt mellem aktionærer og selskabet det er som sagt et lovforslag der udmønter et eu direktiv som gælder for alle eu lande

de fire centrale punkter i lovforslaget vil jeg kort nævne børsnoterede selskaber får styrket deres mulighed for at identificere deres aktionærer det aktive ejerskab vil dermed blive fremmet fordi kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne bliver lettere børsnoterede selskaber skal udarbejde og offentliggøre en politik for aflønning

og direktionsmedlemmer

hvis der forefindes nogle væsentlige transaktioner mellem det børsnoterede

skal det altså godkendes af selskabets bestyrelse inden det gennemføres og oplysningerne skal ligeledes offentliggøres institutionelle investorer og kapitalforvaltere skal offentliggøre en politik for aktivt ejerskab eller forklare hvorfor de ikke

sikre mere gennemsigtighed og styrke aktionærernes ejerskab over de aktier de investerer i for venstre er det vigtigt at selskabsledelse

foregår på en ansvarlig måde og at der bliver opnået fornuftige og optimale resultater både til gavn for virksomheden men også til gavn for danmark som land og for aktionærerne der har stillet kapital

styrker vi som sagt aktionærernes rettigheder ved at gennemføre dette

fornuftigt forslag som vi naturligvis støtter fra venstres

og det indeholder som vi ser det en række positive elementer som vi fra enhedslistens side støtter og vi kan derfor også støtte det samlede lovforslag for det første

pålægges det vi kalder institutionelle institutionelle investorer altså for eksempel pensionskasser et

politik om det man kalder aktivt ejerskab altså hvordan de investerer hvordan de

det er positivt for det er noget som borgere og investorer generelt har en interesse i at vide og som kan fremme en større bæredygtighed

men som blandt andet to og halvfems gruppen peger på

skal det måske i højere grad præciseres hvad der skal ligge

reference til nogle specifikke internationale rammeaftaler som findes på området der kan jeg se i høringssvaret

som skal fremgå af lovens bemærkninger og det kan man måske følge op på under udvalgsbehandlingen

rigtig positivt at man foreslår en større åbenhed

direktioner i de her virksomheder for vi har jo en udfordring som flere har været inde på både med de her meget farverige bonusordninger men også bare generelt i den måde som

cheflønningerne udvikler sig på økonomisk

og deres medarbejderes lønudvikling

en årsløn der er hundrede gange højere end gennemsnitslønnen for deres medarbejdere

direktøren i iss

en ratio på en hundrede og syv og halvfjerds altså en hundrede og syv og halvfjerds gange højere løn så de pågældende personer kunne altså gå hjem efter et par dage på arbejde i starten af året og så ville tjent det samme som dem

står på gulvet og skaber værdierne i virksomhederne

er parat til at gå videre fra regeringens side og der er tale om en minimumsimplementering her

meget enige i det der blev rejst af for eksempel to og halvfems gruppen

i storbritannien hvor virksomheder med over to hundrede og halvtreds medarbejdere

altså forholdet mellem cheflønningerne og lønningerne for folkene på gulvet der skaber værdierne i virksomheden

kunne få en lignende lovgivning i danmark og måske føre til en større ansvarlighed

at man skulle stå til ansvar over for både medarbejderne og over for borgerne i forhold til det løngab det løngab som er ved at udvikle sig mellem almindelige mennesker og dem

transaktioner med nærtstående parter det

kan være af enorm betydning både i forhold til værdi

et selskabs udvikling i høringsnotatet skriver ministeren at valget af minimumsimplementering er

måske et lidt utilfredsstillende svar til aktionærforeningens berettigede bekymring for at en hovedaktionær kan flytte store værdier ud blot det vedtages af bestyrelsen som de reelt selv har udpeget altså de nærtstående parter til skade for mindretalsaktionærerne og til skade for offentligheden der ikke får den åbenhed om transaktionen der bør være en selvfølge så der

et ændringsforslag der går lidt videre end den minimumsimplementering som man foreslår

handeler mellem et selskab og hovedaktionæren bør frem i åbenhed og behandles på en generalforsamling tiden er ved at løbe ud men jeg vil bare

at vi er positive over for forslaget også de elementer der er omkring ligestilling

udvalgsbehandlingen så skulle jeg også hilse fra sf som desværre

og sige at de også er positive over for forslaget

til disse forhold og så er det jo

og mulighed for indflydelse og så kan politikere bekymre sig om sager der er relevante for deres virkeområde

god gennemgang af de kritikpunkter der kan være i forhold til at

det bakker vi op om om det er to og halvfems gruppen eller socialdemokratiets ordfører eller enhedslistens ordfører

det rigtigt jeg tænker også

også at det fremover vil være i virksomhedernes interesse at tage den initiale ekstraomkostning måske at overimplementere noget hvis vi understøtter at det er den retning

vil sætte politisk for at få genskabt tilliden til virksomhederne der hjælper os med at drive danmark godt så måske behøver

minimumsimplementere for virksomhedernes bedste måske har virksomhederne faktisk også rigtig stor gavn af på længere sigt at blive motiveret til at skabe så maksimal åbenhed som overhovedet muligt fordi det er en tillidskrise der desværre er voksende i forhold til

sektoren og den kan vi politisk hjælpe med

fjerne over tid så det er et rigtig godt lovforslag som vi bakker op om

aktivt langsigtet ejerskab i

omkring dem igen børsnoterede selskaber

identificere deres aktionærer hvilket så igen gør det lettere for selskaberne at kommunikere med

aktionærer og dermed også fremme et aktivt medejerskab så giver lovforslaget mere åbenhed

aflønning af selskabernes ledelse

vederlagsrapport jeg synes det er fint at der kommer fokus på vederlagspolitikken i de børsnoterede

så får aktionærerne også ret til

stemme om vederlagspolitikken på selskabets generalforsamling ved enhver væsentlig ændring og mindst hvert fjerde år derudover skal større transaktioner til selskabets nærtstående parter godkendes af

det giver aktionærerne bedre mulighed for at vurdere vilkårene og rimeligheden af sådanne transaktioner

og det er fremmende for et aktivt medejerskab

der endelig de institutionelle investorer og kapitalforvaltere der skal offentliggøre en politik for hvordan de har tænkt sig

tage et aktivt medejerskab i forbindelse med deres investeringer

fleksibilitet i form af at man kan lave det her følg eller forklar princip som jeg også synes er ganske fornuftigt

om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab så har vi alle sammen fundet en mundret mærkesag til de kommende

de centrale punkter i i lovforslaget hovedformålet er

styrke det aktive ejerskab i børsnoterede selskaber og det handler om at give aktionærerne mulighed for

der foregår i i selskaberne

at udøve deres indflydelse aktionærerne er dem der bestemmer i selskabet og det skal de har mulighed for det kræver at de ved hvad der foregår og at der er en høj grad af

kan styre en stor børsnoteret virksomhed hvor der kan være meget komplekse forhold der kan være svære at gennemskue så vi vil hele tiden gerne sørge for at stille aktionærerne så godt som muligt i forhold til at kunne udøve deres ejerskab det indebærer

deltage og afgiv sin stemme ved

virksomhederne kan kontakte aktionærerne

bedre mulighed for at vide hvem aktionærerne er også hvis ejerskabet foregår gennem

selskaberne nemmere sende oplysninger om begivenheder i selskabet som for eksempel afholdelse af en generalforsamling til aktionærerne og dermed får aktionærerne bedre mulighed for at udøve deres rettigheder som aktionærer og som ejere

vederlagspolitik for aflønning af ledelsesmedlemmerne og den vederlagspolitik vil fastsætte rammen for både fast og variabel aflønning og så skal selskaberne lave og offentliggøre en rapport om den aflønning som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt eller har til gode for det seneste regnskabsår og igen for at

styrke debatten om om ledelsesmedlemmerne får den rette løn regeringen er så enig i at det skal være op til aktionærerne

det giver vi dem bedre mulighed for nu men vi har ikke tænkt os at lave lovgivning om hvad lønnen skal være der tror vi jo på at det må private virksomheder selv bestemme

væsentlige transaktioner mellem det børsnoterede selskab og nærtstående parter skal godkendes af selskabets øverste ledelsesorgan det vil sige bestyrelsen inden transaktionerne gennemføres og oplysninger om visse væsentlige transaktioner skal offentliggøres på selskabets hjemmeside og det er for at sikre at man ikke kan sende

store beløb til sin mor eller til andre nærtstående parter og dermed tømme

selskabet for værdier uden at det i hvert fald kommer til

vil tilskynde aktionærerne til langsigtet aktivt ejerskab og jeg er som sagt glad for at der var bred opbakning hele vejen rundt og selv om jeg

gerne ville gå videre og lave flere regler om aflønning og forskellige andre forhold så er jeg da glad for at

enige om at vi tager et skridt i

give aktionærerne

svage medborgere med dårlig økonomi og unge mennesker med mangelfuld økonomisk sans har i årevis lidt under at vi fra folketingets side ikke har reguleret og kontrolleret kviklånsmarkedet tilstrækkeligt vi tog hul på den opgave i vores regeringsperiode og det er den opgave som dette lovforslag nu bygger videre på hurtige dyre forbrugslån de såkaldte kviklån er meget lette at optage også selv om man ikke har

chance for at betale dem tilbage og dermed ender

i et morads hvor det ene lån optages for at kunne betale af på det andet gældsættelse gældsspiral og gældsfælde er ord der længe har passet på den situation en alt for stor del af

unge uerfarne borgere og ikke mindst en del af vore svage medborgere der ikke kan håndtere egen økonomi er endt i den ulykkelige tilstand skal der sættes en stopper for og derfor må vi gribe til lovgivning i to tusind og femten gennemførte vi med bred tilslutning end betænkningsperiode på otte og fyrre timer fra et forbrugslån bliver optaget til pengene bliver udbetalt så folk kunne nå at tænke sig om det forstod markedet lynhurtigt at styre udenom og derfor har den regulering ikke haft nogen som helst virkning og slet ikke den vi ønskede lovforslaget i dag sætter nu gang i kontroller og stramninger som skal sikre at kun borgere der har udsigt til at kunne betale tilbage vil kunne opnå lån i hastig rækkefølge kan nævnes tilsynet

skal udstede tilladelser ligesom bestyrelser og direktioner skal være egnede og hæderlige alle skal forpligtes til at foretage kreditvurderinger af lånere man skal følge reglerne om god skik og praksis finanstilsynet får indgrebs og sanktionsmuligheder forbrugslånsvirksomheder forpligtes til at indberette alle deres lån til finanstilsynet det lyder alt sammen godt nok

er fortsat en lang række mangler hvis vi skal komme problemet ordentligt til livs vi mener fra socialdemokratisk side at regeringen i netop denne sag burde være langt mere offensiv og gå helt ind til benet for at få ryddet op så vi for alvor kan få sat en stopper for udlån til folk der ikke har skyggen af chance for at betale tilbage for det første mangler vi det altafgørende instrument til at få overblik over hvem der har hvilke lån vi har brug for et nationalt register over alle forbrugslån

i dag findes kreditstatus som udlånsvirksomheder frivilligt kan tilmelde sig hver nat opdateres kreditstatus med hvem der har optaget nye lån og det betyder

mener at kreditstatus eller en offentlig pendant til kreditstatus skal være obligatorisk for alle der låner ud til forbrug også bankerne for det andet mangler vi noget der konkret beskytter forbrugerne fra at falde i gældsfælderne til at starte med derfor foreslår vi at

man kan tage samtidig og at lånene bør have et beløbsmaksimum

gældsætte sig yderligere når de først er blevet dårlige betalere dertil foreslår vi at der skal være loft over både den såkaldte morarente og

i det offentlige rum bombarderes vi med reklamer der lokker os med disse kviklån i dag kan man dårligt tage bussen gennem københavn uden at blive udsat for kviklånsreklamer på skærmene ligesom reklamerne målrettet går efter de unge forbrugere ved for eksempel at love dem flere penge til at feste for sidst på måneden det er direkte uhumsk adfærd fra virksomhedernes side

forbud mod reklamer for kviklån i det offentlige rum det skal være slut i alt har socialdemokratiet

i dette lovforslag og det synes jeg er ærgerligt det er uambitiøst

det igen om kort tid når det viser sig at regeringens forslag heller ikke slår til denne gang men det er desværre ikke det eneste der mangler i lovforslaget der er ikke afsat flere penge til finanstilsynet som selv skal finde penge inden for eget budget til at udføre denne opgave og hvad med de

facebooklån de er uafklarede

tilladelse til at låne ud via facebook og hvornår er der tale om systematisk udlån i denne sammenhæng hvad sker der med forbrugernes rettigheder når forbrugerombudsmanden erstattes af finanstilsynet som ikke har fokus på forbrugerne idet de kun kan handle i forhold til udlånsvirksomheden og hvordan sikrer vi at statistik for udlånsområdet kommer til offentlighedens kendskab der er et hav af spørgsmål som vi har brug for ministerens svar

alle behovet for det nationale kreditregister som en af de allervigtigste metoder til at styre forbrugslån så hvad venter vi på og hvorfor venter regeringen hvis vi indfører et nationalt kreditregister som bliver obligatorisk at bruge for alle dem der låner ud til forbrug vil vi få en lynhurtig afsløring af hvilke kviklånsudbydere der befinder sig på den forkerte side af stregen jeg vil i udvalgsarbejdet opfordre mine kolleger til at vi i fællesskab får skovlen under de forbrugslånsvirksomheder som spiller hasard med især unge og dårlige betalere der er en lang række dårlige historier om hvordan socialt udsatte optager det ene kviklån efter det andet uden at kunne betale det tilbage tragiske historier fra blandt andet center for ludomani som fortæller om at nogle optager kviklån for at kunne spille

og derfor må den store og modige kost frem fra gemmerne vi skal gøre det umuligt for de useriøse forbrugslånsvirksomheder at være på markedet

det er jo meget klart at både forbrugerombudsmanden forbrugerrådet tænk

advarer mod at man rent faktisk med det her lovforslag

reglerne fordi man fratager forbrugerombudsmanden nogle muligheder for at føre tilsyn

kompetence vil være en unødvendig lempelse af tilsynet med forbrugslånsvirksomheders efterlevelse af de forbrugerbeskyttende

et ændringsforslag til lovforslaget som følger op på den anbefaling om at fjerne den her § fem og tredive jeg vil bare høre hvordan socialdemokratiet

og det er fordi vi ønsker at vi skal se

som et hele vi skal ikke tage små delelementer vi skal tage det hele

har jeg også bemærket at både forbrugerombudsmanden

skal være en styrkelse af forbrugernes rettigheder og jeg tænker at det bliver vi simpelt hen nødt til at

der kan vi i hvert fald godt finde hinanden hvordan jeg vil stille mig til et ændringsforslag kan

villig til at vi arbejder med det under

tilsynet ind under finanstilsynet men samtidig opretholde de rettigheder og muligheder som forbrugerombudsmanden har i dag derfor virker det lidt mærkeligt at man fra regeringens side ønsker det argumentet er så at at det er fordi

så lægger man jo ikke de samme tilsyn ned over de her forbrugslånsvirksomheder som andre finansielle virksomheder og derfor er der heller ikke nogen grund til at de så også

det tilsyn som forbrugerombudsmanden har i dag det er svært at forstå logikken jeg

lidt andre aftaler end man normalt gør inden for den finansielle verden

rette sig imod virksomhederne og at man lidt glemmer forbrugerne i den

mindre lån forbrugslån udækkede lån og så videre lovforslaget indeholder jo dels forslagsdelen om

have en tilladelse hos finanstilsynet

beføjelser også vil finde

så er der også delen om forbrugerombudsmanden hvor man jo sikrer at tilsynsbeføjelsen også vil

retssager vedrørende de handlinger der strider mod god skik og så videre det synes vi

ganske fornuftigt og vi kan naturligvis også støtte de delelementer som regeringen har lagt op til men jeg synes også der er anledning til at

bruge lidt af debatten på at diskutere

er måske nok så væsentligt

det her lovforslag og der håber vi da i dansk folkeparti at man vil få de ting sat frem til politisk behandling og bliver det ikke under den her regeringsperiode

det komme under en ny regering som

de finansielle virksomheder som i dag er underlagt

kontrolmyndigheder og så videre via finanstilsynet

udnytter de huller

i medierne her i december måned som en virksomhed som jo siger jamen vi

vi er bare formidlere og vupti

sådan set bare har en facilitering via en facebookside hvor man så kombinerer en

den mediedækning der var i avisen danmark

hvor det var en person som som boede på et

udslusningshjem og som ikke havde fast bopæl

man så betale to tusind kroner tilbage

at man ikke ved hvem det er man låner pengene af det

blev mødt på sit udslusningshjem af et

slags eksempler der er allerfleste af i forhold til de her typer af private lån

vi slukker en masse små ildebrande men det brænder stadig væk en masse andre steder i forhold til de typer af udlån som der florerer og der synes jeg ikke at vi med det her lovforslag får hånd i hanke med eksempelvis de steder hvor det er lån mellem private i dansk folkeparti deler vi ikke den

at vi bare kan forbyde lån og

den præmis deler vi altså ikke

vi mener faktisk at det er sundt at man har et frit liberaliseret marked hvor man har mulighed for at udbyde og låne penge men det skal naturligvis foregå på betryggende

et loft der hedder x antal procent ja så vil nogle af dem der ligger under den procentsats i dag

hurtigt suse op og lægge sig ganske mageligt oppe på

og så vil vi sådan set sætte en del af den frie konkurrence

ud af drift det mener dansk folkeparti ikke er den rigtige måde gøre det på vi mener den rigtige måde

og vi mener at den lovregulering skal komme ved at vi sikrer at de produkter som virksomhederne får lov til at være kreditformidlere af og facilitere over for

gode betryggende vilkår hvor man også som forbruger har en god retsdækning i forhold til at kunne rejse sin sag

som i øvrigt skal finansieres og bliver finansieret af udbyderne såfremt man har været udsat for åbenlys åger hvilket jo også er ulovligt i henhold til den allerede gældende kreditpolitik og lovgivning som der er i danmark så vi støtter lovforslaget men vi vil gerne sige til regeringen at der er en masse ting som regeringen desværre

regeringen på nogen måde svarer på den kritik som

rejses hvis man nærlæser det sagen er jo den

skriver en undtagelse

ikke længere vil være tilsynsmyndighed for så vidt angår forbrugslånsvirksomheders overholdelse af blandt andet den civilretlige lovgivning det vil sige aftaleloven kreditaftaleloven renteloven og så videre det skyldes at

forbrugerombudsmandens tilsyn med den civilretslig lovgivning udledes af tilsynet med god skik hvilket dels fremgår af markedsføringslovens forarbejder

så selv om man siger at man altså beholdere nogle muligheder ovre hos forbrugerombudsmanden så

her føre til en svækkelse af forbrugernes mulighed for for eksempel at klage og kunne rejse sager og det vil medføre en svækkelse

konstatere den form for praksis fordi de

ikke længere vil modtage de klager der gør dem opmærksomme på det så derfor ville jeg bare

at fratage forbrugerombudsmanden

i forhold til de her virksomheder

er enige om at det vi i hvert ikke har brug for er mindre forbrugerbeskyttelse

men der er jo nogle steder hvor der desværre er nogle der udfordrer den lovgivning som der er herunder også vores kreditlovgivning det skal selvfølgelig

ind i udvalgsarbejdet

at gennemlæse og nærlæse de svar som der måtte komme

uhensigtsmæssigt at forbrugerombudsmanden med lovforslaget mister kompetencen til at gribe ind over for markedsføringsretslige overtrædelser i det omfang overtrædelser vil være omfattet af de god skik regler der forventes indført med hjemmel i lovens § syv stykke

vi virkelig skal tænke os godt om hvis formålet her er

at forbedre forbrugernes

komme til at gøre det modsatte det kan jeg altså være ganske bekymret for når jeg læser de her høringssvar så

drøftet det indgående og mange gange

når man ser at der er mennesker der kommer i økonomisk uføre fordi man låner penge man grundlæggende ikke har mulighed for

betale tilbage nogle gange når der er noget vi politisk ikke bryder

første indskydelse at jamen så lad os da lave et forbud

så simpel er verden ikke

brug for at låne penge på kort tid eller med en kort tidshorisont finder pengene andre steder end via et reguleret

nogle af de andre platforme vi ser i dag og jeg bryder mig

hvis lovgivning på christiansborg risikerer at betyde at vi sender forbrugere ud i et marked hvor det ikke er årlige omkostninger i procent man taler om men årlige omkostninger i fingerled derfor er der brug for at vi laver en

grundig og ordentlig forbrugerbeskyttelse

det er grundlæggende formålet med

er det altså en klar styrkelse af forbrugerbeskyttelsen at vi flytter

tilsynet med forbrugslånsmarkedet fra forbrugerombudsmanden til finanstilsynet det betyder at tilsynet med udbydere af forbrugslån styrkes og det gælder udbydere der ikke har en tilladelse som

fast at udbydere udbydere af forbrugslån rent faktisk foretager en reel kreditværdighedsvurdering af de kunder der ønsker at optage et lån

rejst en vis kritik af om det også har været tilfældet og det bliver i hvert fald slået fast med syvtommersøm nu og lovforslaget er en del af den strategi som regeringen præsenterede tilbage i maj to tusind og atten nemlig at

det betyder altså at hvis en virksomhed vil udbyde forbrugslån

skal der altså indhentes en tilladelse hos finanstilsynet forbrugslånsvirksomheder og virksomheder der yder kviklån og virksomheder der yder lån til finansiering finansiering bliver underlagt

det er altså efter min bedste overbevisning

skal drive forretning med god praksis og en kreditværdighedsvurdering skal sikre at der kun udstedes lån til forbrugere forbrugere der reelt kan betale tilbage og produktet skal også være hensigtsmæssigt

det er altså en klar skærpelse i forhold til

gældende regler jeg synes det er vigtigt at vi sørger for at

der er en ansvarlig regulering når det gælder kviklån og jeg synes det er naturligt at hvis man udbyder kviklån

så må man altså under det samme tilsyn som banker og andre finansielle virksomheder

er det her jo ikke endemålet som det også fremgår af det forbrugerpolitiske udspil fra regeringen i maj to tusind og atten

er der et arbejde i gang blandt andet for at kigge på det som fru karin

den har været ekstremt effektiv for den type lån er der ikke længere men mere realistisk kan man nok sige

et bredt flertal i folketing syntes gav rigtig god mening drøftelserne omkring et gældsregister

er også noget af det som pågår i det arbejde der fortsat finder sted

stramme op på reglerne her for det er vigtigt at der er

klar og effektiv

som sikrer at der altså ikke udbydes lån til folk der ikke har en kinamands chance for at få

mener grundlæggende at det her lovforslag er et vigtigt skridt i den rigtige retning

at selv om man godt nok lægger det her

forbrugslånsvirksomheder jo slet ikke underlagt den finansielle lovgivning og det bliver de heller ikke med med det her lovforslag så det er stadig væk en særlig gruppe forbrugerombudsmanden peger også på at der er en række andre sektorer af virksomheder som også har en

noget som fødevarer inkasso og en række andre

samtidig er omfattet af af markedsføringslovens regler om god skik så der er ikke noget i vejen for at man kunne sige at her har vi altså at gøre med en bestemt

som i øvrigt gælder finansielle virksomheder og derfor har vi et tilsyn finanstilsynet i forhold til en licens men vi har altså stadig væk brug for et et tilsyn forbrugerombudsmanden i forhold til at beskytte forbrugernes interesser for eksempel i forhold til urimelige renter og oplysninger og markedsføring

forbrugerombudsmanden over til finanstilsynet det er rigtigt at så er der nogle ting

værktøjskasse skrappere og det er et skrappere tilsyn i forhold til det som forbrugerombudsmanden kan altså der skal gives tilladelse hvor forbrugerombudsmanden griber ind hvis der er overtrædelser af god skik

og det er intentionen med lovforslaget så det håber jeg vi kan få afklaret så vi forhåbentlig

der er entydigt tale om at vi skærper reglerne det er hele formålet

meget aggressive markedsføring over for kunderne om vildledende markedsføring om alt det som typisk har ligget hos forbrugerombudsmanden

vil de fleste få men at det derimod

overordentlig vanskeligt at påvise at forbrugslånsvirksomheder overtræder kravene i praksis i et sådant omfang at tilladelsen til at drive virksomhed vil kunne inddrages

tilladelse men det vil næppe nogen sinde ske til gengæld vil man miste den mulighed for at kunne klage til forbrugerombudsmanden og den vej igennem få rejst nogle sager altså

en tredje behandling hvor vi faktisk har svækket forbrugerbeskyttelsen så

jeg er glad for anerkendelsen af at finanstilsynet

nogle nogle ret skrappe værktøjer og at den måde som tilgangen er på er anderledes

ganske klart med lovforslaget men lad os da endelig være sikre på at vi har en fælles forståelse af det der er hele hovedessensen i lovforslaget

diskutere herinde og som jo også

der er store problemer med der er muligvis enkelte ikkebrodne kar men i min opfattelse er det faktisk en branche som i meget høj grad er

for som det er fremgået af de debatter vi har haft

at en rigtig stor del af forretningsmodellen inden for den her branche er dårlige betalere altså man tjener simpelt

er mennesker der ikke har betalingsevne og som derfor kommer til at hænge på meget store renter og gebyrer

det er altså lovligt inden for de gældende regler og derfor er jeg også rigtig glad for at der er en tilkendegivelse fra socialdemokratiet om at det er noget man ønsker

det er mærkeligt at man bare kan oprette en forbrugslånsvirksomhed der jo låner millioner ud uden at have en licens til finansiel virksomhed det er jo normalt sådan i danmark at skal

mulige andre områder og det er fordi man anerkender at

er en særlig sektor så det er sådan set

også positivt at man vil øge kravene til kreditvurdering selv om det er lidt uklart hvad resultatet egentlig vil være af den her lovgivning hvis man stadig vil åbne op for

statistisk algoritmebaseret godkendelse

så som så men det er positivt det skal dog understreges at det her jo altså ikke betyder at de her kviklånsvirksomheder omfattes af lov om finansiel virksomhed altså lægges ind under finanstilsynet men det er

at de bliver omfattet af resten af den skrappe lovgivning som vi har på det finansielle område og det er også det der fører mig til

det næste spørgsmål som er det store men

det her forslag nemlig spørgsmålet om forbrugerombudsmandens rolle

når jeg læser høringssvaret fra forbrugerombudsmanden

rigtig rigtig bekymret for det der faktisk står meget klart er at vi med det her lovforslag risikerer at svække forbrugerbeskyttelsen og svække tilsynet

forbrugerombudsmanden som jo har ført en række sager på det her område får sin indsigt og konstaterer problemerne på området gennem de klager som kommer fra forbrugerne

at man mister den tilsynsret vil man heller ikke længere få muligheden for at føre det tilsyn og dermed modtage den type af klager og dermed

kunne rejse de her sager så konsekvenserne af at flytte den her kompetence som jeg læser det svar er altså

tilsynet med god skik reglerne efter markedsføringsreglerne har en række afledte konsekvenser i forhold til forbrugerombudsmandens kompetencer jeg tror eller jeg håber i hvert fald at alle partier herinde er enige i at det ville være en en

svække forbrugerbeskyttelsen og derfor synes jeg at vi vi

ministeren om op og ned i det her og om

svar på hvorfor man ikke

skal indberette de her ting men jo altså ikke bliver omfattet af finansiel lovgivning i øvrigt

fastholde forbrugerombudsmandens mulighed for at føre tilsyn sager og så videre i den udstrækning man kan i dag for så vidt jeg kan se

der ikke noget der forhindrer det her folketing i at vedtage det hvis det

i lovforslaget sådan som forbrugerombudsmanden foreslår sådan som forbrugerrådet tænk foreslår og sådan som dansk erhverv

og det er også sfs stillingtagen skulle

finanstilsynets kontrol og tilsyn altså lige meget

bank eller en virksomhed der udlåner til forbrug med forslaget forpligtes alle virksomheder der udbyder lån til at foretage en reel kreditvurdering af låntager så man sikrer at låntager har tilbagebetalingsevne og samtidig minimeres risikoen for brodne kar i branchen i og med at alle skal godkendes efter fit and proper regler altså leve op til krav om egnethed og hæderlighed liberal alliance støtter

svækket forbrugernes sikkerhed i det her spørgsmål ved at flytte tilsynet til netop finanstilsynet fra forbrugerombudsmanden

for forslaget vi er i den grad også for flytningen til finanstilsynet men med

der bliver rejst af forbrugerrådet tænk og også

i høringssvarene som er blevet drøftet og glimrende gennemgået i salen i dag

i udvalgsbehandlingen sikres at at der ikke er

en utilsigtet virkning dér som rent faktisk svækker forbrugernes sikkerhed det lyder i til at man godt kan lave den her forandring der er ønsket af regeringen uden

forbrugerombudsmanden selv om man flytter tilsynet det var

lad os kigge på det det vil være ønskeligt så synes jeg at

ordfører gav en glimrende gennemgang af hvad det egentlig var vi godt kunne have ønsket os mere af

ikke gentage men for at bidrage med lidt nyt til debatten

lige forventede ville være så krads i retorikken over for et eller andet der burde gøres noget ved som løfter stemmen og siger at det

en lydbog der hedder gud bevare afdragsfriheden af

magnus barsøe

til kviklån og forbrugslån det var helt sikkert at der skulle gøres noget mange af de elementer der er her i lovforslaget er lig det der blev sagt

debattøren og journalisten fra finans og jeg synes det er væsentligt at det

bare er en kamp imod nogle erhvervsvirksomheder med et blakket ry det

bevist som enhedslistens ordfører også sagde tidligere

udnytter de svageste

så er der x procent af dem der benytter sig af de her kviklån eller forbrugslån som rent faktisk har meget

ikke kan få lån andre steder og ellers ville gå endnu værre steder hen derfor skal

fastholde muligheden selv om det i overvejende grad er en meget kritisabel forretningsmodel der netop faktisk lever af at folk ikke betaler deres regninger så

i tilbagebetaling den her lille anekdote om at der er

for at sige at vi bakker op om lovforslaget men nogle gange

meget gerne understøtte det

men vi vil godt have mere

ikke for at gøre det sværere for virksomhederne at overleve det

nogle virksomheder der skal have det enormt svært

hen bare at der bliver skabt forståelse for en fælles analyse af

og det er i vores øjne i langt overvejende grad at udnytte dem der

ikke har nogen betalingsevne dem der står meget svagt og tjene penge på

det er vi selvfølgelig imod så vi er

det skal ske ved at finanstilsynet skal til at føre tilsyn med forbrugslånsvirksomhederne det vil betyde at der bliver stillet større krav om at der sker en reel kreditvurdering af forbrugere som ønsker at optage lån i dag er det for let for nogle forbrugere at optage

kan de havne i en håbløs økonomisk situation det er naturligvis først og fremmest den enkelte låntagers ansvar

gældsætte sig over evne men vi har også som samfund et ansvar

i det hele taget vil lovforslaget og ændringen af tilsynet betyde at der

især det her med den reelle kreditvurdering

at det er relativt let tilgængeligt at optage et lån men det må naturligvis ikke være på bekostning af en manglende eller mangelfuld kreditvurdering

også fra det konservative folkepartis side velkomment at der bliver strammet op

og den positive modtagelse af lovforslaget fra de fleste med lovforslaget styrker vi forbrugerbeskyttelsen på det finansielle område og det er absolut en styrkelse af forbrugerbeskyttelsen og absolut ikke det modsatte idet udbydere af forbrugslån bliver underkastet en strammere regulering og et skærpet tilsyn

alle udbydere af forbrugslån komme under finanstilsynets kontrol og tilsyn uanset om udbyderen er en bank eller en forbrugslånsvirksomhed

bred opbakning til dette og sigtet med at styrke beskyttelsen af forbrugerne indførelsen af det skærpede tilsyn med forbrugslånsvirksomheder skal ses i lyset af at det i dag er let for den enkelte forbruger

er derfor vigtigt at sikre at den lette adgang til forbrugslån ikke medfører at forbrugerne optager lån som de ikke har råd til at betale tilbage med lovforslaget forpligter vi forbrugslånsvirksomheder til at foretage en reel kreditværdighedsvurdering af de enkelte forbrugere der ønsker at optage et forbrugslån det skal ske før virksomheden og forbrugeren indgår en aftale endvidere underlægges forbrugslånsvirksomhederne en pligt til kun at udbyde produkter der på forhånd er fundet hensigtsmæssige for den forbrugergruppe som tilbydes produkterne det betyder bla

at det som udgangspunkt ikke vil være lovligt at målrette forbrugslån til forbrugere der er registrerede som dårlige betalere disse forbrugere har en dårlig betalingsevne og de bør derfor slet ikke have tilbud om lån desuden skal forbrugslånsvirksomhederne have forretningsgange for efterlevelse af reglerne om god skik tiltagene skal sikre at den lette adgang til at optage forbrugslån ikke medfører at forbrugerne bliver fanget i en gældsfælde hvor forbrugerne optager forbrugslån som de ikke har råd til at

kommer brodne kar ind på markedet for forbrugslån helt konkret indebærer lovforslaget at

skal have en tilladelse til at udøve forbrugslånsvirksomhed tilladelsen vil kun blive givet på betingelse af

bestyrelse og direktion eller den ledelsesansvarlige opfylder

vil finanstilsynet kunne inddrage

og den sanktion skal sikre at virksomhederne efterlever

om forbrugerombudsmandens rolle

kompetencer som forbrugerombudsmanden har i dag

kommer til at ligge i finanstilsynet i stedet for hos

at beskyttelsen af forbrugerne bliver mindre jeg mener

finanstilsynet har kompetencen til at føre tilsyn med den her slags aktivitet

bedre til at vurdere om

kunder for det er noget af det finanstilsynet har rigtig meget forstand på derfor føler vi at det ligger godt under finanstilsynet man skal være klar over at

alt hvad der hedder markedsføringsregler

stadig væk de samme muligheder for at føre tilsyn med som i dag så hvis der føres en vildledende markedsføring eksempelvis reklamer som

jeg synes også det er rigtigt at placere ansvaret for de enkelte tilsynsopgaver et sted i stedet for

i forhold til at der ikke er noget der

sag for den enkelte forbruger

jeg er helt enig i at det på mange måder er langt bedre

det kan finanstilsynet jo ikke gøre og det er heller

forbrugerombudsmanden fremadrettet vil kunne føre sager for den

rigtigt at forbrugerombudsmanden ikke sådan bliver det første sted som fører kontrol med god skik og måske derved har mindre viden om hvad der foregår det er jo så rigtigt nok

hvilke opgaver som forbrugerombudsmanden har i dag og hvor opgaverne så

kommer til at ligge fremover til brug for den udvalgsbehandling som

og dermed kunne kvalificere debatten lidt i

til hvilke kompetencer der ligger hvorhenne med henblik på at

betydelige opgaver som går tabt falder mellem to stole men at vi har det samme tilsyn blot bliver noget af det flyttet over i

og noget af det bliver liggende hos forbrugerombudsmanden men samlet set er det min opfattelse at det klart er en styrket forbrugerbeskyttelse men som sagt vil jeg

er sådan jeg forstår ministeren

ikke må reklameres med følgende

nogle eksempler på hvem det kunne være der er jo nogle principper som så skal håndhæves af finanstilsynet og der tror er mere hensigtsmæssigt at de bliver skrevet grundigt og præcist ned frem for

forbrugerombudsmanden skriver meget klart

gennemføre lovforslaget uden at undtage forbrugslånsvirksomhederne fra forbrugerombudsmandens generelle tilsyn med overholdelse af den civile

og dermed vil de ikke længere få den indsigt de har

andre finansielle virksomheder ind under tilsynet

vurderingen af om kreditvurderingen er god nok ligger mere naturligt hos finanstilsynet det er jo det de gør med andre banker men

men de omfattes jo ikke af en lang række

ind under lov om finansiel virksomhed eller

at forstå hvorfor de så skal undtages

som forbrugerombudsmanden også peger på at brancheorganisationen for kviklånsbanker har været meget interesseret i at komme fri af

er noget diskussion i øjeblikket om hvor godt tilsynet har været i alle situationer

udbyder finansielle produkter og det her er form for finansielt produkt og derfor mener vi at

en myndighed som er direkte specialiseret i den form for aktivitet som

bidrager til debatten i folketinget og han er hjertelig velkommen hver gang der

der er ikke flere som har bedt om ordet og derfor er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til erhvervs vækst og eksportudvalget hvis ikke nogen gør indsigelse betragter jeg dette som vedtaget

skadeserstatning formålet er nemlig at etablere en ny ordning der yder erstatning for skader opstået som følge af terrorangreb ved anvendelse af nukleare biologiske kemiske og radioaktive våben altså det man kalder

den nuværende ordning om terrorforsikring

fra to tusind og otte og har til formål at understøtte et privat marked for forsikring mod nbcr terror uden direkte støtte til de enkelte selskaber således at virksomheder og borgere kan beskytte sig mod økonomiske følger af den her type terrorhandlinger den eksisterende ordning

er baseret på at statens genforsikringsgaranti udløses når udbetalinger forbundet med nbcr terrorskader overstiger et niveau som bringer fem og tyve til tredive procent af det private forsikringsmarked i solvensmæssige problemer det er ikke obligatorisk

forsikringsselskaberne at tilbyde den her nbcr terrordækning i deres policer

så sket det at forsikringsbranchen har gjort opmærksom på at selskaberne

overvejer om de fortsat skal tilbyde den her dækning ved nbcr

udfordring er nemlig den at det er meget svært at beregne de forsikringsmæssige aspekter ved nbcr terrorangreb

forbundet terrorangreb hvor der anvendes den her type våben

at bringe sig frem til nogle meget sikre beregninger

at købe genforsikring på nbcr risici

genforsikringsmarked og det er

står med i dag nu er der så den her overhængende risiko for at de ikke længere vil udbyde

terrordækning og dermed vil de danske forsikringstagere stå uden mulighed for at forsikre sig mod økonomiske tab ved nbcr terrorangreb det skal vi selvfølgelig reagere på her fra christiansborg og

formålet med lovforslaget er så at erstatte den eksisterende ordning med en ordning der indebærer at forsikringsselskaberne kun påtager sig administrationen af forsikringsordningen men ikke den ikkeforsikringsbare økonomiske risiko ved nbcr terror dermed sikrer man også at erhvervsdrivende og borgere fortsat har mulighed for at få erstatning for de økonomiske følger af nbcr terrorangreb

det skal

af terrorforsikringsrådet bestående af relevante myndigheder og folk fra forsikringsbranchen

den nye terrorforsikringsordning skal baseres på at den økonomiske risiko ved nbcr terrorangreb i første omgang bæres af staten erstatningsbeløbene

skal så udbetales til de skadeslidte gennem terrorforsikringsrådet udbetalingerne finansieres ved et statsligt genudlån det vil sige et lån der optages af finansministeriet i

nationalbanken og som derefter genudlånes til andre institutioner udbetalingerne fra terrorforsikringsrådet bestående af erstatningsbeløb samt administrationsomkostninger

betales så af brandforsikringskunder til staten via bidrag fra alle forsikringstagere på brandforsikringer

det er meget klogt at bidragsbetalingen først vil blive iværksat efter at en hændelse har medført erstatningsudbetaling efter ordningen hvilket

der ellers kan komme samfundet og borgere til gavn

den statslige involvering i det her

milliard kroner i to tusind og ti prisniveau

borgerne og sige at radikale venstre også støtter dette lovforslag

en ny ordning for erstatning for skader

som kan opstå som følge af et terrorangreb på dansk territorium ved anvendelse af nukleare biologiske kemiske eller radioaktive våben

aldrig nogen sinde håber at det danske samfund vil komme til at stå i hverken civilretligt eller i

de mange danske virksomheder men desværre er

altså sådan at vi lever i virkelighedens verden og vi må tage skyldigt hensyn til de mulige farer og risici som er forbundet med

at bevæge sig rundt her på jordkloden

det jo ikke en obligatorisk ordning man har i dag via forsikringsselskaberne og det betyder

at mange af forbrugerne reelt ikke ved om de egentlig er dækket via deres forskellige policer inden for de her områder hvor det vil komme til at virke med den nye lovgivning her og hvor man jo så får en form for betalingsmodel lovforslaget er en ny hovedlov som så erstatter den gældende lov om terrorforsikringsordninger

og så synes jeg også det er godt at pointere at ministeren også beroliger os ved at

i den skriftlige fremsættelse bliver præciseret at den her nye forsikringsmodel opererer inden for den samme maksimale ramme det om femten milliard kr eller tretten

også rettidig omhu at have de her måske lidt uhyggelige men også

danmark skulle blive omfattet af forskellige terroranslag i kommende trusselsbilleder

om at vi sørger for at vores forsikringssystem er hensigtsmæssigt indrettet skulle det ulykkelige ske at vi blev udsat for for et terrorangreb jeg vil ikke gentage hvad der er sagt det er ganske fornuftigt at vi sørger for at

bliver moderniseret så den kan håndtere de vilkår der gælder i dag det er ganske fornuftigt at vi får justeret lovgivningen på det område og det støtter vi

man må nogle gange forberede sig på på det værst

det som det her forslag handler om nemlig et nukleart eller biologisk eller kemisk angreb

med stormflodsdækningen

situation hvis det forfærdelige skulle ske at danmark bliver udsat for et terrorangreb

en forfærdelig hændelse og forsikringsbranchen har

med det her lovforslag om ikke andet får sikret at forsikringstagerne stadig væk er dækket hvis den ulykkelige situation skulle opstå så vi synes der

atomangreb

det handler her om bredere skader af nukleare biologiske kemiske eller radioaktive våben

men vi laver den her ordning med bred opbakning fra folketinget fordi vi synes det er rettidig omhu også at sikre at der er en ordning på plads hvis det ulykkelige en dag skulle ske at danmark blev ramt af et terrorangreb jeg vil ikke

gode gengivelser af ordningens indhold som der

har været fra flere af ordførerne og jeg kan lige tilføje et par enkelte ting staten vil i første omgang erstatte økonomiske skader på bygninger jord køretøjer skibe og løsøre efter et nbcr terrorangreb forsikringstagerne vil derefter

gennem et tillæg til deres forsikringspræmier og det betyder altså at der ikke er nogen regning før der kommer et angreb

lægger staten ud og så er det over forsikringspræmierne

længere tid når der er behov for det her

risikoen for så yderst sjældne

er meget svær at beregne og derfor er det også meget svært at købe

hen at forsikringsselskaberne ikke længere ønsker

markedet må udbyde de forsikringer som forbrugerne ønsker og så er det folks eget ansvar at betale for den forsikring som de ønsker sig her fungerer det ikke

så det er utrolig svært at beregne hvad sandsynligheden vil være

det meget svært at lave en

være nogen muligheder for at købe det her produkt og derfor er det at vi laver en statslig ordning som betyder at staten går ind og dækker i første omgang og derefter betales det tilbage af forsikringstagerne kollektivt

staten vil i tilfælde af et nbcr terrorangreb lavet et genudlån

terrorforsikringsråd som formidler betalingen til de skadesramte de private forsikringsselskaber hjælper med administrationen af ordningen mod betaling på samme måde som det kendes fra stormflodsordningen terrorforsikringsrådet sammensættes af repræsentanter fra erhvervsministeriet finansministeriet finanstilsynet og forsikringssektoren genudlånet vil

femten milliard kr som bliver indekseret det er altså to tusind og nitten niveau hvis ordningen aktiveres tilbagebetales statens udgifter via opkrævninger hos alle der er omfattet af ordningen gennem et tillæg per forsikringspolice på fem procent af præmien per år og så må man jo så se hvor mange år det

det kommer an på hvor stor skaden er

udbetaler erstatningerne og fører tilsyn med ordningen sagsbehandlingen sker inden for

tilsyn den foreslåede ordning dækker i samme omfang som den gamle ordning og er knyttet til de typer af forsikringer der indtil nu typisk har indeholdt

dækninger fortsætter uændret og uden overgangsperioder hvor ingen

borgerne betyder ordningen at de ikke længere skal holde øje med om deres forsikring dækker skader som følge af et nbcr terrorangreb har de en forsikring der dækker brand er de omfattet af ordningen det betyder også at alle med en brandforsikring skal indbetale til ordningen i den ulykkelige situation at danmark angribes med nbcr terror og ordningen derfor udbetaler erstatninger for forsikringsselskaberne betyder det at de ikke længere bærer risikoen ved nbcr terror

dog fortsat sagsbehandlere på skadessagerne staten skal i modsætning til i den nuværende ordning nu bære den økonomiske risiko fra første skade men bliver kompenseret via tilbagebetalingerne fra forsikringstagerne

den brede opbakning jeg ser frem til

kan føle sig som en del af fællesskabet jeg kan se at vi snart har alle

lyst til og mulighed for at deltage i

forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den enogtyvende februar

ordføreren for forespørgerne fru pernille rosenkrantz theil om at begrunde

jeg ikke kender reglerne og jeg vil sige

været så mange kvinder på forreste række i folketinget

femten ville have revet sig i håret hvis de så

været så mange der hedder pernille på forreste række vil jeg gerne sige

så der er mange historieskrivninger i dag nå men vi skal jo diskutere noget

børn i danmark er vel den generation nogen sinde der er vokset op

hen over det næste stykke tid vil vi her

den gruppe der ikke har det så godt og det er desværre sådan at der er en alarmerende

ensomhed selvmordstanker selvskadende adfærd psykiske lidelser og spiseforstyrrelser og

set at på baggrund af de undersøgelser der kommer bør alle alarmklokker bimle

der vil jeg gerne helt indledningsvis sige at det er socialdemokratiets opfattelse at vi skal passe meget på med at stirre os for blinde på det der

nemlig at børnene mistrives vi skal kigge på rammerne omkring dem vi skal kigge på forældrene drikker de for meget

der er størst stigning på noget felt overhovedet lige præcis hvad de lidelser angår og det går selvfølgelig også ud over børnene vi skal kigge på de boligområder de er vokset op i vi skal kigge på de seksuelle overgreb vi aldrig har fået taget hånd om som samfund

på de misbrugsproblemer der er generelt

stirrer vi os for blinde på det der er

det vil sige børnenes angst og selvskadende adfærd og stress og så videre så misser vi fuldstændig muligheden for at rette op på det så går jeg næsten ud fra at regeringspartierne vil sige at vi har gjort alt muligt og meget og det underkender jeg faktisk ikke altså jeg mener

set at det her er et problem vi hen over de sidste år

end man gjorde i det første årti jeg sad i folketinget nu hvor vi lige var inde over hvor lang tid jeg

ikke nogen tvivl om at fokus på det her område er blevet større

at når der er så stor en stigning i antallet af børn der mistrives jamen så skal man faktisk også have de helt store politiske kanoner op derfor er det utrolig passende at vi sidder på forreste række

præcis der dagsordenen hører hjemme på allerforreste række i folketinget alle alarmklokker skal bimle når børn mistrives så jeg ser meget frem til debatten i dag og er meget tilfreds med at alle tre ministre stiller op

som vi nu har fået og så får ministrene mulighed for at besvare forespørgslen og efter

forhandling hvor alle ordførerne har muligheden for

men der er også nu mulighed for at stille ét spørgsmål til hver af ministrene

som afholdes med både børne og socialministeren undervisningsministeren og mig selv som sundhedsminister børn og unge er vores fremtid de er vores samfunds fundament og derfor står børn og unges trivsel også regeringens dagsorden det gælder ikke mindst børn og unges mentale sundhed som er utrolig afgørende for deres livsbane derfor er det også et vigtigt område

derfor lancerede regeringen i september sidste år psykiatrihandlingsplanen vi løfter i fællesskab med et markant fokus på børn og unge regeringen præsenterede nemlig på tværs af sundheds social undervisnings justits uddannelses samt forskningsområdet en ambitiøs plan og retning for en samlet psykiatri frem mod

jeg vil som sundhedsminister i min indledning selvsagt fokusere meget på den del der relaterer sig til sundhedsområdet og derfor kan man heller ikke komme uden om den del der relaterer sig til

børn og unge som ikke bare har psykisk mistrivsel men decideret har en psykisk lidelse og sygdom som vi skal tage hånd om og jeg ved at mine kollegaministre vil fokusere på de dele der relaterer sig til deres områder som sundhedsminister deler jeg langt hen ad vejen forslagsstillernes bekymring for den udvikling som vi desværre ser i børn og unges mentale sundhed næsten fire og tyve procent af de seksten til fire og tyve årige piger angiver i den seneste sundhedsprofil at de har et dårligt mentalt helbred og samtidig var tre og halvtreds procent flere børn og unge i to tusind og sytten i kontakt med den regionale psykiatri sammenlignet med i to tusind og ti det er en udfordring som vi i fællesskab skal blive bedre til at tage fat om

ondt i livet udvikler sig til mistrivsel og risiko for udvikling af egentlige diagnoser det mener jeg sådan set også at vi som regering har sat fokus på og handlet på baggrund af ikke mindst med psykiatrihandlingsplanen og de efterfølgende forhandlinger og også aftalen om satspuljen på sundhedsområdet

et markant fokus på børn og unge og det vil jeg vende tilbage til lidt senere først vil jeg adressere spørgsmålet om årsagerne til den stigende mistrivsel for det er et område hvor vi ved noget men hvor vi også må erkende at vi mangler viden vi ved at individuelle sociale og strukturelle faktorer både kan beskytte og også udgøre en risikofaktor for mental sundhed det vil sige at eksempelvis manglende søvn fysisk inaktivitet

mens det at gøre noget aktivt i fællesskab med andre som er meningsfuldt kan være med til at fremme vores mentale sundhed det er en viden grundlag for sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke som giver konkrete anbefalinger til tilbud

rammer for kommunernes forebyggelsesindsats

at ungdommen kan være en svær periode og at mange unge i dag også er udsat for en social mediekultur med fokus på det perfekte

har været en kultur hvor de unge konstant er på og hvor de

dømmer og bedømmer hinanden benhårdt og fire og tyve syv hvor det måske tidligere var koncentreret på lidt færre arenaer

er det i dag sådan at rigtig mange unge føler at de er på fire og tyve syv mange kan navigere

det er jo også det der ligger at der heldigvis er en stor del af vores børn og unge som trives rigtig godt

har gjort tidligere men der er

i den udfordrende verden og der er ingen tvivl om at jeg som sundhedsminister bekymrer mig om de unge der ikke kan navigere i det og som føler at presset er for stort i den senere tid har vi snakket om betydningen af de sociale medier positive fællesskaber venskaber som betyder noget vi har som regering også som tidligere venstreregering taget en række initiativer for at sætte ind mod mobning og mod mistrivsel i skolerne og skabe nogle positive fællesskaber for de unge hvor man er der for hinanden vi ved også at perfekthedskulturen fiktive kropsidealer

teknologiske muligheder i forhold til de unges trivsel kan være med til

forandrer og skaber udfordringer såvel som muligheder men vi må også sige at vi fortsat mangler evidensbaseret viden om hvilke og hvordan forskellige faktorer har betydning for børn og unges mentale sundhed

til den stigende mistrivsel blandt børn og unge altså så vi kunne komme bagom og få noget mere viden jeg er stadig væk i dag ked af at der ikke var opbakning til det forslag da vi skulle forhandle satspuljeaftalen på psykiatriområdet

af at få et større vidensprojekt og komme bag om nogle af årsagerne det var glædeligt at der med udmøntningen af puljen til sundhedsfremme gives midler til statens institut for folkesundhed de skaber viden om mulige kontekstuelle årsager

eksempelvis socioøkonomi og familievilkår til udviklingen af den mentale sundhed blandt danske unge over de sidste seksten år men jeg synes det var ærgerligt at vi i satspuljeforhandlingerne om psykiatrihandlingsplanen ikke kunne nå til enighed om også at lave et større vidensprojekt omkring børn og unges mentale mistrivsel det afgørende for mig er også at vi ikke kun snakker om de unge i forhold til deres trivsel men også reelt taler med de unge og inddrager de unge vi skal blive bedre til at møde børn og unge i øjenhøjde med udgangspunkt i det der fylder for ungdommen i dag om at slukke for de elektroniske medier om

i stedet at være der i nuet med hinanden og som politikere og samfund skal vi simpelt hen også blive bedre til at inddrage de unge og lytte til deres stemmer også i forhold til de lovgivningsmæssige rammer det var også baggrunden for at regeringen og jeg nedsatte et ungepanel som lige før jul kom med deres ni gode råd til hvordan vi kan forbedre den psykiske trivsel blandt unge

illustrerer de tydeligt at der er behov for en bred og en flerstrenget indsats hvis vi skal knække den triste kurve vi skal både have fokus på medierne og på digital dannelse på kropsidealer og seksualitet

tilstedeværelsen af de rette indsatser og det at sikre at alle børn og unge er en del af et meningsfuldt fællesskab hvor forældrene også er til stede i deres hverdag samtidig må vi erkende at børn og unges mentale sundhed er en udfordring som rækker langt ud over danmarks grænser

hvor der fortsat mangler viden om årsagerne til børn og unges mentale sundhed derfor er det også vigtigt at sige at det her ikke bare er en diskussion vi har

i mange af de vestlige samfund det betyder ikke vi skal sidde på vores hænder og vente på løsninger og derfor har vi også som regering været meget optaget af at sikre

opsporende og sammenhængende indsats hvor hjælpen kan findes tættere på hverdagen og tilknytningen til uddannelse og familielivet kan bevares med psykiatriplanen og aftalen om satspuljen har vi været med til at sikre cirka

milliard kroner til psykiatriområdet og at der er et markant fokus på børn og unge og flere af midlerne er permanente midler til psykiatriområdet vi har sikret udbredelse af det anonyme rådgivningstilbud headspace vi har sikret en styrket rådgivningskapacitet hos studenterrådgivningen udvidet den vederlagsfri psykologbehandling så den nu gælder de atten til en og tyve årige og også lavet en markant investering i at styrke ppr som regering er vi på tværs af undervisnings social og sundhedsområdet netop optaget af potentialet i ppr samarbejdet som ofte har en

til børn og unge samt deres familier

de involverede fagpersoner på tværs af enheder og sektorer ppr er samtidig til stede i hele landet og der er i dag en variation i pprs opgaver og organisering landet over derfor skal vi også kigge på hvordan vi kan udnytte ppr bedre og det afsatte vi også i satspuljeforhandlingerne i fællesskab en hundrede og tyve million kroner til herunder til at styrke ppr samarbejdet

afsatte fire hundrede million kroner til psykiatriområdet med et særligt fokus på de tidlige indsatser for børn og unge størstedelen af de midler nemlig to hundrede og femten million

afsat til en fremskudt regional funktion i hele landet som skal styrke regionernes samarbejde med kommunerne herunder ppr og de øvrige indsatser uden for sygehusene fordi vi skal være bedre til at forebygge

vi ser problemerne vokse sig store så det handler om

og det handler også om at turde investere i vores børn og unge

børn og unge der ikke trives så godt og

har de muligheden igen i første omgang har ordførerne én kort

i næste runde når ministrene er oppe

har alle uanset hvor man sidder i salen mulighed for at

to korte bemærkninger til ministrene når de er på anden gang

fordi vi har erhvervet nogle omfattende ændringer

hvornår man har chancen for at komme på der er i øjeblikket

der har bedt om en kort bemærkning til denne minister nemlig fru pernille rosenkrantz theil fru pernille bendixen

fru pernille schnoor og fru trine torp

halvdelen af kommunerne ikke har en indsats

og når tre fjerdedele af kommunerne ikke har en særlig indsats i forhold til børn der har

af kommunerne der selv mener når de selv skal fortælle om det

de anbefalinger der er vedrørende forebyggelse i

mangler der lige et par skridt og det er jo det der gør at jeg mener at alle alarmklokker

spørge sundhedsministeren hvis vi nu oversætter noget af det her til nogle af de områder vi har lidt bedre styr på

så egentlig ske hvis vi stod i den situation at kun fyrre procent af hospitalerne meldte ind at de ikke levede

min oplevelse er at hvis bare det er sociale problemer og hvis bare det er udsatte børn så skidt pyt da med at det er så få af kommunerne der lever op til de forpligtelser de har

fordi jeg mener at der er nogen der nødvendigvis har ond vilje eller

ske hvis det var på kræftområdet at det kun var fyrre

der meldte ind at de levede op til de anbefalinger der er

regeringens sundhedsreform lægger jo netop op til at indføre bindende standarder på det sundhedsfaglige område for kommunerne områder hvor der ikke er bindende standarder i dag og hvor man kan sige

når vi kigger på på nogle af de tilbud også forankret i de en og tyve sundhedsfællesskaber i forhold til at få et stærkere samarbejde mellem det der sker i den regionale psykiatri det der sker i kommunen og det der sker hos egen læge

vi har behov for også at sætte ind tidligere der

hvor man kan se at skolefravær og

får lov til at gro sig fast uden at man får den hjælp der er behov for

i alt for mange tilfælde sådan at man først får grebet ind når det så er den regionale psykiatri

det er noget af det vi skal være bedre til at forebygge også i de en og tyve sundhedsfællesskaber på tværs af psykiatri kommune og egen

men at vi samtidig også stiller nogle bindende faglige krav

en god start på livet som en del af den finanslov vi har lavet hvor vi netop har lagt vægt på

start på livet man får også i forhold til ens evne til at knytte sig til andre mennesker efterfølgende og til at at få bygget nogle af de sociale kompetencer og kompetencer man i det hele taget skal have med

resten af livet derfor er den tidlige indsats enormt vigtig og det

understreget tidligere jeg er ligesom ordføreren meget bekymret for den stigning vi ser i forhold til antallet af ikke mindst piger men desværre også drenge med spiseforstyrrelser

sundhedsstyrelsen har lavet forløbsprogrammer i forhold til hvordan man langt tidligere men også bedre skal gribe ind og sørge for at man får lavet nogle systematiske behandlingsforløb på de her områder vi har også i fællesskab afsat flere penge til behandlingskapacitet på spiseforstyrrelsesområdet og vi har sammen med dansk folkeparti afsat penge til også det område der handler om overspisning netop fordi vi

konstatere at der også er behov for ekstra ressourcer hvis vi skal hjælpe det stigende antal børn og unge

for eksempel er det positive meningsfulde fællesskaber

som spiller ind i forhold til den her stigende mistrivsel

så hvad er ministerens konkrete forslag nu hørte vi den tidligere ordfører nævnte sundhedsplejersker hvilke konkrete forslag kan ministeren komme med

det er de nære familiestrukturer eller det er strukturerne i forhold til skolen går man i en skole hvor man trives er der opmærksomhed på at bekæmpe mobning sådan at man som barn ikke føler sig isoleret og udskammet i den sociale sammenhæng men indgår i er man en del af et meningsfuldt fællesskab de ting spiller en rolle struktur spiller også en rolle i forhold til om der er en struktur der griber børn og unge

har behov for et fagprofessionelt tilbud det være sig psykologhjælp det være sig psykoterapi det være sig andre tilbud i forhold til også at kunne kunne få professionel hjælp til nogle af de problemer som man som barn og ung kan gå og rode med

at den struktur der ligger i ppr systemet og som vi også i fællesskab blev enige om at styrke som en del af satspuljen også i satspuljen to år før er en rigtig god struktur at bygge videre på fordi det er en struktur der er i kommuner

sådan set kigge på hvordan vi også kan styrke den yderligere så man kan iværksætte tilbud tidligere

der er stor forskel på hvor godt den struktur ppr har fungerer i forskellige

og en bredere undersøgelse af hvad den her mistrivsel skyldes

ministeren ved også godt at i satspuljeforhandlingerne var

et spørgsmål om at pengene skulle gå op og noget af det der blev opprioriteret i forhold

del af det som blev forhandlet ind i aftalen der er jo ikke noget der forhindrer regeringen i selv at skaffe sig det vidensgrundlag nu er satspuljen

også bare notere mig at vi fra regeringens side synes at der mangler viden det var det vi påpegede

skulle tage ansvar for også at få afdækket yderligere viden omkring nogle af årsagerne

vi har hver vores forskellige opfattelser af hvad det er

man peger på at det er mangel på struktur

at det handler omkring seksualisering kropskultur sociale medier og jeg

nogle af de årsager for at få noget mere viden på området det var det jeg påpegede indledningsvis og det synes jeg

at det her er en god debat til at kunne kunne se om man ikke kunne

pernille rosenkrantz theil det er jo rigtigt at der er mange faktorer der spiller ind i forhold til mistrivsel men et af de områder hvorpå vi i hvert fald kan konstatere at det

der er nogle kommuner som løser opgaven godt på et område

om ministeren er af den opfattelse at det simpelt hen er manglende vilje hos kommunerne der gør at man ikke løfter

behov for otte og halvfems forskellige modeller vi har sådan set

af koordinering på tværs af psykiatrien som er den regionale psykiatri det der sker ude i kommunerne og det der sker hos egen læge

føler at de ikke rigtig kan komme i kontakt med kommunen og at kommunen siger

det ikke regionens ansvar og at regionen siger nej der

bringe parterne sammen om et bord i relation til at tænke forebyggende indsatser på psykiatriområdet langt bedre end

at sikre at nogle af behandlingstilbuddene det er jo det vi lægger op til med sundhedsreformen for angst og depression bliver forankret ude i det nære sundhedsvæsen

kun er forankret i behandlingspsykiatrien for der er rigtig mange af de børn og unge vi taler om her

bevare kontakten til hverdagen det er for eksempel

børn og unge psykiaterne som de privatpraktiserende speciallæger i forhold til også at bruge deres kompetencer og kapacitet

meget meget vigtigt tema så det har jeg

børn og unges mentale trivsel er jo helt afgørende for at de har en god barndom og det er også helt afgørende for at de har

og dermed også et godt afsæt for et selvstændigt voksenliv en analyse af psykisk sårbare unge i den seneste socialpolitiske redegørelse viste jo at tre ud af fire

unge som står uden job og uddannelse midt i tyverne har været i kontakt med det sociale eller psykiatriske system i løbet af deres opvækst og som sundhedsministeren også var inde

kender vi jo ikke de præcise årsager bag stigningen i de unges psykiske mistrivsel

bare være ærgerlig ligesom sundhedsministeren og sige at der jo ikke var opbakning blandt satspuljepartierne i forhandlingerne her i efteråret til

at afsætte midler til en række vidensprojekter

som jeg husker tidligere samråd om det her emne

har blandt andet socialdemokratiet talt for at vi må have noget mere viden om hvorfor vi ser den her stigning i psykisk mistrivsel før vi kan sætte målrettet ind og dermed vende udviklingen men vi ved fra forskningen at man for eksempel kan være ekstra udsat hvis man er vokset op i et hjem med misbrug eller sociale problemer og derfor

utrolig vigtigt for mig at vi giver børn en rigtig god start på livet og at vi sætter tidligt ind når

problemerne opstår den tidlige indsats understøttes for det første af reglerne i serviceloven hvor kommunerne jo har en generel pligt til at være opmærksom på og iværksætte støtte til ethvert barn eller

som har behov for støtte kommunerne har samtidig pligt til at sikre at der er de nødvendige tilbud til rådighed den støtte som kommunerne har pligt til at give på det sociale område afhænger ikke af diagnoser men skal jo gives uanset hvad årsagen til problemerne er og støtten skal tilpasses den enkeltes behov dernæst har jeg som børne og socialminister haft et særligt fokus på initiativer som styrker de helt tidlige år af børns liv således at de bliver robuste det handler om at værne om det gode børneliv hvor der er plads til at være barn uden at bære de voksnes bekymringer med sig

jeg også glad for at regeringen sammen med dansk folkeparti satte en milliard kroner af til de første tusind dage

vanvittig meget midlerne skal blandt andet gå til at styrke den pædagogiske indsats over for sårbare børn sikre flere pædagoger og pædagogiske assistenter til børn der vokser op i udsatte boligområder

eksempelvis forældres skilsmisse kan skabe psykisk sårbarhed hos børn og unge og det gælder ikke mindst de børn hvor forældrenes konfliktniveau er meget højt og hvor der måske er andre risikofaktorer på spil som kan medføre dårlig trivsel hos barnet

rigtig stolt over at det lykkedes sidste år at blive enig med samtlige af folketingets partier om et nyt skilsmissesystem hvor hensynet til barnet kommer i centrum vi etablerer en særlig børneenhed som skal skærme barnet i processen og samtidig

system fokus på at koordinere med kommunen så man kommer hele vejen rundt derudover

handler det om at give kommunerne viden om de rette vidensbaserede metoder og indsatser der er belæg for kan forebygge psykisk mistrivsel og det skal jo i sidste ende være med til at sikre at sociale indsatser kommer til at gøre en reel forskel således at børn og unge som er i psykisk mistrivsel får styrkede muligheder for personlig udvikling sundhed og dermed til syvende og sidst også et selvstændigt voksenliv

skal vi understøtte at kommunerne sætter ind med de rette indsatser

rette tid det vil sige at vi gør kommunerne i stand til at kunne identificere de børn og unge der mistrives

til udvikling og afprøvning af virksomme indsatser for lige præcis mine damer og herrer psykisk sårbare børn og unge ni og halvtreds million kr

screening modning og afprøvning af sociale indsatser samt udbredelse af de indsatser der viser sig effektfulde lad mig bare konstatere at der

til at prioritere den dagsorden der var ikke opbakning til at prioritere de ni og halvtreds

million kroner men jeg vil dog sige at vi har taget nogle vigtige skridt i fællesskab og det sætter jeg pris på og det skal i altså alle sammen have en stor tak for

fire og firs million kroner til initiativer som lige præcis skal styrke den tidlige og forebyggende indsats i ppr hvor formålet jo lige præcis også er at styrke indsatsen over for sårbare børn og unge således

får behov for enten medicinering eller henvisning til det psykiatriske system som sundhedsministeren jo også pointerede

hundrede og tyve million kroner i satspuljen for to tusind og nitten fortsat fokus på hvordan ppr kan spille en endnu mere central rolle i den forebyggende indsats i forhold til psykisk mistrivsel det forventer jeg mig rigtig meget af

regeringen også haft et stort fokus på at skabe flere forebyggende og også nemt tilgængelige tilbud til unge med psykiske vanskeligheder og

efteråret blev der således afsat tres million kroner til forebyggende tilbud ude i kommunerne hvor unge altså kan få hjælp inden problemerne vokser sig alt for uoverskuelige og hvis socialordførerne

det fordi den forhandling var ovre i sundhedsministeriet men det betyder

psykisk sårbare unge også skal kunne få støtte

skal kunne få rådgivning således at de bliver klædt på til at kunne håndtere den unges psykiske vanskeligheder

den unge altså kan blive henvist til andre relevante tilbud og også til andre aktører i kommunen psykiatrien praksissektoren ungdomsuddannelserne civilsamfundet med mere opsummerende

har regeringen igangsat en række forebyggende initiativer for psykisk sårbare børn og unge og deres familier om end jeg godt kunne have ønsket mig at der blandt satspuljepartierne i efterårets forhandlinger havde været opbakning til endnu flere af regeringens forslag vedrørende psykisk mistrivsel men det er min overbevisning stadig væk at vi med blandt andet finanslovsaftalen om en milliard kroner til udsatte børns første tusind dage og også initiativerne i regeringens psykiatrihandlingsplan kan give børn og unge en hjælp der rækker

når jeg nu spurgte sundhedsministeren hvad sker der egentlig hvis det kun er fyrre procent af hospitalerne der lever op til kræftpakken

jeg spørge undervisningsministeren hvad der egentlig ville ske hvis det kun var fyrre procent af skolerne der underviste i dansk

er mit problem med at finde på et spørgsmål på socialområde af samme karakter er at der ikke findes noget der er så håndfast på socialområdet at det ville være åbenlyst for enhver

er noget der er så håndgribeligt på socialområdet og det mener jeg og det mener socialdemokratiet faktisk er hele fortællingen om et område og dermed også om hvorfor generation efter generation i vores samfund får lov til

som rigtig mange børn gør jeg vil tage fat i den del af mistrivslen

seksuelle overgreb om forældre

er enhedslisten i formandsstolen

noget der handler om børn og unges psykiske mistrivsel

alle sammen går ind og laver nogle

gode tilbud for børn og unge med angst

præcis tilbud med til børn og unge med angst i de ni og halvtreds

blandt andet socialdemokratiet afviste

som en årlig opfølgning har de ti mål for social mobilitet og det bliver bare

når man tager en stor debat som er iscenesat som handler om børn og unges psykiske mistrivsel og så kommer det pludselig til at handle om at man ikke kan følge udviklingen på socialområdet

sagt meget tydeligt i opdragelsesdebatten er at

var noget af det fineste de kom med det er jo i virkeligheden også noget af det

er det jo også noget af det som er taget med i tusind dagesprogrammet hvor vi jo lige præcis gerne

noget der er vigtigere i denne kreds det gode børneliv jeg vil i min tale koncentrere mig om to ting

vigtigheden af at skelne mellem alvorlige svigt og sygdom og det man kan kalde snubletråde i livet og for det andet

eller helt afgørende for det gode børneliv først punkt

arbejdede jeg i psykiatrien jeg tog vagter

med både unge og ældre borgere jeg arbejdede i en psykiatrisk døgnrådgivning hvor jeg blev ansat med det formål at have særlig fokus på unge brugere

for borgere med tunge psykiatriske diagnoser og den er kort og godt vanskelig ud over at slås med sygdommen oplevede mange af de unge jeg mødte både ensomhed og social isolation skam bivirkninger fra medicin vanskeligheder ved at gennemføre en uddannelse og den eksistentielle faldgruppe der kan åbne sig for et ungt menneske når han eller hun finder ud af

det gjorde et enormt indtryk på mig dengang selv om jeg gjorde mig umage var det ofte svært at række ud på tværs af rædslen usikkerheden og sorgen og nå det menneske der sad foran mig i dag debatterer vi børns mistrivsel og det er et meget vigtigt emne lige så vigtigt er det at slå fast at vi ikke må sygeliggøre vanskeligheder og barrierer der måtte tilstøde os i livet som ikke er sygdom

også glad for at vi i regeringen gør en særlig indsats inden for psykiatrien mine kollegaer ellen trane nørby og mai

det er afsindig vigtigt at vi giver psykiatriske

bedring livsmestring og også raskmeldinger psykiatriske sygdomme behøver ikke at være en livsdom der skal ligge en plan der fører frem mod et bedre liv men tilbage til mistrivslen

vi godt tage bedre hånd om børn og unge der oplever ensomhed usikkerhed eller fortvivlelse

som sagt vigtigt at skelne for mens sygdom kræver behandling kræver mistrivsel snarere at vi ændrer på de generelle rammer for børnelivet

har de materielle rammer aldrig været bedre forældre har også historisk meget tid til deres børn men alligevel er der børn og unge der er frygtsomme urolige og kede af det derfor skal vi spørge os selv hvad er vigtigt for det gode børneliv svaret er relativt enkelt kærlighed nærvær regler rammer retning mening

kort og godt mener jeg at mangel på voksenansvar er den væsentligste årsag til mistrivsel børn i dag står i en situation hvor en utrolig mængde valg overlades til dem de voksne trækker sig nogle gange tilbage

i den bedste mening ansvaret over på børnenes skuldre børn kan mødes med spørgsmål som hvem vil du bo hos mor eller far hvordan har du tænke dig at blive bedre til matematik hvad skal vi spise til aftensmad hvad tror du der sker når du nægter at tage din jakke på selv om det er koldt hvordan synes du vi skal stoppe den mobning der finder sted i klassen hvad skal vi gøre ved klimakrisen hvordan vil du opfinde noget der kan skabe en bedre verden synes du selv

en god kammerat hvad skal vi lave til jul kan du godt se at de andre ikke kan arbejde når du nu larmer sådan synes du selv det er smart at være på de sociale medier når du burde sove

ikke har erfaring eller viden nok til at besvare samtidig mødes de med en flimrende ansvarsforflygtigende voksenverden de voksne er på vej videre og de har travlt med noget andet derfor er der desperat brug for at genopfinde de borgerlige dyder opdragelse regler ansvar retning nærvær værdier historie fællesskaber

borgerlige dyder mener jeg

det er svært at snakke heroppefra når i diskuterer dernede hvis i kan vente med det så er det super

på en måde hvor barnets behov er i centrum hvor vi skaber skoler skoler uden vold og mobning hvor de voksne tager ansvaret hvor vi insisterer på at have gennemgående og nærværende voksne i skolen

om deres faglige niveau i stedet for at overlade dem til kryptiske svar og usikkerhed at vi orker at møde dem med regler der giver ro og mening om tilstedeværelse i skolen og på ungdomsuddannelser om mobiler og so me at vi giver plads til børnelivet og legen og glæden lejrturene teaterforestillingerne en kortere skoledag så børn har plads til at være børn vi skal fortælle børnene og de unge hvad vi tror på hvad der er vigtigt vi skal inkludere dem i kulturelt og meningsgivende fællesskab jeg mener at årsagen til mistrivsel primært skyldes manglende voksenansvar jeg mener at svaret bør komme fra den borgerlige fløj for selv om rød fløj har gode intentioner

forfalder de for ofte til at kaste sig over faglige krav som årsag til mistrivsel

er de borgerliges ansvar at genrejse familien skolen foreningslivet og det kulturelle fællesskab

eneste ordentlige forældre er dem der er borgerlige det er sgu alligevel rimelig vildt undskyld jeg bander det må man selvfølgelig ikke i folketingssalen så det skal

ville spørge om så nu må jeg hellere gennemføre det

men måske landets undervisningsminister også kan berette om hvad der ville ske hvis kun fyrre procent af landets folkeskoler underviste

landets kommuner

når vi taler om for eksempel angst

er halvdelen af landets kommuner der ikke lever op til det de skal og fyrre procent af landets kommuner melder ind at de lever op til reglerne

at den situation kan eksistere og derfor

spørger jeg undervisningsministeren hvad ville der ske hvis kun fyrre procent af landets folkeskoler underviste i dansk hvad ville ministeren så konkret stille op med

det findes der også nogle der er men jeg siger bare at jeg tror at det bliver de borgerlige partier der kommer til at påtage sig det ansvar at genskabe de rammer omkring børnelivet som gør at man som barn kan føle sig sikker og tryg

jeg helt forstår spørgsmålet jeg tror måske

jeg selv om jeg er liberal også har strammet op på tilsynet både på de frie skoler og

som kører helt i hegnet det går ikke vi har en forpligtigelse

eller en ungdomsuddannelse som

man må stille dem jeg synes ministeren

ministerens område altså undervisningsverdenen og der kunne jeg da godt tænke mig at spørge ministeren om lige præcis den her rapport fra vive som kom ud i december to

siden to tusind og ni er et fald i andelen der synes at de virkelig godt kan lide at gå i skole

det kan da godt være at det er fordi der er for mange valg der overlades til børnene og

de unge selv for eksempel overdrages de med et ansvar i ottende klasse hvor

hvad vil du lave når nu du ikke er blevet erklæret uddannelsesparat

være et af de spørgsmål som ministeren glemte at have med i sin række af spørgsmål

af spørgsmål

lige præcis de voksnes ansvar at og unge et realistisk billede af deres muligheder og hjælpe dem derhen hvor de gerne vil men også at sige til dem eksempelvis hvis man ikke kan nå kravene til ungdomsuddannelserne

det har vi et godt svar på vi har nemlig lavet

og give dem et afsæt til at komme videre så det rigtig godt eksempel på hvor vi har taget ansvar og sagt der skal simpelt hen være et bedre afsæt for børn og unge som ikke kan komme direkte ind på en ungdomsuddannelse jeg kan godt give andre eksempler men jeg har ikke så meget tid

prioritere kultur i skolen man kan prioritere den frie leg i stedet for at båndlægge frikvartererne

ansvaret for egen læring for de små børn og nu blinker det røde skilt men jeg kan sagtens give mange andre eksempler

er nogle minoriteter som følger den sociale kontrol op med trusler om vold og det er altså noget andet det er en anden historie end hvis man har nogle konservative rammer omkring børn og unge som kan være slemme nok

bliver sådan lidt i tvivl om

også tolke nærvær som det at man faktisk interesserer sig for børns perspektiv

bedre til at lytte til børn og det kræver jo nogle gange nogle spørgsmål til dem så jeg

ellers mangler jeg i hvert fald en konkretisering af

nogen beslutninger ministeren mener borgerlige partier skal træffe

skandinavisk og en dansk børneopdragelse der hvor forskellen ligger er hvis man lægger ansvaret over på børn og unge

vi er nået til et punkt hvor buen er spændt for hårdt for

godt eksempel er ansvar for egen læring vi skelner ikke imellem børnegrupper i

gamle de er det vil sige at i første eller anden klasse kan blive bedt om at tage stilling til sin egen læring hvordan har du tænkt dig at nå fra a til b til c

anden eller tredje klasse at tage stilling til

for et ansvar vi placerer hos børnene er det rimeligt er det rimeligt

eller skal vi bare tage en snak om klimakrisen og sige bare rolig de voksne skal nok finde en løsning

ministeren så en række spørgsmål men jeg tænker lidt at

nogle andre spørgsmål der handler om at børn bliver overdænget med ansvar

at der er fireogtredstusinde og femhundrede børn der vokser op i fattigdom hvor de uvægerligt kommer til at skulle tage ansvar for familiens økonomi fordi de for eksempel ikke kan deltage i fødselsdage ikke kan gå til fodbold der er skoler hvor der er børn der får ansvar for hvordan klassens liv fungerer fordi der kun er én voksen til otte og tyve elever i klassen

hvor der er voksne der er alene med op til tyve

som skal ind at have frugt og på wc og have skiftet ble de får også et ansvar for hvordan deres dagligdag skal fungere

når ministeren siger at voksenansvar så handler det vel også om at der er et strukturelt problem

er voksne men der er faktisk også er et politisk ansvar for at børn på den måde bliver overdænget

der går også en linje ned imellem rød og blå blok her fordi

ansvar for andre børns integration

voksne der har det ansvar

store forskelle jeg mener heller ikke at ikke at et barn kan have ansvar for et andet barns læring

hvis de bliver sat i et gruppearbejde hvor de skal løfte

der mener jeg også man skal kigge på barnets alder og se

der mener jeg bare at vi skal beskytte børn langt bedre

det er vi og det må vi også godt få frem her

er det ordføreren for forespørgerne fru pernille

meget vildt at det skal gøres til et eller andet borgerligt men

at der hvor det største skel er i det jeg hører

ikke helt sikker på om regeringspartierne egentlig er enige med hinanden og det kan være nok så interessant at få afklaret

er

måltiderne eller om der bliver lavet aftensmad og morgenmad eller hvordan

jeg tror at der hvor vandene skilles egentlig er et andet

en del af det der handler om mistrivsel som er et politisk ansvar

så er der lidt uenighed om hvor mange der bliver udsat for seksuelle overgreb men jeg tror egentlig også at vi

rent antalsmæssigt hvis bare vi tager de to store grupper med de mange der bliver udsat for fulde forældre og de mange der bliver udsat for vold vel har så alt rigeligt

det er et politisk ansvar at tage sig af ja altså i socialdemokratiets bog er det sådan

er børnene en gruppe vi som samfund og fællesskab har et ansvar

for at løfte og værne

hvor vi får et ansvar for at varetage deres tarv og jo i de fleste tilfælde at hjælpe familien på fode igen

hjælpe dem til at komme ud over et misbrug så de kan tage sig af deres børn hjælpe dem igennem de problemer

for så vidt for forældrenes skyld men fordi vi mener at

skal beskyttes i den situation

i stand til at varetage deres tarv ordentligt

jo ikke altid sådan at det ultimativt betyder at de slet ikke kan noget i de fleste tilfælde vil det jo være en indsats der får rettet op på en familie

også et politisk ansvar det er et politisk ansvar når vi laver nationale test i de små klasser det er et politisk ansvar det kan vi vælge at blive ved med at have eller vi kan vælge at sige at det synes vi så måske ikke virkede helt efter hensigten vi hælder mest til det sidste i socialdemokratiet det er et politisk ansvar når en meget lille del af den behandling der foregår er familiebehandling på alkoholområdet det er et politisk ansvar når vi i meget lille omfang bruger muligheden for familieanbringelser

går ind og giver familien massiv støtte

fungere det er et politisk ansvar at gå ind og afbøde de hårde skilsmisser det mener

gerne kvittere for i den brede aftale vi

et politisk ansvar om man vælger primært at lade det være baseret på jurister og det juridiske forhold mellem to voksne eller man vælger at lade det være baseret på barnet

hvordan de bedst tager sig af deres børn i den situation hvor de står i en skilsmisse de ikke selv kan finde ud af at håndtere det er et politisk ansvar så for mig at se er der meget lang vej igen og når

ville ske hvis vi ikke gjorde det på andre områder

er kan hvis i føler for det

og hvis i ikke gør det og ikke føler for det

heldigvis ikke nogen der gør noget alligevel og derfor er det altid kommunernes skyld

jeg har siddet næsten alle områder der er i folketinget

suverænt det område hvor man er mest laissez faire så hvis jeg skulle komme ind med borgerlige dyder hvis

godt tænke mig en lidt mere firkantet opdragelse i forhold til hvordan man tackler socialområdet det er laissez faire det er laissez faire og det er laissez faire

ikke nogen hammer der falder hvis ikke man gør tingene på den måde det bliver sagt

vi kan være bekendt og dermed mener jeg ikke man kan være bekendt bare stå og tale om at der er et opdragelsesproblem det mener

folketinget opfordrer regeringen til at sikre at kommunerne overholder deres forpligtelser hvad angår behandling af unge med psykiske og sociale problemer folketinget opfordrer regeringen til at indkalde

partier til drøftelser med henblik på at gennemføre konkrete initiativer målrettet risikofaktorer som vold seksuelle overgreb og misbrug samt psykiske og sociale problemer i familien samt at fremme børns trivsel i daginstitutioner folkeskole og på ungdomsuddannelser i nødvendigt samarbejde med sundhedsvæsenet folketinget opfordrer regeringen til at gennemgå uddannelsessystemet og foretage ændringer som fremmer trivslen herunder at afskaffe de nationale test i de mindste klasser og endvidere at påbegynde forhandlinger om udviklingen af et psykisk sundhedsvæsen som forebygger og behandler psykiske lidelser på lige fod med fysiske sygdomme samt at ventelisterne for behandling af psykiske og sociale problemstillinger såsom vold seksuelt misbrug og alkoholmisbrug

på nogle skruer og så kommer det til at fungere sådan fremadrettet jeg

at spørge lidt ind til at

ordføreren sagde at der på socialområdet er alt for få steder hvor der står at man

ret vigtigt at vi har et kommunalt selvstyre og jeg vil også gerne sige at min oplevelse er at firs procent af kommunerne

at der er mange børn der falder igennem sikkerhedsnettet

ville jeg gerne at man kunne gå ind og lave nogle ret klare retningslinjer og sige at hvis kommunerne lever op til de her punkter det er det vi har lagt op til i vores fingrene væk

det ville jeg synes var på sin plads på underretningsområdet bare for være helt konkret og helt lavpraktisk

vil straffe dem på og så gå ind og og styre det fra statens side i stedet for

opfordret ministrene til at bruge de redskaber der er det er redskaber der findes i dag og det vil sige at efter vores bedste overbevisning og det har vi været enige med utrolig mange andre partier

kunne man godt tage meget alvorligt fat på kommunerne man skal huske på at hvis kommunerne ikke lever op til lovgivningen

i det daglige er vi er vant til at kommunerne bare gør det der står i lovgivningen

ja der har vi da været nogle der har talt for at man også kunne bruge de muligheder der er for at give dagbøder til byrådsmedlemmer

lang vej igen før vi synes at man bruger de redskaber man kan bruge i forhold til kommunerne

og at der også er et fald i andelen af børn som synes at de selv klarer sig godt fagligt det synes jeg jo er utrolig trist

socialdemokratiet har af af forslag i forhold til det jeg

nationale test i indskolingen er

med i vedtagelsesteksten men hvad med uddannelsesparathedsbetegnelsen

færre karakterer hvilket jeg synes er et rigtig godt initiativ der lige er blevet taget

vurderinger af om vores børn præsterer kan vi godt holde for

indtil børnene bliver en lille smule større

det at de er dygtige eller mindre dygtige eller hvor de nu ligger fagligt har af konsekvenser på den lange bane

en uro i maven at man bliver bedømt

man har ikke den erfaringsmængde der skal til for at vurdere hvad er konsekvensen for mit liv af det resultat der ligger fra den nationale test så det er konkret baggrunden for det så vil jeg gerne sige om karaktersystemet og jeg har været inderlig imod den del lige siden

fint kompromis og alt muligt andet men hvordan i alverden kan man have et karaktersystem hvor der er nogle der får under 0

godt at man kunne håndtere det en lille smule mere pædagogisk uden

man skal have færre karakterer i udskolingen fordi læring

i høj grad er blevet til en konkurrence frem for noget med at man

får noget mere viden og bliver i stand til at

to forskellige ting og jeg er ikke en af dem der abonnerer på at vi skal

så det er ikke en underkendelse af det

fint at man får eksperimenteret med hvordan det virker men

kan man bruge en masse kræfter på at få gjort noget ved de andre sociale problemer det er den ene ting jeg

men det at få lavet en lovgivning der præcis angiver

så der er utrolig mange skridt der skal gås endnu jeg håber at vi når det

set ikke at vi ligger specielt langt fra hinanden vi vil ikke tvangsanbringe flere børn

jeg opfatter egentlig at dansk folkeparti har samme ønske som

vi fik at vide at man kunne skrive en hel bog og at læse en hel bog op og at det kunne man ikke nå på en minut men kunne ordføreren så bare komme

har senfølger efter seksuelle overgreb det var noget af det vi lavede i forbindelse med satspuljen

vi sat pengene af vi vil også gerne have en klar grænse for hvor lang

hos tuba i morges og der er det sådan at de fortæller at der står otte hundrede unge mennesker på venteliste som har behov for hjælp

er vokset op i et hjem med alkoholproblemer mit bud vil være at det koster samfundet mange mange mange millioner kroner at vi ikke sørger for at den behandling bliver givet med det samme

mener vi også at der skal være en skal bestemmelse i forhold til hvor lang tid man kan stå på en venteliste

bruge nogle af de redskaber man har på sundhedsområdet også på socialområdet så kunne vi godt tænke os at vi gik videre ned ad underretningssporet

der bliver lagt klare standarder ind for

en kommune gennemsnitligt underretter

det godt og at tyve procent gør det dårligt hvorfor så

og som kunne gøre bedre brug af de indsatser som vi allerede har sat i gang

vi er kommet med det så det er fint nok hvis man ikke lige har det i frisk erindring

også frihedsgrader som ikke findes i dag til kommuner der lever op til bestemte standarder men at man så læner sig mere ind over bordet i

til dem der ikke lever op til standarderne så noget af det vi lægger

i forhold til hvordan man skrider ind over for kommunerne

karakterskalaen og man gerne vil have et mindre fokus på karakterer det kan alle sammen give rigtig god mening men jeg

bare gerne sådan i al fredsommelighed spørge ordføreren

utrolig mange børn der går på privat og friskoler vil jeg lov til at sige men hvis jeg skal sige noget positivt om det det kan man jo indimellem finde anledning

er det faktisk at man kan udfordre folkeskolen på dens pædagogik jeg ville aldrig selv lægge børn til

af det man kan lære lære af de karakterfrie skoler som jeg ser det hen over

har været at man udvikler en bedre evalueringskultur altså der bliver sat flere ord på hvad

der går skidt de steder hvor man gør det godt det kunne man godt ønske

målt op på det tal man ultimativt bliver målt op på er en god idé

de mindste klasser så derfor er det spørgsmål om at differentiere de pædagogiske redskaber men jeg mener at vi kan lære meget af dem der gør eksperimenter jeg vil bare ikke

nu hører jeg noget med med evaluering men hvor er det sådan helt konkret at vi kan lære noget af de

eksamens og prøvefri friskoler hvis man

ordfører skulle have fået en forståelse af

vi mener ikke at der skal være karakterfrie skoler

det betyder ikke at man ikke kan have friskoler der gør den slags men folkeskolen skal ikke være karakterfri og skal ikke være testfri

forældre der ikke opdrager deres børn eller drager omsorg for dem på den måde som som ordføreren

nu er det her jo et folketing og det er her at vi laver love og sætter rammer for

familiers liv hvor er det politiske ansvar i forhold til børns og unges

om at de skal opdrage deres børn og drage omsorg for dem på en anden måde og dermed at at dansk folkeparti

man helst vil tage den hvad kan man sige holdningsmæssige del i

også lige at følge lidt op på det spor omkring det politiske ansvar

er rigtig godt med det men hvad tænker dansk folkeparti i forhold til senfølgeområdet efter seksuelle overgreb i forhold til vold i forhold til alkoholmisbrug i hjemmene altså hvad tænker dansk folkeparti

at børn mistrives det kan sagtens have med opdragelsen af gøre det tror

set kan være en del af det men der er også nogle områder hvor vi godt ved

det der med at komme det helt til livs er en rimelig stor målsætning

være med til at kigge på om man kunne nedbringe ventelisterne for

ting de har med sig i bagagen det var det ene

antal unge som står over for

men det drejer sig også om unge mennesker som

døjer med alkoholmisbrug og stofmisbrug men

både spiseforstyrrelser depression og angst og ja jeg kunne jo blive ved

når mellem tyve og to og tyve procent af danske piger

hvem er så de her unge mennesker

både rammer unge fra socialt udsatte familier

de unge som vi somme tider stempler

tolv talspigerne eller perfektionisterne

lige så vel være ressourcestærke unge som

vi står jo med nogle ungdomsproblemer som

måske din nabos søn eller drengen fra den lokale sportsklub eller måske

samfund hvor de unge mennesker heldigvis langt de fleste

drikker mindre og så videre så der er faktisk også rigtig mange positive ting at

jeg vælger at tage frem her i min tale er

vi har set set sociale mediers indtog eller det som der er nogle

de sociale medier foran computerskærmen

have nogle anderledes og mere nærværende fællesskaber

de fællesskaber som man godt kan have bag en skærm

af det som jeg tror er vigtigt at vi også italesætter

forpligtende fællesskaber de gode fællesskaber hvor man

er sammen fysisk og ikke kun

hver især bare kigge på os selv jeg har i hvert fald tit tænkt over det

og venter i lufthavnen eller når jeg sidder og venter ved lægen i venteværelset eller når jeg sidder i toget hvor mange af os voksne som jo

at netop det med empatien blandt de unge er stærkt faldende

også at kigge de andre i øjnene og spørge ind til hvordan de

fysisk til stede at man er nærværende og ja at man er en del af en eller anden form for fællesskab

har skylden for alt det her men jeg siger bare at

af det der er skyld i at vi ser en øget mistrivsel

ja der findes mange forskellige årsager og

fra regeringspartiernes side

prioriteringsspørgsmål når man har en tale der kun må vare fem minutter så

anerkendelse for det men

tænker jo i meget høj grad også på netop nogle af de klassiske sociale problemer og markører hvor vi ved

mistrives altså der hvor der er alkoholmisbrug der hvor der er vold i hjemmet

der man skal kigge hen som et af stederne jeg anerkender at der er nogle nogle nye udfordringer omkring sociale medier manglende

i dag ikke nødvendigvis i morgen eller i overmorgen fordi det kan være et langt sejt træk men kunne vi

det var også årsagen til at jeg

sammen med den tidligere uddannelses og forskningsminister

søren pind valgte også at gå i medierne for et

mener at vi alle sammen har et ansvar for at prøve

kigge indad er der ting vi har gjort måske endda forkert som man også bør rette op på

omkring de sociale medier og selvfølgelig også det der med nærvær og sociale fællesskaber vigtigheden af fællesskaber

det var det jeg kunne nå i min tale men jeg synes helt bestemt også at der er andre områder

socialdemokratiet gerne vil hen at vi påtager os det særlige ansvar det

det har vi også gjort i fællesskab på nogle punkter

hen fordi det her med testen har vist sig at have den bivirkning at det skaber en meget stor grad af uro fordi børnene er for små til at overskue hvad konsekvensen er hvilke refleksioner gør venstre sig

til mistrivselsdagsordenen så kan der jo være alle mulige andre hensyn der gør at man alligevel tipper et andet sted hen men vi må vel også kunne reflektere over den

har vi jo også givet hinanden håndslag på at det er noget af det

skal kigge på men jeg synes også det er vigtigt inden man tager forhastede beslutninger at man også får undersøgt

socialdemokratiet foreslår sammen

at der også er strukturer i vores undervisnings og uddannelsessystemer som er med til at skabe den mistrivsel det er sådan jeg husker det som

ordføreren var ude at sige så i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig hvis ordføreren var lidt mere konkret i forhold til hvad det er for nogle strukturer og hvad

er vi kan ændre på og måske også

at prioritere noget psykologhjælp og noget fokus på ppr og så videre

til tusind dagesprogrammet så vi får lavet en tidligere indsats for de helt små

samtidig med at at vi laver tiltag for

begrænse skaderne kan man sige

jeg ikke kan udelukke at der kan være nogle af de ting som man har gjort de seneste ti femten tyve år som på en eller

og uddannelsessystemer der skaber

vil prioritere at finde ud af hvad er det egentlig for nogle strukturer der gør

bringer frem i dag kan vi få undersøgt nærmere hvordan de nationale test faktisk påvirker eller for den

skyld bliver anvendt det synes jeg også er noget det som

danske unge er mere presset end nogen sinde før

problem vi har talt om længe men som stadig væk mangler politisk handling vi har hørt vores undervisningsminister sige at det er forældrenes skyld at danske forældre ikke tager ansvar for deres børn

et regeringsparti sige at de unge bare skal stramme balderne og tage sig sammen uden klynk og ynk og vi har hørt andre partier påstå

for har man dårlige karakterer skal man ikke lokkes på gymnasiet i håb om at kunne ændre sig

hos børnene eller deres forældre det her handler om vores system der presser unge mennesker helt ned i de mindste skoleklasser sparekrav på uddannelsesinstitutionerne fastlagte karaktergennemsnit til gymnasiet et stadig voldsomt stigende snit på videregående uddannelser nationale test og ikke mindst presset om at være perfekt og opfylde de voksnes og skolens forventninger er hverdag for de unge i aalborg havde hele årgangen af elever i anden g på to skoler et markant højere stressniveau end befolkningen i danmark mere end hver anden elev scorede lige så højt på stressskalaen som den mest stressramte femtedel af befolkningen i to tusind og fjorten var fyrre procent af halvfjerdstusind adspurgte elever i danske gymnasie og hf klasser stresset hver uge tyve procent var stresset hver eneste dag jeg ved ikke hvornår

længere handler om bare at tage sig sammen det handler ikke længere

der i forvejen er eksponeret for pres eller er ressourcesvage det handler om vores alle sammens børn der med det nuværende uddannelsessystem risikerer at lide knækket disse menneskers liv burde handle om fællesskabet og ungdomslivet nu kommer alt fokus til at handle om bundlinjer og vækst de unge er ikke en del af en præstationskultur men en perfektionskultur der risikerer at gøre dem syge individualiseringen er gået for langt og vores børn og unge har i årevis

at råbe os op uden held mistrivsel blandt børn og unge er et strukturelt og et politisk problem som vi politisk kan gøre noget ved

eller de enkelte uddannelsesinstitutioner kan rykke alene det handler om at tage ansvar

det handler om unge mennesker som burde glæde sig over at have hele livet foran sig med de mange muligheder der i dag tilbydes men som i stedet for at være glade er ramt af depression angst eller andre psykiske lidelser der betyder at de mistrives

derfor er det klart betryggende at alle folketingets partier er optaget af emnet og konstant søger løsninger

at rejse denne forespørgselsdebat i dag så vi kan drøfte emnet grundigt blandt alle folketingets partier en god og tryg

og velfungerende voksenliv derfor er det afgørende at der bliver sat ind med indsatser når landets børn og unge oplever psykisk mistrivsel

at jo tidligere indsatserne sker jo bedre

er også bare sund fornuft derfor er

at regeringen og dansk folkeparti har afsat en milliard kroner til de første

for udsatte og sårbare familier det vil øge muligheden for at give den støtte som udsatte børn og deres familier så inderligt har behov for

vi så også satspuljen fra sidste år på sundhedsområdet

psykiatrisatspulje fordi der var meget stor fokus på psykiatrien og især for børn og unge og vi har lige lavet en psykiatrihandlingsplan for cirka to milliard

hvor der også er rigtig meget fokus på børn og unge grundlæggende mener jeg at forebyggelse er helt afgørende for at løse det her problem

og at der allerede her sættes ind derfor glæder jeg mig også over at den forebyggende indsats ude i kommunerne har fået et markant løft i den her regeringsperiode

der eksisterer blandt vores unge mennesker hvor man sidder på instagram og spejler sig i alle verdens topmodeller undervisningsministeren har taget hul på denne debat og det er vigtigt at vi løfter den i fællesskab instagram er ikke virkeligheden og hvordan får vi fortalt og lært de unge mennesker at skelne det ved jeg ikke men jeg tror at noget af usikkerheden og følelsen af ikke at være god nok opstår her som vi kan høre på ministrene

forsøgt at modvirke psykisk mistrivsel med diverse initiativer og indsatser det er der men vi er ikke i mål og jeg tror ikke at denne dagsorden går væk lige om lidt jeg hæfter mig dog ved at der er blevet etableret nogle meget afgørende indsatser og jeg glæder mig til at se effekterne af de indsatser i liberal alliance vil vi fortsat have fokus på emnet for det duer ikke at danmarks fremtid i højere grad mistrives det kan vi ikke leve med og det skal vi ikke leve med liberal alliance tilslutter sig den vedtagelsestekst som fru pernille bendixen læste op

en vigtig debat som den vi har i dag og hermed få sat politisk fokus på noget som er et meget stort og presserende problem

vores debat i dag også

nogle børn og unge som mistrives en lille smule som vi kan nå forebyggende og sætte ind i forhold til

nogle der har store problemer og som skal behandles på en helt anden måde i alternativet har vi også fokus på børn og unges trivsel og

på at forebygge mistrivsel vi har faktisk så stort fokus på det at vi i efteråret foreslog at der skal være et ministerium for trivsel og omsorg og det mener vi faktisk

såsom angst stress og dårlig livskvalitet som heldigvis kan forebygges langt hed ad vejen hvis vi vil meningen med

velfærdsstaten er jo at skabe bedre livsbetingelser for hele befolkningen

det var jo derfor at man i nitten syv og tredive indførte sundhedsplejersker det var derfor at man i nitten seks og fyrre indførte en obligatorisk skolelægeordning og det var også derfor at man i nitten otte og fyrre indførte skolebespisning

der er sket et eller andet siden dengang det er som om

den forebyggende del ikke har så stort et fokus og at man ikke

det synes jeg er et kæmpe problem vi har for nylig her i folketingssalen

den skadelige præstationskultur

at forklaringerne på at den præstationskultur er opstået er mange og at

vi mener i alternativet at der er kommet for stort fokus på karakterer og test vi mener ikke de skal afskaffes men vi mener der er kommet for stort fokus på det der skal være mere fokus på

uddannelsen som handler om det men jeg vil ikke komme så meget mere ind på det i talen i dag

det har vi som sagt haft en forespørgselsdebat om for nylig i alternativets sundhedsvisioner har vi mange forslag til hvordan

mistrivslen vi vi foreslår

at sundhedsplejersker kommer til at spille en større rolle også i forhold til for eksempel

og ungdomsuddannelserne og at man i højere grad

har trivselssamtaler med børn og unge og har sundhedsplejersker der er med til

have åben konsultation

hvor man kan komme ind og tale med sundhedsplejersker og jordemødre

projekter hvor unge hjælper unge

har en god effekt på unge der mistrives vi har ved tidligere satspuljeforhandlinger

fagpersoner der har med børn at gøre

forebygge at unge bliver stresset og give dem et

alle børn og unge mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter

skaber større trivsel vi mener også at det kunne være fornuftigt at sætte mål op for børns adgang til natur og

adgang til friluftsliv og natur

gør noget meningsfuldt det er det der skaber mental

for mental sundhed så hvilke konkrete forslag har vi som politikere som vi kan stå sammen om det er jeg spændt på og det

jeg håber at vi får nogle rigtig gode bud på det i dag det er det jeg har set frem til

at man egentlig gerne vil bevare karaktererne

og så siger ordføreren at det at det er bedre med

give plads til mere feedback eller

afskaffe alle karakterer men vi ønsker at der skal være karakterfri semestre for eksempel på ungdomsuddannelserne vi ønsker ligesom cbs har indført

karakterfri semestre hvor man får et frirum til at lære uden at skulle konkurrere

man ser at de faktisk bliver stressede over

gør det bedre end deres sidemand i stedet for at koncentrere sig om at være en del af et læringsmiljø så vi ønsker ikke at afskaffe karakterer fuldstændig men vi ønsker at der skal meget mere fokus fokus på feedback og den formative læring

mindre fokus på karakterer

i de mindste klasser

de bliver jo netop brugt til at konkurrere og sammenligne sig

skolerne imellem børnene imellem og landene imellem og alt muligt andet andet så hvis man skal have nationale test

skal det være op til skolerne om de vil have dem og så skal de bruges til læring

derfor kan vi jo godt have nogle forhåbninger om at man kan gå endnu længere og faktisk ikke nødvendigvis

i hele skoletiden

det har vi jo lov til at mene selv om vi ikke kan blive enige

med alle de andre partier om det så det er der slet ikke noget forkert i

utrolig lavt selvværd når man godt er klar over at man er den dummeste fordi man sidder

en halv time og klarer det hele merskumspiber og alt det der bliver spurgt om er de kloge og dem der sidder

ved ved er dem der klarer sig dårligst det er ikke godt for børns selvværd så derfor bakker vi fuldstændig op om den vedtagelsestekst der

sikrer bedre livsbetingelser for vores børn og unge er jo også noget vi i sf er rigtig optaget af som det også er blevet nævnt i debatten er det jo desværre en kendsgerning at et stigende antal børn og unge oplever psykiske problemer og mistrivsel en række undersøgelser og statistikker peger på at vi i øjeblikket står over for store udfordringer med et stigende antal børn og unge som oplever sundhedsproblemer af mental karakter det afspejles også andre steder

flere børn og unge er i kontakt med psykiatrien end tidligere mit og sfs udgangspunkt er

fortæller med deres mistrivselstegn noget vigtigt om den måde vi har indrettet vores samfund på og de forventninger som vi har til hinanden psykiske problemer er reaktioner på de vilkår børnene og de unge lever under de oplevelser de har og har haft og de relationer de har til jævnaldrende forældre søskende pædagoger

hvorfor ser vi så den her tendens til stigende psykisk mistrivsel blandt

er det vigtigt at understrege at psykiske lidelser og mentale sundhedsproblemer

som ofte ikke kun kan tilskrives én årsag alligevel

er det påfaldende at tendensen til den store stigning i psykisk mistrivsel blandt børn og unge finder sted lige præcis i de her år i sf er vi helt overbeviste om at en stor del af forklaringen på den generelle tendens til øget psykisk mistrivsel blandt børn og unge skal findes i den måde vi har indrettet vores samfund på de senere år med fokus på hastighed effektivitet hurtighed og

og at dagtilbud folkeskoler og forebyggende sociale tilbud mangler de nødvendige ressourcer til at de små tegn på mistrivsel opdages tidligt og gives hjælp tidligt børnene viser mistrivslen med deres adfærd både ved for eksempel

trække sig fra andre eller blive udadreagerende og komme i konflikter for at forstå om der bag den her adfærd ligger familiemæssige problemer indlæringsvanskeligheder mobning eller lignende skal der være tid til at de voksne kan se det enkelte barn og der skal være den nødvendige hjælp til barnet børnegruppen familien eller hvor det nu er der er brug for hjælp individualiseringens og selvansvarlighedens tidsalder bør også ses som en del af samfundsdiagnosen de unge er frit stillet til at skabe sig selv de får i hvert fald at vide at mulighederne stå åbne for dem hvis de altså vil fremdriftsreform uddannelsesloft nationale test og karakterranglister er politiske tiltag som har kastet kul på præstationsbålet

til at skulle præstere perfekt i alt og samtidig siger at man ikke må begå fejl eller vælge forkert

at de ikke er gode nok hvis ikke de klarer sig godt og at det er deres egen individuelle skyld hvis noget går galt at det er forkert at træde ved siden snuble og gå omveje

jo et helt forkert signal at sende for det er jo netop det som livet er gjort af at være åben og nysgerrig at fejle og at lære af at livet ikke bare former sig snorlige

i to tusind og sytten lavede psykiatrifonden en undersøgelse hvor man spurgte en tusind fem hundrede unge mellem seksten og fire og tyve år om vigtigheden af at klare sig karaktermæssigt godt i skolen to og fyrre procent svarede at de var enige eller meget enige i at høje karakterer på uddannelsen er nødvendige for at få et godt liv

og det viser med ret stor tydelighed et af de store problemer i dag det perfekte liv bliver

mange unge koblet med præstationer og høje karakterer de unge har

grad internaliseret samfundets forventninger og gjort det til selvforventninger i sf

vi gøre rigtig meget for at understøtte bedre vilkår for børn og unge for det kan

at børn i et land som danmark skal mistrives i den grad vi har i de seneste mange år kæmpet for at udbrede muligheden for gratis psykologhjælp til børn og unge

vi er nået noget af vejen ved at sikre gratis psykologhjælp til de atten til en og tyve årige men vi skal stadig sørge for at alle

så har vi også med vores forslag til en ro på reform sat spot på præcis den samfundsdiagnose

for gratis psykologhjælp og mere hjælp til dem som oplever mistrivsel er selvfølgelig afgørende men hvis vi nu

i første omgang sørgede for at vores børn og unge ikke udviklede problemerne

det har jeg forstået rigtigt kan jeg se derfor skal jeg sige at afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse som nævnt først vil finde sted torsdag den enogtyvende februar

rammer rigtig mange mennesker og for det enkelte menneske der bliver ramt af sygdom

hyppigste følge af

blive syg at man ikke kan leve livet på helt samme måde som man gerne ville hvis man havde været sygdommen foruden man får sværere ved at efterleve sine ønsker og sine mål i livet det gælder både fysisk sygdom og psykisk sygdom i dag skal vi diskutere psykisk sygdom

der ligesom skal sættes op om den del af den danske befolkning og det er altså flere og flere det er både voksne og børn og unge der bliver ramt af psykisk sygdom

vi får lavet løbende og dynamiske justeringer og udvikling af de rammer vi sætter op for psykiatrien i danmark

regeringen fremlagde et udspil i september måned sidste år og nu ønsker regeringen

også nogle af punkterne hvor vi tænker at her er der behov for at vi får kigget nøjere på det frem mod en tredje behandling lad mig nævne punkterne

det gøres til en skal opgave at der skal laves udskrivningsaftaler og

koordinationsplaner i forhold til psykisk syge indlagte patienter som har kontakt til den kommunale del af psykiatrien det er godt

nødvendigt at man i højere grad får lavet den her lette overgang og kobling så man får gjort det bedste for patienterne uanset om det er den kommunale del eller det er behandlingpsykiatrien i det regionale regi

tvungen opfølgning efter udskrivning ja det er en forsøgsordning som blev lavet i to tusind og tretten

og seks og tyve patienter har været fulgt af den her ordning vi synes egentlig fra socialdemokratisk side at det har været en rigtig god ordning at overlægen ligesom kunne beslutte og kan beslutte at pålægge patienten

møde op til medicinering i psykiatrien efter man er blevet udskrevet vi er egentlig lidt kede af at man fjerner det her tilbud

og det er måske et af de punkter vi fra socialdemokratisk side godt vil have uddybet noget frem mod tredjebehandlingen vi ved

har været i besiddelse af knive og andet og derfor bakker vi også op

initiativet med at der skal være mulighed for at bruge kropsskannere

af patienter og pårørende vi er også meget forstående

at mange er misbrugere blandt psykiatriske patienter og at det derfor kan være nødvendigt også at lave kontrol af udearealerne omkring de psykiatriske afdelinger

regionerne skal have mulighed for at indgå aftaler med private aktører

retspsykiatriske patienter der er dømt til ambulant behandling det klinger ikke umiddelbart så godt i et socialdemokratisk øre men vi er også i socialdemokratiet af den opfattelse

vi sagt mange gange til regionerne at de må sørge for at bruge alle de muligheder

har for at hjælpe patienterne uanset om det er inden for egen region i andre regioner eller er private tilbud og derfor nikker vi også til det her det må prøves af men det der er utrolig vigtigt for os og som også er beskrevet i lovforslaget er at det er regionerne der skal opsætte kvalitetskrav og lave økonomiaftalerne med de private aktører på området det vi naturligvis tænker på

det vi så i nullerne hvor

åbnet for de gyldne haner til de private aktører og hvor man så en flugt af væsentlige spidskompetencer fra det regionale hospitalsvæsen altså det offentlige sygehusvæsen og ud til

private hvor de kunne tjene mange flere penge den situation ønsker vi aldrig skal opstå i danmark igen og slet ikke

så mange flaskehalse i forhold til faglig kapacitet færdigbehandlingstakster som eksisterer i somatikken vil også skulle indføres i psykiatrien det har vi længe talt for og vi synes at rammen der er sat op her er fin vi vil følge den men vi er bange for at kommuner vil hjemtage patienter til et

og vi ved godt at mange kommuner har rigtig svært ved at opbygge faglighed og kapacitet så det er et område vi vil følge

jeg så slutter af med formand er at sige at

i forhold til sygehuslæger der får mulighed for at give straksbehandling

når man læser det igennem tænker man hvorfor pokker har man dog ikke fået lavet de justeringer tidligere

det giver virkelig god mening med de kommentarer støtter vi lovforslaget men stiller nogle

på baggrund af en psykiatriplan som

regeringen har fremlagt en psykiatriplan som vi i dansk folkeparti

havde fyldt noget mere og sikret at alle der

en psykisk lidelse i danmark kunne få den hjælp de har brug for

er ked af at man her endnu en gang prøver at vise et

svære side af

tvang i psykiatrien jeg ved godt at et lovforslag skal tage højde for lige præcis det man skal kunne

for de mennesker som er i psykiatrien

vi ser udskrivningsaftaler og koordinationsplaner som en vigtig del af

eget hjem eller til en social institution

inden de får en psykose

er det jo rigtig fint at vi nu går ud og siger

til sin ret det var i forvejen

rigtig mange forskellige ting ind i forslaget for at

gøre for de mennesker som ikke tager deres medicin og bliver udadreagerende og selv for deres familie for deres omgivelser

kunne sikre at man hjælper

har det sværest i forhold til brug af kropsscannere og narkohunde

fundet ud af at sikre de mennesker der har det sværest vi hjælper

er nødt til at smugle våben med ind på en sikret afdeling

lave en ordentlig psykiatri ville det

fordi vi skal sikre det personale der er der der

forslag om justering af taksterne for

psykiatriske færdigbehandlingsdage

at de mennesker der så kommer ud i kommunerne bliver visiteret til præcis de institutioner

hundrede og halvtreds psykiatriske pladser som bliver lavet til dem

med nogen der ikke er stofmisbrugere eller om at sikre at de kommer på nogle institutioner hvor man har

sidste del af forslaget

af akutte abstinenser endnu en gang

jeg har talt med psykisk syge der

på den anden side så ja vi bakker op om forslaget vi har en del spørgsmål

ikke bare ser dem som nogle voldelige

vare på det er syge mennesker som

sat i verden for at passe på det håber jeg vi kan

med regeringens psykiatriplan fra september to tusind og atten vi løfter i fællesskab tog vi et vigtigt skridt i retning mod at sidestille psykisk og fysisk sygdom også i økonomisk henseende

både stolt over på mit partis vegne men i særdeleshed glad på patienternes vegne for det er jo dem det hele handler om stigningen i antallet af personer med psykiske lidelser otte og tyve procent i voksenpsykiatrien siden to tusind og ti og ikke mindst vores mange unge som giver udtryk for at de mistrives er forstemmende tre og halvtreds procent flere børn og unge har siden to tusind og ti fundet vej til psykiatrien det kræver handling og nu sætter vi turbo på med konkrete initiativer der dels skal gøre livet bedre og mere overskueligt under og efter en indlæggelse på en psykiatrisk afdeling dels skal skærpe sikkerheden på de psykiatriske afdelinger alt for ofte har vi hørt historier fra de psykiatriske afdelinger om at for eksempel stoffer og rusmidler

og på mine besøg på forskellige lukkede psykiatriske afdelinger

hårde miljø som der af og til hersker det duer ikke for man skal være tryg som patient i psykiatrien stoffer og rusmidler er en farlig cocktail sammen med psykofarmaka og det giver god mening at vi nu strammer op så man

til at anvende både kropsscannere og narkohunde stoffer rusmidler og farlige genstande hører ikke hjemme på en lukket psykiatrisk afdeling sådanne ting skaber utryghed og farlige situationer for både patienter

mangler sammenhæng også i psykiatrien regeringens forslag til en sundhedsreform vil bringe behandlingen tættere på borgerne og sikre mere smidige overgange for for eksempel kronikere med kol og diabetes men der er også brug for bedre overgange i psykiatrien ved at sætte fokus på udskrivningsaftaler og koordinationsplaner giver vi kommunerne og sygehusene bedre muligheder for i dialog at finde de bedste løsninger for patienten ingen må blive tabt mellem to stole glemt eller klemt i overgangen fra én institution eller sektor til en anden og vi ved at udskrivningsaftaler og koordinationsplaner kan afværge tvangsindlæggelser og samtidig sikre et mere sammenhængende forløb for patienten nogle psykiatriske patienter har kaotiske livsforløb og vi må og skal holde hånden under dem det er tryghed for patienten og for de pårørende og en vigtig hjælp til personalet på vores bosteder som jeg nævnte indledningsvis har vi i venstre en ambition om at sidestille psykiatri

somatik og det gælder også færdigbehandlingstakster

allerede fra somatikken set i lyset af at der i to tusind og sytten var cirka fireogtyvetusind færdigbehandlingsdage hvor en færdigbehandlet borger optog en plads på en psykiatrisk afdeling er der plads til forbedringer og et nyt incitamentsredskab det duer ikke at man som færdigbehandlet borger optager kapacitet for en syg patient det er simpelt hen ikke værdigt for nogen man skal hjem i trygge rammer

at opkræve en statslig færdigbehandlingstakst som ligner den vi kender fra somatikken

mere kapacitet i psykiatrien og et incitament for kommunerne til at tage færdigbehandlede borgere hjem er én vej

vej at gå er at vi i højere grad anvender ledig kapacitet i det private med lovforslaget her bliver det muligt for regionerne at indgå aftaler med private aktører om ambulant behandling af retspsykiatriske patienter sidst men ikke mindst giver vi læger i sygehusvæsenet mulighed for at ordinere afhængighedsskabende lægemidler indtil stofmisbrugs eller abstinensbehandling kan iværksættes ligesom vi med lovforslaget afskaffer den såkaldte tvungne opfølgning begrundelsen er enkel der har ikke været gjort brug af ordningen og sundhedsstyrelsen vurderer at der er retssikkerhedsmæssige udfordringer men jeg vil gerne her tilkendegive at jeg umiddelbart har haft mange overvejelser ved at ophæve ordningen for denne særlige gruppe meget syge patienter

umiddelbart tryg ved at vi iværksætter nye initiativer omkring udskrivnings og koordinationsplaner men jeg vil meget gerne drøfte hvis der er interesse for det med folketingets øvrige partier og

om det er den rigtige vej at gå at ophæve tvungen opfølgning venstre kan støtte lovforslaget som det er fremsat og jeg skal på vegne af de konservative tilkendegive at man også

to tusind og atten vi løfter i fællesskab lovforslaget består af flere elementer i henholdsvis sundhedslov og psykiatrilov der er krav om udarbejdelse af udskrivningsaftaler afskaffelse af den tvungne opfølgning samt straksbehandling af akutte abstinenser som vi som udgangspunkt er positive over for

også en række elementer som er fuldstændig uacceptable for enhedslisten

kropsscannere og narkohunde det er ambulant retspsykiatrisk behandling på private institutioner og det er nye takster for færdigbehandlingsdage

godt lige sige et par generelle ord om psykiatrien lovforslaget her adresserer slet ikke det afgørende problem i psykiatrien det være sig både hospitalspsykiatrien og den kommunale socialpsykiatri manglen på ressourcer i stedet for ser vi en række symptombehandlingsforslag nogle der er sympatiske andre er forværrende men det grundlæggende er

ikke med til at løse problemstillingen som lægeforeningen også gør opmærksom på i deres høringssvar viser en undersøgelse gennemført af momentum hos kl i to tusind og

at andelen af akutte genindlæggelser højst tredive dage efter udskrivningen er steget fra atten

procent i to tusind og ti til to og tyve

den gennemsnitlige indlæggelsestid for psykiatriske patienter på syv år fra to tusind og ti til to tusind og sytten faldet med en og tyve procent det samlede antal af genindlæggelser er i samme periode steget med en og tredive

samtidig er bevillingerne ikke fulgt med så udgiften per patient er reelt faldet

af hvordan virkeligheden er i psykiatrien i dag patienter der bliver udskrevet inden de er færdigbehandlede og at vi ikke har en socialpsykiatri der er i stand til at følge op på den gruppe af patienter der kommer ud

det er det helt reelle problem i psykiatrien og den problemstilling forholder lovforslaget sig ikke til kort omkring de enkelte elementer

der mangler dog målrettede midler som kan sikre at der kommer handling bag aftalerne ligesom vi mangler inddragelse af så vel kommuner som praktiserende læger og pårørende det er ligeledes positivt at den tvungne opfølgning afskaffes virkningen har været tvivlsom og det har skabt tvivl om retssikkerheden det er også positivt at der indføres straksbehandling for akutte abstinenser til gengæld finder vi det helt uacceptabelt at indføre narkohunde og kropsscannere problemet med ulovlige stoffer som jo findes på lukkede afdelinger er reelt nok men det løses ved flere personaleressourcer og mere specialiserede afdelinger at indføre et overvågnings og kontrolregime kan derimod medføre en optrapning af konfliktniveauet til ugunst for både personale og andre patienter regeringen lægger også op til at øge færdigbehandlingstaksten for kommunerne igen mener vi at det er en helt forkert vej at gå det drejer sig generelt om en begrænset gruppe af patienter

når kommunerne ikke løser opgaven i dag må vi forvente at det er fordi de ikke har pladser der er tilpasset behovet en for høj færdigbehandlingstakst øger risikoen for at kommunen hjemtager fordi de føler sig økonomisk pressede til

en gruppe af de mest udsatte borgere i stedet for er der brug for et løft af den kommunale socialpsykiatri

kommer flere mindre og mere specialiserede afdelinger endelig er der forslaget om at åbne op for ambulant behandling på private institutioner vi mener ikke det løser det grundlæggende problem med manglende pladser i både hospitalspsykiatri og retspsykiatri

ikke flere psykiatere af at der åbnes op for private aktører tværtimod

sammenhængende behandlingsforløb hvis der kommer flere aktører ind over behandlingen det samlede forslag løser ikke problemet med mangel på ressourcer i psykiatrien det er udtryk for symptombehandling og vi frygter at det på nogle områder ovenikøbet kan forværre tilstanden enhedslisten kan derfor ikke støtte forslaget

op til at der skal indgås udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for voksne som overlægen har kendskab til modtager støtte på grund af nedsat

i dag tabes alt for mange patienter fordi der ikke er sammenhæng i indsatsen mellem regioner og kommuner alt for ofte udskrives patienterne til ingenting og så er der desværre kun en vej og det er tilbage til indlæggelse derfor er det vigtigt at der følges op og tages hånd om disse patienter efter udskrivelse fra hospital

så skal det være muligt at sætte ind mod misbrug mange patienter med psykiske problemer har også problemer med misbrug det skal derfor være muligt at tjekke med kropsscannere og narkohunde om der kommer stoffer ind på hospitalet

i en lægelig behandling af stofmisbrug selv om disse midler kan skabe afhængighed selvfølgelig skal stofmisbrugere med abstinenser have øjeblikkelig hjælp med abstinensbehandling indtil den egentlige behandling kan iværksættes når en patient er klar til udskrivning fra hospitalet skal vedkommende udskrives og hjem og fortsætte behandlingen i kommunen så hurtigt som muligt man skal ikke opholde sig på et hospital længere end højst nødvendigt

den enkelte patients skyld for andre patienters skyld som måske så ikke kan få en nødvendig plads

derfor foreslås det også at kommunerne skal betale en takst

patienter liggende på hospital efter de er udskrivningsparate herved er det håbet at alle patienter kommer ud af hospital og hjem til behandling i kommunerne

så er det meget glædeligt at man endelig vil inddrage kapaciteten i det private og nu giver regionerne mulighed for at indgå aftaler med privathospitaler om at behandle ambulante retspsykiatriske patienter

døjer med psykiske sygdomme antallet af patienter inden for psykiatrien er ifølge dansk sygeplejeråd vokset med fire og fyrre procent siden to tusind og otte og andre tal fra sundhedsstyrelsen viser at antallet af personer som bliver indlagt akut mindst fem gange på en år er steget fra otte hundrede og fire og tyve i to tusind og ni

femten for alternativet er det vigtigt at tage problemerne alvorligt og styrke den psykiatriske indsats vi skal hjælpe folk med psykiske sygdomme tilbage til et godt trygt og meningsfuldt liv regeringen foreslår i det her

forskellige elementer og overordnet set finder vi det positivt at regeringen ønsker

en styrket og sammenhængende behandling af mennesker med psykiske lidelser så det finder vi positivt i alternativet der er imidlertid en række pointer og

regeringens forslag om udskrivningsaftaler og koordinationsplaner efter afsluttet behandlingsforløb er vi positive over for for at starte med det

vi oplever desværre at tilbagefald i psykiatrien er en udbredt problematik og den rehabiliteringsproces der foreligger for patienten er afgørende vi har i alternativet i den forbindelse et forslag

en politik der handler om

garanteret en opfølgning inden for en uge efter

sidestille det med når man bliver udskrevet

på det somatiske område vores forslag indeholder

at der skal være sociale tilbud

i det her forslag er at man

afskaffe den tvungne opfølgning efter

er vi bekymrede over og og jeg vil gøre opmærksom på at vi deler danske regioners bekymring for om

at personer der er omfattet af ordningen

fremadrettet ikke

vi er også bekymrede over den del af lovforslaget der handler om kropsscannere og narkohunde

og vi er bekymrede for at man bevæger sig i retning af

indrette hospitaler som fængsler det er måske groft

eller sat meget på spidsen men vi mener at det er en uheldig udvikling så umiddelbart er vi positive over for at der er et fokus på på psykiatrien

men vi har nogle punkter som vi ikke kan

psykiatrien noget af det er vi i sf enige i og andre dele af det kan vi ikke støtte tilsammen betyder det at jeg ikke klart kan sige at sf støtter hele forslaget

udvalgsbehandlingen kan drøfte om der kunne være en opdeling af lovforslaget jeg vil starte med det fra sfs synspunkt positive indhold af lovforslaget for eksempel initiativerne som kan medvirke til at skabe en bedre sammenhæng og ansvarsfordeling i psykiatrien det gælder udskrivningsaftaler koordinationsplaner for alle voksne patienter og ophøret af tvungen opfølgning efter udskrivning det er for sf meget vigtigt at sikre en ordentlig overlevering i et tæt og håndholdt samarbejde med både patient og pårørende dette kan man håbe på at initiativerne kan bidrage til selv om vi godt kunne ønske os mere fokus på at de pårørende blev inkluderet i overleveringen generelt ønsker sf langt mere inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen muligheden for at udskrive afhængighedsskabende stoffer i misbrugsbehandlingen og sikre

patienter er sf ligeledes positive over for det mener vi vil forbedre behandlingen af de rusmiddelafhængige men der er også flere elementer som vi i sf er betænkelige ved

i visse tilfælde yderst betænkelige ved det gælder lovforslagets elementer om kropscannere og narkohunde opkrævning af færdigbehandlingstakster og øget brug af privathospitaler stoffer og knive findes desværre på psykiatriske afdelinger og vi vil gerne være med til at fjerne den risiko det udgør for andre patienter og personale men det er dilemmafyldt at indføre flere muligheder for kontrol og tvang for på den ene side

er en hospitalsafdeling ikke et fængsel og personalet bør derfor heller ikke have den rolle som også kan være konfliktoptrappende kropsvisitering og narkoopsporing med hunde er en politiopgave og bør ikke løses af private vagtværn som det også bliver udtrykt i flere af høringssvarene kan brug af kropscannere og narkohunde have en uheldig signalværdi og dermed medføre øget mistillid og mistro mellem personale og patienter det mener vi i sf ikke er hensigtsmæssigt vi mener i stedet at de ressourcer kan udnyttes langt bedre for eksempel på indsatser der styrker misbrugsbehandlingen på afdelingen og som dermed

opkrævning af færdigbehandlingstakster

økonomiske incitamenter kan i og for sig være gode men vi er dog betænkelige ved den egentlige effekt af det her forslag som det også fremgår af flere høringssvar kan man frygte at forslaget snarere medfører at kommunerne i højere grad begynder at hjemtage patienter til mindre egnede tilbud fordi incitamentet til at gøre det vil være til stede forslaget ligger til grund at det vil øge kapaciteten på psykiatriske afdelinger men det forudsætter jo at kommunerne har et andet relevant tilbud og der er en risiko for at flere patienter bliver udskrevet til ingenting

risikoen for det mener vi

afdækkes nærmere forslaget om at give regionerne mulighed for at indgå

aftale med private institutioner om behandlingen af retspsykiatriske patienter med en ambulant behandlingsdom er sf helt enkelt imod det er og bliver et offentligt ansvar at den psykiatriske behandling varetages forsvarligt kapacitetsudfordringen skal ikke løses ved udlicitering til private institutioner men skal i stedet løses i regionen udliciteringen vil blandt andet medføre øget forvirring om behandlingsansvar og en skævvridning af hvilke patienter der bliver behandlet hvor

det afgørende at indsatsen for mennesker med psykiske lidelser opprioriteres og styrkes markant psykiatrien er hårdt presset og derfor skal der større tiltag til for at vi får løst de store

med et stigende antal patienter manglende ressourcer og kapacitetsproblemer vi mener ligesom lægeforeningen også bemærker i deres høringssvar

her kun rummer få og små skridt i den rigtige retning der mangler simpelt hen ressourcer i behandlingspsykiatrien

der lægges op til med det her lovforslag udfordringerne

bedre sammenhæng og ved at udvikle yderligere økonomiske incitamenter på den baggrund kan sf bakke op om dele af forslaget mens vi dog

forholder os mere skeptiske til andre dele af forslaget jeg skal hilse fra de radikale

og opbakningen fra både dansk folkepartis og socialdemokratiets side til

ligesom bliver sagt fra flere af ordførernes side at det her lovforslag

bare et delelement af den psykiatrihandlingsplan som regeringen fremlagde i september måned sidste år og når der er en efterspørgsel i forhold til de økonomiske ressourcer

som vi også afsatte med psykiatrihandlingsplanen i efteråret jo i høj grad er et udtryk for at vi også økonomisk prioriterer at løfte området og derfor skal tingene selvfølgelig ses i en sammenhæng og ikke sådan at det her lovforslag bare kan stå isoleret men det er vigtige initiativer både

sikre at vi får styrket psykiatrien

grundlæggende heller ikke enig med blandt andet sfs og enhedslistens ordførere som ligesom siger at det at indføre en færdigbehandlingstakst er en forkert vej at gå altså undskyld mig fem og tres senge i psykiatrien var

optaget af færdigbehandlede patienter fem og tres senge konstant hele året rundt

sengepladser som jeg langt hellere så brugt på patienter der har et behandlingsbehov ikke mindst i en situation hvor vi godt ved at der

også fra faglig side er et ønske om at vi får

flere senge i psykiatrien derfor er jeg bare dybt uenig i den der tænkning om at det

mikkel rasmussen som mange her i salen sikkert kender som formand for psykiatri listen og næstformand i psykiatri og socialudvalget i region midtjylland

i forbindelse med netop diskussionen om færdigbehandlingsdage og forholdene i aarhus kommune

aarhus kommune er en af de kommuner der ikke er så gode til at hjemtage patienterne siger at

incitament for kommunen i at have patienterne liggende færdigbehandlede på psykiatrisk afdeling

så siger han videre at hvis kommunen skal ud og finde et specialtilbud eller et botilbud kan det koste et sted mellem fire tusind og fjortentusind kroner i døgnet alt afhængigt af patientens diagnose

skal holdes op imod at deres

spiller en rolle jo det spiller en rolle om de økonomiske incitamenter vender den rigtige vej

en stor andel af de færdigbehandlede patienter

en tid og en periode hvor man skal finde det rette tilbud inden man udskriver

syv og tredive dage ud over den tid hvor de sådan set er lægefagligt vurderet til at være færdigbehandlet en lang række af vores psykiatriske færdigbehandlede patienter

det gælder for mere end hver tiende er vores færdigbehandlede patienter derfor må jeg bare sige at hvis vi reelt set også få de økonomiske incitamenter til at vende den rigtige vej i forhold til at man som kommune ikke ligesom tænker

borgere liggende på psykiatriske afdelinger så er vi nødt til at gå ind og kigge på færdigbehandlingstaksterne ligesom vi

en indfasning over tre år men også en indfasning der ser anderledes ud end

meget hurtigt så lægger vi op til her at der først sker en optrapning efter syv dage og så efter femten dage altså så man netop giver tid til at kommunen også kan finde det specialiserede tilbud til den

der måske netop ikke er klar til at komme helt ud i eget hjem efter udskrivning fra psykiatrien derfor håber jeg også på at der fra partiernes side så i hvert fald i udvalgsbehandlingen vil komme nogle konkrete og konstruktive forslag til hvordan vi så skal håndtere

når borgere har været indlagt over en længere periode overgår de til at

folkeregistreret i den pågældende kommune

set derfor vi har ændret lovforslaget efter høringsperioden så vi følger de principper der gælder på socialområdet i relation til handlekommune og betalingskommune sådan at det ikke er sådan at der er nogle kommuner der

færdigbehandlingstakster fordi der er nogle borgere der er indlagt i længere tid

at vi netop forpligter den oprindelige kommune i forhold til det ansvar den har for at sørge for at borgeren også kommer godt

de høringssvar der er givet eller de problemstillinger der

fuldstændig relevant at skabe en lovhjemmel til at man kan bruge kropsscannere også regelmæssigt og sikre at der er den hjemmel til det når der har været rejst tvivl om hvorvidt der egentlig i lovgivningen var hjemmel til at man kunne kropsscanne i forbindelse med besøg

på sikringen eller på vores retspsykiatriske afdelinger hvor der kan være situationer hvor der kan være behov for det jeg kan hvert fald også notere mig at en række høringssvar sådan set anerkender både ønsket og behovet for det det gælder

af de faglige organisationer hvis man hvis man tager for eksempel dansk psykiatrisk selskab eller hvis man tager sinds høringssvar

at vi skal indføre fængselslignende tilstande det handler om at vi også skal sikre at de patienter der er på vores psykiatriske afdelinger ikke bliver bragt i en situation hvor deres behandling bliver ødelagt af at der bliver indsmuglet for eksempel rusmidler på afdelingen som gør at man så egentlig ikke kan gennemføre det behandlingsforløb som kan bringe en videre fordi der er nogle andre der

vi jo desværre har set på adskillige af vores psykiatriske sygehuse

har vi behov for både for patienternes skyld men også for medarbejdernes skyld

at kunne sikre at der lovgivningsmæssigt er nogle rammer der gør at man kan gå ind og håndtere det

af høringssvarene der faktisk peger på at man gerne ville

af narkohunde også inde på afdelingerne og der har vi jo faktisk valgt at afgrænse det

det handler om udearealerne bare i relation til nogle af dem der arbejder der i dagligdagen og de behov de ser men som sagt er jeg rigtig glad for opbakningen fra socialdemokratiets og dansk folkepartis side til at vi også

området kan være med til at tage en række initiativer på området herunder også at sikre at vi de steder hvor der kan være behov

den ambulante retspsykiatriske behandling det skal også ses i lyset af en femten procentsstigning i antallet af retspsykiatriske patienter og at vi kan se at der i dag er steder hvor retspsykiatriske patienter bider sig ind

skaber nogle situationer i dagligdagen der kan være udfordrende men sådan set også gør

god sund fornuft og ikke handler om ideologi det er jo lidt ærgerligt hvis det er ideologi der skal stå i vejen for at man der giver muligheden for at regionerne kan lave aftaler med private aktører så vi kan udnytte den fulde kapacitet på psykiatriområdet og dermed også sikre at vores patienter i psykiatrien får det tilbud som de har behov for og som de har krav

jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål der måtte være

er uenige i at patienter der er færdigbehandlet skal ud i socialpsykiatrien jeg stiller mig bare noget undrende over for at ministeren har den opfattelse at når de

en psykiatrisk afdeling så er det såmænd bare fordi kommunerne synes at det er

bedst at de er det og at den måde vi får løst det problem på

kommunerne økonomisk virkeligheden er vel at socialpsykiatrien er akkurat lige så presset som hospitalspsykiatrien er og at det er fordi der reelt ikke er pladser til de borgere der bliver på de afdelinger

er otte og halvtreds procent af lægerne på de psykiatriske afdelinger som siger at de udskriver patienter

som de egentlig synes burde være indlagt så har vi jo et kapacitetsproblem men det er jo ikke alene fordi kommunerne ikke hjemtager

fordi der mangler ressourcer når de bliver ved

det fordi der mangler ressourcer i socialpsykiatrien

patienter bliver afvist er det fordi der mangler ressourcer i hospitalspsykiatrien jeg synes ikke billedet er så svært at tyde og jeg har svært ved at se hvordan det skulle løses ved at

og tres senge var permanent optaget med færdigbehandlede patienter det er da lige præcis senge der

fagpersoner der siger gid vi havde mere kapacitet den kapacitet skal vi da have frigjort

kommunerne kassetænkte jeg valgte faktisk at citere

som jeg sådan set absolut

de økonomiske incitamenter til at vende rigtigt det handler ikke om at straffe kommunerne det handler om at sørge for at det ikke er billigere at

på psykiatrisk afdeling når man sådan set har en forpligtelse til at sørge for at borgerne kommer godt videre der er også ledig kapacitet lige nu på de en hundrede og halvtreds særlige pladser som jeg også kun kan opfordre til at man fra kommunal side begynder

pointen er jo at når kommunerne ikke udnytter det når de ikke hjemtager de patienter så er det fordi der reelt set ikke

det løser vi jo ikke ved at straffe kommunerne

det bedste tilbud der er til dem lige nu desværre

og dermed er det patienterne der kommer i klemme kapacitetsproblemet løses jo ved at vi tilfører flere ressourcer både til socialpsykiatrien og til hospitalspsykiatrien

hvelplund kom ind

tilfører flere ressourcer til psykiatrien og det er der behov for der er også ledig kapacitet

jeg helt med ministeren men jeg har også en anden bekymring det er egentlig en der gælder både inden for psykiatrien men også inden for det specialiserede socialområde det er at

og hver gang vi føler os magtesløse over

den måde det viser deres udsathed på så er svaret altid

institutioner som vi har for de allermest udsatte borgere det synes jeg er en analyse værd så

jeg havde selv fornøjelsen af i i går at være på psykiatrisk sygehus i

og se på de erfaringer de har gjort sig i forhold til deres bæltefri afdelinger og hvordan det

er lykkedes dem i modsætning til andre afdelinger ikke bare at få en substitution over for andre former for tvang men netop at arbejde med deeskalering og andet

vi skal arbejde mere med men men det står ikke i modsætning til at

man for eksempel på sikringen hvor vi

har behov for at kunne kontrollere hvad der kommer ind

og at man på retspsykiatriske afdelinger kan bruge kropsscannere så vel som man

som kan være dybt sårbare over for fristelsen

handler netop om at det her er behandlingstilbud

jo grunde til at at de borgere har fået en behandlingsdom og ikke en fængselsdom

at personalet får

kaliber er er ministeren ikke

anbragt der efter dom jeg mener sådan set at når vi taler sikringen hvor det så handler om rutinemæssig kontrol

fuldstændig nødvendigt når vi også kigger på den farlighedsgrad der er

at arbejde med deeskalering og i det hele taget opbygning af relationer og

står i modsætning til at sikre at der er hjemmelen til også de gange hvor det er nødvendigt at kunne bruge kropsscannere ved risiko for

de otte og halvfems kommuner

for stor variation i tilbud eller ikke tilbud i forhold til bosteder der er reelt flaskehalse vi havde lange politiske diskussioner om det her emne da vi traf politisk beslutning om de en hundrede og halvtreds socialpsykiatriske sengepladser hvor det stod helt tydeligt for ordførerkredsen at der er en flaskehals

en flaskehals i forhold til det faglige personale både det socialfaglige og det sundhedsfaglige personale

gerne spørge ministeren om ministeren har den samme erkendelse

den har vi behov for bredt politisk

fællesskab om at få sikret at visitationskriterierne justeres i forhold til de en hundrede og halvtreds pladser af den kapacitet der er skabt der så kan man tage en stor diskussion

det er nødvendig kapacitet i forhold til vores psykiatri og det er de fem og tres senge der er fyldt med færdigbehandlede patienter også lige såvel som det er vigtigt at kigge på kvalitetskravene i socialpsykiatrien det kigger vi på i sundhedsreformen hvor vi jo har lagt op til at kvalitetsplanen for det nære blandt andet skal indbefatte bindende faglige standarder for tilbuddene på de socialpsykiatriske

har den samme opfattelse af at variationen er for stor

på rekrutteringsudfordringen jeg er fuldstændig enig i at vi har en stor udfordring med rekruttering i psykiatrien det er også et af de punkter der indgår

vi har også erkendt en anden ting i socialdemokratiet og det er at økonomien i kommunerne generelt set er for dårlig til at løfte de mange

det her er jo et politisk rum

en af de ideologiske forskelle hvem vil bruge flest penge på velfærd

det her område i årene frem til 2025 har ministeren et indtryk af om det er

kommunernes økonomi og i forhold til at vi har løftet sundhedsøkonomien så står vi noget bedre end den tidligere socialdemokratisk ledede regering når det kommer til servicevækstramme og andet og hvis vi kigger frem

fem og tyve er vores råderum mindst lige så stort som det råderum som socialdemokratiet turnerer rundt med og derfor er det jo et spørgsmål om viljen til at prioritere sundhedsvæsenet det har vi vist mens vi har siddet i regering altså at vi har viljen til at prioritere sundhedsvæsenet det gør vi også med psykiatrihandlingsplanen